henrik sass larsen har meddelt mig at han nedlægger sit hverv som medlem af folketinget per tredivete september to tusind og nitten i dag er der følgende anmeldelser ministeren for fødevarer fiskeri og ligestilling lovforslag nummer

sundheds og ældreministeren lovforslag nummer

sofie carsten nielsen karsten hønge

rasmus nordqvist pernille vermund ole birk olesen og

erhvervsministeren har meddelt mig at han ønsker i

henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervsfremme og støtte totusinde og nittende eksemplarer vil eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen

åbningsdebatten i dag vil blive tolket på tegnsprog således at døve kan følge debatten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

for stemte en hundrede og fem og tyve

afsat en time til hver ordfører

hvornår vi har mulighed for at dagen slutter men vi starter forhandlingerne

velfærd var højt på dagsordenen i den valgkamp giver vi vores ældre en ordentlig og værdig pleje er der tid nok i sundhedsvæsenet

nok til at passe vores børn hvorfor gennemføre årlige nedskæringer på uddannelse som rammer

sige at det var på tide på grundlovsdag talte danskerne ved stemmeurnerne og deres tale var klar det var tid til et nyt flertal og en ny regering efter fire år med diskussioner om lavere topskat om højere pensionsalder

samfund politik skal gøre en forskel og vælgernes valg i juni gør en forskel det står klart efter de første måneders arbejde og efter statsministerens åbningstale i tirsdags

politik er vigtigt men størst af alt er kærligheden som bekendt for tiden kører der et meget populært

danmarks radio gift ved første blik i kender det nok forskellige folk bliver gift med et andet menneske de aldrig har mødt før og skal så prøve at få det til at fungere det er svært det er meget svært for ingen af dem ved hvad den nye ægtefælle står for

fulgte landsmødet i et større dansk parti der vistnok også næste år har jubilæum

og han havde også skrevet en tale men som eksperterne i gift ved første blik altid minder om brylluppet er den nemme del det svære starter når hverdagen rammer

men hvem er gommen egentlig og hvad står han for herre jakob ellemann var tidligere på kant med sit parti i protest mod dansk folkeparti og tonen i udlændingedebatten nok var nok men hvad mener herre jakob ellemann

stadig noget andet end fru inger støjberg og efter først at have underfinansieret velfærden i danmark over en årrække

venstre i valgkampen et velfærdsløft på ni og tres milliard kroner til danskerne men nu har herre jakob ellemann jensen fået uld i mund så hvad mener venstre egentlig om vores fælles velfærd

i to tusind og tredive men står tilbage på perronen blandt de sidste så hvad mener herre jakob ellemann jensen og venstre reelt om klimaet i dag venstres nye formand forklarede selv pressen at han er valgt uden politisk mandat end ikke venstres medlemmer kan vide hvor man har formanden

tillykke med valget og med hinanden

velfærd først tag sundhedsvæsenet her bliver løbet rigtig stærkt og selv om sosuer sygeplejersker læger og andre sundhedsansatte løber så stærkt de kan så er der noget der mangler det er tid det er derfor vi vil ansætte tusind flere sygeplejersker på de offentlige sygehuse

til finanslov indeholder penge til at ansætte tusind ekstra sygeplejersker som vi sagde før valget

ikke bare løst på en gang men der sker fremskridt

så udmærket det største løft af sundhedsområdet

som statsministeren også nævnte i sin åbningstale forleden er den vigtige grundlæggende tillid under pres det er blandt andet derfor forslaget til finanslov tager fat på at reparere på to af de bærende søjler i vores samfund som vi skal kunne have tillid til skattevæsenet og politiet skattevæsenet har kendte og meget store problemer med gældsinddrivelsen med ejendomsvurderingerne med mangelfuld kontrol

der er behov for en genopretning af vores skattevæsen pengene var ikke sat af fra den tidligere regerings side det foreslår vi og vi tager fat på det socialdemokratiet har sagt om at styrke kontrollen med finanslovsforslaget vil vi oprette et nyt skattecenter og gøre livet svært for de svindlere der snyder fællesskabet skader lovlydige konkurrenter og i nogle tilfælde bruger pengene på kriminalitet

lange og politiet slæber rundt på en kæmpe pukkel overarbejdstimer problemer som den tidligere regering heller ikke havde afsat penge til håndtere vi vil undgå de alvorlige nedskæringer der ville være konsekvensen uden en ny bevilling og lave et ekstraordinært indhug i de opsparede overarbejdstimer

danskernes tale var også grøn ved folketingsvalget

til den grønne forskning sammen med vores støttepartier har vi sat et af verdens mest ambitiøse reduktionsmål og inden jul vil vi have forhandlet en klimalov på plads og bagefter følger en klimahandlingsplan

nu har meldt sig konstruktivt ind i klimakampen ved at støtte det overordnede mål

udlændingepolitikken skal være stram men ikke skør og det er altså en smule skørt at

ikke har kunnet få chancen for at komme hjem at børnene på sjælsmark ikke har

spise mad med deres forældre på deres værelse at man fik den idé at oprette et udrejsecenter på en ø i stege bugt hvor en overnatning ville koste

som en overnatning på et bedre hotel og at der skulle bruges kræfter på at oprette og holde en tæller kørende på udlændingeministeriets hjemmeside over antallet af stramninger

have en åben debat om

sund fornuft i reglerne som sønderjyde og haderslevdreng glæder det mig at hele danmark nu er kommet på fornavn med en bryggeriarbejder fra det udmærkede bryggeri fuglsang i haderslev det glæder mig også at der ikke skulle andet end et regeringsskifte til før de borgerlige partier også blev utålmodige efter hvornår det bliver arnes tur det er forunderligt hvad frisk luft og en tur i

så må vi håbe at den borgerlige utålmodighed kan vare ved helt ind i forhandlingslokalet for når der efter overenskomstforhandlingerne kan gøres en model færdig at forhandle ud fra handler det altså kun om politisk vilje der står ingen forligsjura i vejen den tidligere regering kæmpede hårdt for at hæve pensionsalderen mere og hurtigere

til dansk folkeparti venstre og andre partier der har aftalt at gøre op med efterlønnen vil jeg sige at i skylder nu i forringede nedslidte gruppers mulighed for en værdig tilbagetrækning og nu kommer muligheden for at rette

regeringen er åbenlyst afhængig af at kunne samle flertal her som vi vil være det på alle andre områder vi har kun socialdemokratiets otte og fyrre

til halvfems og derfor skal vi selvsagt have andre partier med vi vil gerne formidle et bredt samarbejde i folketinget og ser gode muligheder for

områder som statsministeren sagde bør vi bestræbe os på at være den bedste udgave af folkestyret og også gavne tilliden til politik og politikere

den har vi haft og debatten skal selvfølgelig hele tiden være der er nødvendig

er også en tid til først og fremmest at samarbejde om fremskridt for vores velfærdssamfund og for en ambitiøs grøn omstilling det er nu efter min mening

folketingssamling

slutte med at læse et forslag til vedtagelse op fra socialdemokratiet det radikale venstre sf enhedslisten og alternativet

at der er opbakning til en ny og mere retfærdig retning for danmark folketinget støtter en politik som gør danmark til verdens bedste land at være barn i satser på uddannelse tager livtag med den voksende psykiske sårbarhed sikrer mere omsorg i sundhedsvæsenet og at alle kan se frem til en værdig alderdom

og velfærden gradvis udbygges de politiske ambitioner for klima miljø biodiversitet og natur skal øges markant både nationalt og internationalt blandt andet med en ny ambitiøs dansk klimalov

en klimahandlingsplan folketinget ønsker at styrke den samfundsmodel der har gjort danmark til et af de mest tillidsfulde

mindske den økonomiske ulighed og centraliseringen skabe udvikling og arbejdspladser i hele landet fremme integrationen og sikre sund fornuft

afsat vil blive brugt der er nok også nogle der vil blive skuffet fordi de ikke når at få ordet men vi starter

rigtig mange flotte ord og lidt dystre forudsigelser men

spare tre milliard kroner om året på konsulenter i det offentlige som man i stedet gerne ville bruge på velfærd nu fik vi i går regeringens første finanslovsforslag så jeg vil gerne

i

det

før folketingsvalget

konsulenter som skulle bruges på velfærd sådan nu fik vi regeringens finanslovsforslag i går

vil gerne samarbejde med venstre om hvordan vi kan bruge de penge bedre det er bare noget andet end

de mente ikke at der var noget i de forslag som

skal det hedde at der er vrissenhed

rigtig god opfordring til sit parti

en bred og glad borgerlighed der ikke bliver vrissen eller vrængende

er alt det der ikke er med men som man lovede i valgkampen

politik når man var en etpartiregering men det er vi så blevet klogere på

er i forhold til arne fordi jeg jo deler

er blevet centrum i den politiske debat og ivrigheden efter at arne også skal have at vide om han så har ret til tre års tidligere folkepension nu har jeg så forstået at arne vistnok hellere vil på efterløn han er en af de

at den skal han glemme fordi han skal på tre års tidligere folkepension men hvis vi nu er enige om at det er så vigtigt at de nedslidte rent faktisk får svar

jesper petersen så ikke forklare mig hvorfor arne og alle andre skal vente til næste sommer

en ret til tidlig tilbagetrækning fordi vi synes at i den aftale som blandt andet herre kristian thulesen dahl var med til at lave hvor man reelt afskaffer efterlønnen for kommende generationer og hvor vi også har set at tallet for hvem der stadig væk

ramt nogle grupper som ikke får den samme mulighed for at trække sig tilbage mens de er raske og rørige og stadig har nogle gode år

må være lige efter sommerferien mødtes statsministeren og beskæftigelsesministeren med arbejdsmarkedets parter

det har de også bedt om men til foråret vil der

og der håber vi jo rigtig meget på at dansk

så vi faktisk kan indføre den her ret

fordi de nedslidte har så ringe vilkår og

se en model for næste sommer jeg har forstået det sådan at

var noget som hun selv ville arbejde med hver

men hvis der er noget der er så vigtigt og der er så mange mennesker i vores fædreland som har så ringe vilkår hvordan kan det så være at man først kan dukke op med en model til os andre om hvad man selv har tænkt sig til sommer næste år hvorfor i alverden kan man ikke komme på det i morgen eller i næste uge eller om en måned hvorfor skal det tage

og hvis det er et udtryk for at man på forhånd siger

den eneste grund til at vi har den her debat

at vi mener det alvorligt og vi kommer til at gennemføre

vedtagelse som herre jesper petersen også læste op hvoraf det blandt andet fremgår at det det flertal der står bag forslaget vedtagelse vil satse på uddannelse

der kom i går

mange andre havde drømt om den første finanslov i efterhånden fem år

de frie skoler og der var besparelser på universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser

forslaget til vedtagelse

som vi skal vedtage senere skal vi satse på uddannelse eller skal

spare på uddannelse hvad er socialdemokratiets politik

som har kørt de sidste fire år mens

milliard kroner tilsammen man kom op på at have sparet ved hjælp af omprioriteringsbidraget i de fire år det slutter nu

vi skal satse på uddannelse og vi kommer da til at have

så kan der være andre og yderligere ønsker og dem forhandler vi meget gerne med det radikale venstre

skriver ned det vi siger det vi gik til valg på og så det vi konkret foretager os

det får vi jo så en diskussion om for vi vil ikke

jo godt at man stopper med at spare men jeg forstår ikke hvad meningen er

det var vigtigt for os at afskaffe omprioriteringsbidraget sådan som vi sagde i valgkampen vi sagde faktisk også under valgkampen at vi mener at man

det til niveauer der ligner dem der var tidligere når det handler om friskolerne det var jo meldt

humanistiske uddannelser som herre morten østergaard

og under valgkampen var der historisk store demonstrationer ikke kun i københavn og aarhus men faktisk i rigtig mange provinsbyer rundtomkring i hele danmark forældre der ikke tidligere havde engageret sig i politik gik på gaden med budskabet hvor er der en voksen

der er undersøgelser der viser at

i gennemsnit en time om dagen står alene børneflok på sytten børn der var dokumentarer før valgkampen

valgkampen der viste at pædagogerne ikke følte

og give den omsorg til børnene som børnene har brug for

det tid til ligesom vi har aftalt i forståelsespapiret at indføre minimumsnormeringer

jesper petersen hvorfor er der ikke afsat en eneste krone i finanslovsudspillet

fortjener andre partier og fagforbund og andre også

forståelsespapiret blevet enige om

vi går efter at indføre minimumsnormeringer kommunernes landsforening har ikke været sådan vildt begejstrede for tanken men vi har jo i den aftale der dér er lavet med dem taget fat på at

vi vil have det indført fra to tusind og fem og tyve der vil vi være i mål med den model vi kan blive enige om

til velfærdsområdet er jo kommet mange ønsker

noteret at det er udspillet og så må drøftelsen fortsætte derfra

så er der voksne nok men man kunne jo godt have sat penge af til normeringer

side selv om man ikke er den store tilhænger af minimumsnormeringer

at sætte penge af til normeringer så er det ikke lidt skævt at man så fremlægger et finanslovsudspil hvor der ikke er en eneste krone til normeringer

og der er lavet en kommuneaftale nu som altså løfter deres økonomi med mere i

år end den tidligere regering gjorde på fire år

mere end de ekstra omkostninger der kommer ved at der bliver flere ældre og flere børn bliver der lagt oveni det giver nogle muligheder for at forbedre for eksempel normeringerne dér

at prioritere inden for de midler der er til rådighed

normeringerne hvor meget skal det være er der andre emner som man gerne vil have

i sin tale har forpligtet os på at lave en af verdens mest ambitiøse klimalove med et

det er jeg rigtig rigtig stolt af og jeg er glad for at vi bliver ved med at stå ved det og

i salen

en diskussion om et andet vigtigt klimaemne nemlig nordsøolien jeg var til klimamarch her for et par uger siden sammen med rigtig mange af de unge mennesker som har kæmpet det halvfjerds procentsreduktionsmål hele vejen her ind i folketingssalen kan man vist godt give dem æren for

råber på den socialdemokratiske klimaminister fordi de vil have ham til at stoppe den ottende udbudsrunde i nordsøen

spørgsmålet om om vi skal lede efter ny og mere olie end der allerede er fundet

rykker jo også på det og der er yderligere at gøre

er der

er det jo ikke nogen enkel beslutning det har ret stor rækkevidde

bliver lavet i forbindelse med den beslutning der er truffet om at give de muligheder for at se hvad man kan men regeringen vil overveje det her grundigt og selvfølgelig også gøre det med klimabrillerne

og derefter om en klimahandlingsplan og en af de ting vi kommer til at

nogle mennesker som sad herinde for seksten år siden og besluttede sig for

kompensationsaftaler det var højrefløjen desværre sammen med radikale venstre og det betyder

nogle konsekvenser den vil have det er både når det handler om klima økonomi og

for det er det folket vil have og så må vi jo klappe hælene sammen men det skal jo ikke afholde os fra at diskutere politikken

velfærd først hørte jeg det er rigtig godt

at kunne sætte velfærd først hvis der er nogle der skaber den og hvis der er en ting

med at gøre så er det den her skat på generationsskifte af virksomheder jeg kan ikke forstå

parti der kalder sig et arbejderparti mener at man skal beskatte når en virksomhed

om at pengene skal blive i virksomheden hvorfor er det så vigtigt for regeringen at tage kapital ud af virksomhederne

i statskassen i stedet for at gøre

som noget fuldstændig naturligt på linje med andre lande

af ejerskabet at virksomheder så er det lidt underligt at det skulle være noget fuldstændig

for at man skal have den her særligt lave lave afgift eller helt fjerne den hvis det er det man vil på at arve en virksomhed vi vil meget gerne have en diskussion om hvordan vilkårene

større sikkerhed for hvad virksomheden bliver værdiansat til det synes jeg er fornuftige og pragmatiske

men ligesom alle andre danskere modtager en arv over et vist beløb så mener vi også

konkurrencen

og man kan spørge sig selv hvor de mennesker går hen hvis de ikke længere har den virksomhed at arbejde i

rigeligt beskattet og det skal man selvfølgelig også hvis det handler om at ens privatformue

så vælger man at sige taget penge ud af virksomheden hvorfor er det så vigtigt at dræne de

for kapital vi hørt virksomheder sige vi kan ikke drive virksomheden videre

synes jeg er en god diskussion

er arveafgiften altså ikke det der gør forskellen det har vi vismændenes ord

anbefaler at man har en arvebeskatning det er rimeligt nok at der er det

vende tilbage til noget af det som fru pernille skipper spurgte ind til nemlig nordsøen

synes at socialdemokratiet som folketingsgruppe også må have nogle holdninger til det og ikke bare gå og vente på at den udøvende magt altså regeringen tager stilling til hvad den mener hvornår mener man i socialdemokratiets folketingsgruppe at vi skal

hvornår er det vi skal være fossilfri og ikke blive ved med at suge olie op

er vi heldigvis i en lidt anden situation end i den sidste valgperiode da havde

finde ud af hvordan vi

tyve år siden eller for tredive år siden men det var jo heller ikke enkelt på det tidspunkt det er jo store milliardbeløb det har handlet om arbejdspladser

andre lande der producerer olie altså hvad vil konsekvensen være af en en dansk beslutning det skal vi finde ud af jeg kan forsikre herre rasmus nordqvist om at vi vil have de samme klimabriller på i den beslutning som vi har i andre der vil komme et udspil fra klimaministeren og så

da man skrev under på at den ottende udbudsrunde var en supergod idé altså vi skulle ud og udbyde nye arealer i nordsøen til

og tredive hvad betyder det så for hvornår vi ikke længere skal gå oliejagt men faktisk

til energi i stedet for at gå og lave det her olieeventyr

i vores energisystem indtil vi har nok vedvarende energi indtil vi kan lagre og alle de ting vi er ikke fast besluttet på

skal lande jeg prøver bare at give indtryk af hvad

så så

at socialdemokratiet ønsker at indføre et nyt asylsystem kan herre jesper petersen redegøre for hvor længe socialdemokratiet og regeringen vil vente på eu før regeringen sikrer danmark med et

altså det er ikke en god måde vi i dag har et internationalt system

nu har der for nylig været nogle nye historier om at man i grækenland

hvor det ikke er hvem der har betalt en menneskesmugler eller hvem der tør tage risikoen altså hvem der klarer den igennem nordafrika og alle de uhyrligheder som mange mennesker bliver udsat for i den sammenhæng der afgør hvem der kommer til europa

human

når man møder op ved den danske grænse i dag

i sandholmlejren men der er også rigtig mange der forsvinder ud i landet derfor vil jeg gerne spørge endnu en gang mener herre jesper jesper petersen og socialdemokratiet ikke at det er at udvise rettidig omhu at fremskynde

en ret grundlæggende ting for os at få lavet det her om det kræver et samarbejde

og forhåbentlig når vi derhen hvor vi hvor vi altså har et system der er væsentlig mere humant og retfærdigt godt nok er der nogle bevægelser nu jeg vil

i de her år er der en ret kraftig reduktion i hvor mange

situation der er altså at når man skal lave meget detaljerede krav for at kunne

og fører også til en hel masse dokumentationskrav det

inddragelsen i forbindelse med hele den proces der var med forståelsespapiret i ia er vi rigtig glade for at der

vi konstaterer også at grønland bliver omtalt som ground zero i forhold til konsekvenserne af klimaforandringerne så derfor håber vi

på trods af at grønland selv har ansvaret for

den kommende klimahandlingsplan en ting som ordføreren ikke var så meget inde på i sin tale er politiet og noget som vi fra ias side gerne vil minde om er ansvaret i forhold til politiet i grønland

der mindst lige så store udfordringer som der er for politiet i i danmark og vi står sådan set med massive rekrutterings og og fastholdelsesudfordringer

kunne godt tænke mig at høre er det noget som regeringen er villig til

er i risiko for at blive lukket

justitsministeren om hvordan man kan adressere de problemer som

uden at kunne give nogen garantier for harmonisering af lønforhold og så videre er

udspil op til valgkampen om at man vil spare tre milliard

svare på statsministeren har hele tiden sagt at hun vil være børnenes statsminister når man så ser

kunne godt tro at det barn der går på en friskole ikke opfatter at det er børnenes statsminister der har talt så hvilke friskoler er det det tror jeg kunne være meget rart for både børn og forældre at få at vide i dag

hvad der skulle ske med friskolerne

regering skruede man jo over en årrække

jeg vil tro at det er muligt sådan som venstre mener det på mange andre punkter

men jeg kommer selv fra et område hvor

der desværre er blevet lukket skoler i nogle landsbysamfund

med at have en lokal skole forstår jeg virkelig godt og at man derfor ender med at

er det jo også et eksempel på nogle af dem som der er sat ekstra penge af til at sørge for at de ikke på samme måde som som andre bliver berørt af den her ændring

finanslovsforslag og heller ikke børnenes finansminister kan man rolig sige jeg synes at vi er kommet dertil hvor vi bliver nødt til at få vide

betale hvilke friskoler er det der skal lukkes det her giver da ekstrem utryghed

blandt både børn og forældre man må da være konkret man kan da ikke bare stå som herre jesper petersen her

det også er vigtigt med et stort lokalt engagement og

fra et område hvor der er mange friskoler ja

friskoler der ligger langt fra en anden by med

vil blive berørt skoler der ligger steder hvor der er mange socialt udsatte

det må vi jo så debattere jeg synes måske bare at

at slå sig op på at udfordre os på ikke at ville noget for børnene når der er normeringsforbedringer og en kommuneøkonomi der på en år leverer mere end det

er meget meget overrasket over den vending og den drejning som socialdemokratiet har taget socialdemokratiets

man ikke ville sidde som statsminister hvis der skulle ske ændringer jeg kan nævne en lang række punkter hvor der er lempelser

sagde at det var spot on at finde et sted

man tager imod kvoteflygtninge man giver højere ydelser til børnefamilier faktisk næsten tre hundrede million kroner der er ingen smalle steder her tre og tres procent er af ikkevestlig herkomst opholdskravet for at opnå dagpenge rulles tilbage

gratis uddannelse til flygtninge og så sidst men ikke mindst socialdemokratiet gik

på at der skulle være et loft over antallet af udlændinge

enighed om de grundlæggende ting i dansk udlændingepolitik

er tilfældet mens fru pia kjærsgaard talte og mente at der var lavet fuldstændig om på udlændingepolitikken kunne jeg jo godt se hvordan herre morten østergaard så ud i ansigtet og hvordan bevægelserne var rystede lidt

permanent opholdstilladelse asylpolitik og så videre de grundlæggende klodser i dansk udlændingepolitik står ved magt det står vi ved det sagde vi inden valget og det vil vi så kan vi måske komme hen til

en anden diskussion hvordan får vi en bedre integration er der nogen steder i udlændingelovgivningen i dag hvor vi ikke synes

men så længe de bor her skal de der børn så bo op ad et skydeterræn hvis deres familie har traumer

finde et bedre sted men det ændrer jo ikke på

nogle måneder ind i den nye valgperiode

den brede udlændingepolitik det er da kommet bag på mig tre hundrede million kr værsgo og så må man jo ikke undervurdere at enhver lempelse stor eller lille

kommer flere udlændinge fordi det er lidt mere attraktivt

meget meget stor betydning det synes jeg heller ikke socialdemokratiet koncentrerer sig ret meget om

som socialdemokratiet gik til valg på

jeg tror da nok at herre morten østergaard har forsøgt sig også da der var forhandlinger om forståelsespapiret om ikke man lige kunne rykke lidt og nej det kan vi så ikke på de grundlæggende forhold i udlændingepolitikken

på lindholm og ja vi mener stadig væk at vi skal være meget opmærksomme på hvor mange kommunerne hver især kan integrere det er en del af vores samlede udlændingepolitik det er vi nødt til at være opmærksomme på fortsat

jeg er lidt mere heldig og ordføreren kan levere et konkret svar på mit spørgsmål socialdemokratiet sagde i valgkampen at fem og halvfems procent af danskerne ikke ville blive ramt af socialdemokraternes skattestigninger nu står vi her fem måneder efter

at det kun er fem procent af danskerne der vil blive ramt

i de skatte og afgiftsforhold der er lagt frem som som er overraskende og som venstre er modstandere af vi sagde før valget at vi mente at der igen

når man arver ejerskabet af en virksomhed vi har sagt at vi synes at

i finansloven nu med højere afgifter der

det er lagt frem inden valget hvordan det vil være boligskat og personskat

vi har lagt frem vi vil ændre fremgår af af finanslovsforslaget ikke andre ting og så må vi jo se hvad venstre vil om de kan bakke op om nogle af tingene om man

vil være med til at løfte nogle af de regninger man selv har efterladt hvor man har givet skattelettelser men ikke sørget for finansieringen når det handler om bilerne

fra før valget også gjaldt efter valget det kunne ordføreren så ikke derfor må mit opfølgende spørgsmål jo være hvilke andre løfter som socialdemokratiet gav før valget gælder ikke

de ting vi sagde i valgkampen

som er udeladt som ikke er der det kan måske komme men men de forslag der ligger i

kunne få linet op til at være noget andet

tusind og atten blev jeg rigtig glad da vores

nuværende statsminister slog fast at nu

men mens vi går og venter

og de studerende rundt og føler sig pressede og utrygge

afskaffe uddannelsesloftet

den samme altså vi vil gerne have at uddannelsesloftet

bliver afskaffet det er også sådan at vi nu engang har den økonomi vi har

kritik fra venstre kan man høre for at have skaffet flere penge til at lave den finanslov blandt andet for at investere i uddannelse det gør vi ikke desto mindre

og der er også andre muligheder for investeringer i uddannelse på børneområdet og

er ikke løst på en gang er det her et meget vigtigt krav for det radikale venstre må vi jo diskutere det

at fjerne omprioriteringsbidraget men vi drøfter gerne andre

og det er rigtig vigtigt at få afskaffet for det skaber utryghed og pres blandt vores studerende

er mange ting vi gerne vil og vi har ikke lagt beslag på alt i den finanslov fra start

har kun vores otte og fyrre mandater

som ikke er godt og som plager mange unge mennesker så må vi jo se

økonomi til det når vi skal have det hele til

på det spørgsmål som min gode kollega morten

ansætte tusind flere sygeplejersker

at vi ikke samtidig skulle samle den regning op fra herre torsten schack pedersens partifæller der var i regering

bilbeskatningen hvor man satte den ned men ikke

for finansieringen genopretningen af skattevæsnet hvor man har lagt det så fint til rette at lige i det øjeblik der er nogle andre der overtager ansvaret så mangler der et kæmpe milliardbeløb og man har ikke løftet sin opgave det må vi så sørge for og det gør vi med det her forslag til finanslov

det kræver også nogle penge og nogle efter vores mening rimelige ændringer

vil fjerne og jeg kunne også godt tænke mig at vide når regeringen ikke ønsker at etablere et udrejsecenter på lindholm hvor skal det tredje udrejsecenter så konkret

betalt af sin arbejdsgiver sin private telefoni så er det rimeligt nok at man skal beskattes af det

ser skidt ud sådan sagde den nyslåede socialdemokratiske finansminister efter det såkaldte kasseeftersyn mens han samtidig beklagede sig over at opgaven forude

den venstreledede regering har overladt et danmark med en økonomi

siden nitten syv og firs

og asyltilstrømning der ligger på det laveste niveau i ti år og hvor det økonomiske råderum

i de nærmeste år er større end vel nok for nogen anden regering så ser det samlede billede skidt ud ifølge finansministeren og jeg ved jo godt jeg har også

pegede på en central og vigtig ting i det danske samfund nemlig tillid og det er jeg enig i den skal vi værne om men jeg synes også talen malede et noget dystert billede af danmark som jeg tror mange danskere har svært ved at genkende jovist der er altid ting at gøre det er derfor vi er i politik den offentlige velfærd kan altid blive bedre trygheden kan altid blive større

både tillid og livskvalitet er i frit fald langtfra

for at gøre det endnu bedre

og til at fremtidssikre vores land derfor skal vi blive ved med at træffe ansvarlige beslutninger sådan så også de der kommer efter os har de samme muligheder som vi har haft venstre har stået i spidsen

af de seneste atten år vi har haft ansvaret for at sætte en ambitiøs retning for danmarks grønne omstilling vi har sat et ambitiøst mål om at danmark skal være klimaneutralt

og halvtreds vi har sat en stopper for efterforskning efter olie og gas på land og i indre farvande vi har lavet den mest ambitiøse energiaftale nogen sinde med alle folketingets partier sidste år og vi vil blive ved med at tage ansvar

og venstre støtter ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser med halvfjerds procent

klimamål er ægte grønt

må jo ikke føre til at vi bare skubber

kender ikke til landegrænser

skal have en reel og ægte grøn effekt for at nedbringe verdens samlede udledninger af drivhusgasser

en sund økonomi er hele forudsætningen for at vi har råd til at investere i den grønne omstilling

skal vi vise at grøn omstilling økonomisk vækst

uden at det blive dyrere at være dansker eller svækker vores konkurrenceevne vi skal være

noget klogt nemlig mål løser ikke noget i sig selv derfor er jeg optaget af at vi diskuterer hvordan gør vi

det er jeg også optaget af og derfor vil venstre insistere på

men fra starten tænkes sammen med konkrete redskaber og finansiering det vil være afgørende for venstre når vi går til forhandlingerne om en klimalov

en ting er sikkert

er ikke løst ved at skrive et mål ind i en lov vi ved ikke endnu

for finansiering det har regeringen ikke anvist i venstre er vi klar til at anvende en del af råderummet som ligger ud over det demografiske træk i årene der kommer for at finansiere den grønne omstilling som sagt

ikke nu overblik over hvordan regeringen præcis vil skrue en klimalov sammen og venstre regeringen til

og hurtigst muligt indkalde til forhandlinger om en ambitiøs og bredt funderet klimaaftale som ikke bare har mål men også konkrete redskaber og finansiering til at levere handling

venstres tilgang her og venstres tilgang til politik i al almindelighed vil altid være en blanding af visioner og snusfornuft

uden at vi gør danmark fattigere vi vil fremtidssikre velfærden uden at vi bruger rub og

uden at vi mister jordforbindelsen og lige nu står danmark bedre rustet end længe til at gøre

der gik forud for den nuværende traf ansvarlige beslutninger det skal vi

regeringen og særlig til statsministeren hvis interessen for det brede samarbejde er reel hvis regeringen vil føre en politik der styrker grundlaget for vækst og arbejdspladser og ikke gør det dyrere at være dansker eller drive virksomhed i danmark hvis statsministeren reelt vil være børnenes statsminister også for de børn hvis forældre har valgt en friskole hvis vi reelt skal vise mere tillid til vores offentligt ansatte ved at give dem mere frihed og ikke diktater fra christiansborg hvis regeringen er villig til

tage ordentligt fat på de steder der halter i vores sundhedsvæsen i psykiatrien

vil føre en stram udlændingepolitik der passer på danmark ja så er venstre klar det gælder også den anden vej hvis statsministeren vil føre en politik som mindsker tilskyndelsen til at arbejde hvis regeringen vil gøre det mindre attraktivt at bo uden for de store byer hvis flotte grønne løfter aldrig bliver til smukke grønne træer fordi man har skabt større forventninger end man kan indfri

vil fortsætte med at lempe udlændingepolitikken svække grundlaget for vækst og arbejdspladser og i øvrigt give skatteskruen et ekstra vrid ved hver finanslov sammen med resten af venstrefløjen sådan så det bliver dyrere at være dansker

også klar så er vi klar til at være den opposition som regeringen måske nok har ventet på men som regeringen

venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti nye borgerlige og liberal alliance

at regeringen har overtaget et danmark

med en rekordhøj beskæftigelse et stort økonomisk råderum

offentlig forsørgelse og en asyltilstrømning på det laveste niveau i ti år folketinget konstaterer samtidig at regeringen trækker danmark i den forkerte retning på en række områder folketinget udtrykker bekymring over regeringens planer om at hæve skatter og afgifter for danskerne og danske virksomheder økonomisk vækst er nemlig en forudsætning for at understøtte kvalitetsudvikling af velfærden og en mere

omstilling folketinget opfordrer regeringen til at aflyse sine lempelser af udlændingepolitikken danmark skal have styr på tilstrømningen sætte ind mod parallelsamfund og stille klare krav til udlændinge i danmark folketinget opfordrer desuden regeringen til hurtigst muligt at præsentere svar på hvordan valgløfterne konkret skal realiseres herunder ret til tidlig pension tusind flere sygeplejersker minimumsnormeringer infrastruktur samt såkaldte

og fyrre minutter foran os og hvis der er nogen og ikke har trykket sig ind

men jeg kan også afsløre allerede nu at alle ikke når

nogle lidt specielle ting i valgkampen med venstres politik efter en lang årrække med at det var nulvækst der var vigtigst og

ikke kunnet blive klar på nu her efter valgkampen om det egentlig

står ved magt altså at venstre vil forpligte sig til når der er voksende omkostninger til flere ældre og flere børn heldigvis de kommende år

velfærdsløfte stående ved magt

hvordan man talte udenom og ikke ville forpligte sig til det

i lovprogrammet indgår det at

regeringen vil fremsætte forslag til en egentlig velfærdslov så herre jakob ellemann

det ja han gav nu fra at være et ord på talerstolen til et tryk på den grønne knap er det også et ja her i dag til at venstre faktisk vil forpligte sig på den måde og

kan give tilsagn om at stemme for sådan en velfærdslov med netop den forpligtelse jeg lige spurgte

klogere at gå direkte til kilden selv og det blev også gjort her

sige på vegne af mit parti at vi kommer til at stemme for en lov hvis indhold jeg ikke kender

hvor jeg også havde en stor flot lagkage pyntet med dannebrogsflag for at minde jakob ellemann jensen om at vi jo sammen skal passe på danmark

det var uklogt at herre jakob ellemann jensen blev belemret med sådan en kage så den blev klippet

min hilsen jeg håber herre jakob ellemann jensen vil lægge sig på sinde at

at vi i fællesskab skal passe på danmark

at passe på danmark at vi har styr på tilstrømningen

gerne vil finde andre steder hen end der hvor de kommer fra fordi mange

i de lande de lever i jo lever under nogle kummerlige vilkår og

vil søge til danmark men vi bliver nødt til at passe på danmark og det indebærer altså at vi fører en stram udlændingepolitik og det indebærer også at vi har grænsekontrol som venstre jo også gik

valg på og når herre nu er ny formand

ønsker i den grad at passe på danmark på alle tænkelige måder det er jo ikke nogen hemmelighed at jeg synes at grænsekontrollen er et nødvendigt onde

den sådan nærmeste overskuelige fremtid at fortsætte med en grænsekontrol

at vi gør den grænsekontrol så klog som muligt så lidt belastende for gode lovlydige borgere

en baglandspatrulje og hvilke ting der er mere effektive værktøjer end dem

vi bruger i øjeblikket men grænsekontrollen

en del af en klog grænsekontrol jeg tror også det var det

i valgkampen og sagde til danskerne at venstre står bag grænsekontrollen

have grænsekontrol grunden til at det er lidt aktuelt at diskutere det her og nu er jo at der er røster i eu systemet

at man vil komme til danmark på et tidspunkt og sige at nu er det slut med den grænsekontrol vi har i dag der er det jo vigtigt for os i dansk folkeparti at vi ved at vi har nogle gode partnere herinde som er parat til at stille sig op over for eu og sige nej vi ønsker at

at sige kære venner i eu systemet vi er altså nødt til at opretholde den her grænsekontrol i en længere periode og det står vi selvfølgelig ved vi synes det er vigtigt at passe godt og ordentligt på danmark vi kan se at der

det er derfor jeg siger at selv om jeg i bund og grund synes det er ærgerligt at lægge restriktioner på vores frie bevægelighed fordi vi gode almindelige lovlydige borgere skal have ret til at bevæge os så er det altså et nødvendigt onde og det tror jeg også det vil være fremover

i god gænge man fornemmer næsten en frustration over at det

men mit spørgsmål går egentlig på at det

at venstre i valgkampen brød med nogle signaler altså forsøgte at signalere hvilket jeg synes er meget positivt

med de vante rammer i folketinget ønskede at bryde med med blokpolitikken

et flot mandat men det mit spørgsmål går på

valgte befolkningen selv om mange ting går godt i danmark at sige at der skulle ske noget nyt

andet flertal til herre jakob ellemann jensen er måske kommet tættere på svaret på hvorfor det gik sådan at befolkningen

være med at gøre mig mere klog på end at sige at når ting går godt så tør folk jo også

til statsministeren før som som også kvitterede herfor ved ivrigt at nikke at

at stille vores mandater til rådighed der hvor vi trækker danmark i den rigtige retning

kommer jeg da også til at gøre mig besværlig og gøre os besværlige de steder hvor vi mener det går i den forkerte retning selvfølgelig gør vi det det har vi en fælles interesse i

at tilslutte sig ambitionen om at reducere danmarks udledning af drivhusgasser med halvfjerds procent i to tusind og tredive en kæmpe opgave som kræver bredt samarbejde hvis det skal blive til noget

tage bestik af at virksomhederne mangler arbejdskraft derfor vil jeg gerne spørge om det brede samarbejde også

dem beholde den udenlandske arbejdskraft de har i forvejen også hvis den

som flygtninge altså flygtninge der bidrager kan vi samarbejde om det

ved med at gå godt er at vi har den kvalificerede arbejdskraft vi har brug for fordi det også skaber flere arbejdspladser det synes jeg i den grad vi skal skal samarbejde om

morten østergaard også at tage det op med

regeringen til at indse at det har vi brug for for at sikre væksten i vores samfund er vi altså afhængige af at der kommer nogle og hjælper os med det

ingen skam at den beslutning tager tid bare man kommer det rigtige sted hen

og reel grøn omstilling det jo svært at mene at det skal være en uægte grøn omstilling men jeg bliver alligevel

som er falsk grøn

handler om at forbedre verden det handler ikke om at forbedre vores mavefornemmelse og jeg synes at nogle af de ting

at se på tiltag som gør at vi får det bedre

til nogle af de ting som vi producerer

det bliver verden simpelt hen ikke et bedre sted af og det synes

skal være et grønt foregangsland

på en attraktiv måde som gør at folk ikke går rundt i sækkelærred og synes at livet er træls

jakob ellemann jensens ordfører på klimaområdet herre thomas danielsen har bragt med til

forhandlingerne om klimaloven er netop annullering af

sig til at klimarådet siger

et meget magisk tal jeg tror at vi i i vores iver for at nå dertil skal passe på med at fraskrive os forskellige områder

være enige med med resten af verden

der kan tillade os på et tidspunkt at pege fingre ad andre lande hvis de begynder

at regne lidt kreativt så

på magten har oplevet

den regering som har gjort allerflest indgreb i ytringsfriheden siden anden verdenskrig det kommer så ved siden af håndtrykstvang og regler om hvordan vi må klæde os og hvad ved jeg

derfor vil jeg bare gerne vide om den nye formand kunne tænkes at være lidt mere liberal end den gamle kunne vi få lov til at se lidt mere af titlen blive til virkelighed

vuer at vi skal holde fast i det liberale

jeg synes det er dejligt at være liberal og det er det jeg tager mit udgangspunkt i nogle gange

også bare blive for

jeg er ikke liberalist jeg er liberal det

en sondring jeg nogle gange bliver bliver skudt i skoene jamen hvad er

jeg tager udgangspunkt i det der er fornuftigt og det viser sig i øvrigt ofte at være

fordi jeg mener at enhver form for ekstremisme

jeg grundlæggende liberalt menneske men der er også ting for eksempel tildækningsforbuddet som

også været svært for mig jeg vil da ikke bestemme hvad andre mennesker har på men jeg vil søreme da heller ikke bo i et samfund

mellem at være liberalist og være liberal jeg betragter mig absolut ikke som liberalist men grundlæggende som liberal og det

det faktisk er et ekstremt vigtigt

bygger på frihedsrettigheder søren pind

folketinget men han har også sagt noget som var klogt

fokus på udlændingepolitik og indskrænkning af grundlæggende rettigheder

sige at vi har diskuteret de her ting længe og højt og ivrigt

men noget af det vi har forsøgt at ramme er netop den balance mellem at være et åbent samfund være et tillidsfuldt samfund men samtidig altså også sige at folk

vi rammer den ikke altid første gang og så må vi erkende

præciseret over for de nye medlemmer at man ikke må ytre sig

end andre men men lad nu fortiden ligge for jeg vil

jo sådan at vi er i den lykkelige situation at

kan være de finder ud af når de er kommet hjem at det var lige vel voldsomt nok at gå rundt derhjemme og

et flertal her i folketinget har besluttet sig for at

folk der sidder hjemme på sofaen skal til at have nogle flere penge for at sidde der

være så meget animeret til at gå på arbejde hvad siger venstre så til det forslag

konservative folkeparti præsenterede her i weekenden om at pensionister der er gået på pension men vender tilbage

ikke længere skal skal modregnes i deres pension var det noget vi kunne tale om og eventuelt

at de har lyst til at deltage på arbejdsmarkedet min egen mor er to og firs år gammel og har netop gået caminoen

men jo flere friske ældre mennesker vi

tilbage på arbejdsmarkedet des bedre derfor synes jeg da det her er et emne som som vi bestemt skal skal tale om

som som de her mennesker repræsenterer og vi har brug for dem på

var et grønt valg at vi fik en ny regering og så det at jeg oplevede den tidligere formand for venstre så klart tage afstand fra højrepopulismen

at herre lars løkke rasmussen var meget præcis i de debatter vi havde under valgkampen

indgå i et tættere samarbejde med

er vel sådan set det og og nej jeg er heller ikke en der synes at ultimative krav er en

om internationale konventioner som som et lille land kan det

at følge en debat der handler om at

sat i verden for at beskytte små land små folk som os og det har vi en klar interesse i vi har en klar interesse i en fornuftig international retsorden og det bekender vi

nyt asylsystem med et stop for spontan asyl i danmark

jeg vil sådan set bare høre om det stadig er venstres politik at man ønsker et stop for spontan

sammen med de øvrige europæiske lande vil finde ud af hvad mulighederne for det her er hvem

kan sætte os ned og sige nu gør vi sådan her og blæser på at resten af verden eksisterer men jeg er sådan set meget

at statsministeren også vil

fru inger støjberg sagde selv i valgkampen at vi

hvis vi ændrer asylsystemet og dermed indfører et stop for spontant asyl så jeg efterlyser igen et svar med hensyn venstres politik ønsker venstre at der skal indføres et stop for spontant asyl i danmark

det er altså ikke sådan at man pludselig fra sin båd

middelhavet popper op i padborg

et helt europæisk kontinent man bevæger sig igennem

vi brug for at stå sammen med de andre europæiske lande om det her for at få løsninger som også kan lade sig gøre i virkeligheden og ikke bare er

velfærdssamfundet jeg synes at velfærdssamfundet er godt jeg synes det er vigtigt og jeg synes det giver os

det giver nogle lige muligheder i vores samfund som som jeg tror er et vigtigt fundament for den tillid som som vores samfund også skal være præget

det er heller ikke mit indtryk at liberal alliance i nye klæder gør det

få placeret os på den skala lidt senere jeg har ikke mine briller med så jeg kunne ikke se den helt tydeligt

brænde hele råderummet af det vil vi bestemt ikke vi har sagt som jeg også svarede til herre jesper petersen tidligere at vi vil følge med det demografiske træk men det efterlader jo altså stadig væk

sagt her i dag at vi også er parate til at reservere en del af det råderum til at nå

har jeg da den grundlæggende indstilling at

at borgerne er bedre til at administrere deres penge end selv jeg

at borgerne har det godt med at have deres egne penge i deres egne lommer og jeg synes at vi skal belønne de mennesker der går på arbejde hver dag

heftig debat i befolkningen og

at det var en ganske ufornuftig idé men ordføreren holdt fast og holdt fanen højt og svarede i kandidattest og

regionerne selvfølgelig skal nedlægges er det fortsat ordførerens og venstres synspunkt at regionerne skal

at de udfordringer som vi pegede

med på at meget af den her debat desværre kom til at handle om regionerne og det ærgrer mig

vi kom til at tale strukturer i stedet for at tale patienter og i stedet for at tale sammenhæng

vi er fokuseret på løsninger på patienter på sammenhæng og ikke så meget på

mig til og jeg sætter pris på at sundhedsministeren har indkaldt til

ser en løsning hvor vi kan bevare regionerne men hvis jeg ønskede at

ordføreren hvad er venstres position altså regionerne varetager jo en vigtig samfundsopgave med sygehuse og som ordføreren vil vide fra sin tid som miljøminister varetager de vigtige opgaver i forhold til jordrensning opgaver som peger langt ud i fremtiden hvorfor det

vigtigt at diskutere problemer men også

sikre på hvordan strukturerne er for arbejdet

men det kan måske give svaret på hvorfor nogle er blevet ministre og hvorfor nogle ikke er blevet

klar til at forpligte sig til halvfjerds pcts målet i en

om jeg ville forpligte mig til at stemme for denne og hin lov og og som jeg svarede der

jo ikke sige at jeg svarer for en lov hvis indhold jeg ikke kender på andet end titlen men det jeg siger

vi går med åbent sind ind i de her forhandlinger og vi har de prioriteter som som jeg nævnte her før vi synes det her skal være ægte grønt vi synes at muligheden for at danmark fortsat

når alle partierne siger vi kan godt lave en bindende rammelov hvor vi siger at nu sætter vi rammen

og så lægger vi en handlingsplan bagefter så vi når det mål det

vi skal gøre det sammen og så synes jeg det er vigtigt

venstre er med på det mål på en bindende måde eller ej

fra venstres side er vi også parat til at anvise

et spørgsmål tilbage herfra kunne jo være om det radikale venstre er interesseret i også at anvende af råderummet for at sikre den her finansiering fremfor de løsninger som som bare peger på skatter

vi er klar på de halvfjerds pct men vi stemmer altså ikke om selve lovteksten

på hvem der blev minister og ikke blev minister altså kunne vi egentlig ikke bare få et tydeligt svar fra venstres formand mener venstre i dag at man skal bevare regionerne eller mener venstre

patienterne og det er sammenhængen hvis man som sundhedsministeren lægger op til kan finde de gode løsninger som vi lagde op til i vores sundhedsudspil med en bevarelse af regionerne jamen så er det ikke vigtigt for mig

det er ikke et mål i sig selv debatten kom

den burde handle om patienter den burde handle om sammenhæng så nej jeg er ikke stålsat på at skulle nedlægge regionerne

hvis regeringen kan præsentere en sådan løsning det er derfor jeg egentlig prøver at gå ind i det her med et åbent sind det var derfor jeg lavet den sondring før mellem en sundhedsminister som faktisk siger at jamen prøv at høre vi har en løsning på det her skal vi tale om den og så noget jeg egentlig synes

aftalen er tilstrækkelig god så kan man gå ind for at bevare regionerne hvis ikke

det var mit forsøg på at fortolke det lidt lange og måske også

som tager udgangspunkt i den tidligere regerings forslag og at man her mener at man kan nå

som bevarer regionerne og hvis man har sådan en model som løser de udfordringer vi har på det her område jamen så støtter vi meget gerne op om den

offentlighedsloven jeg synes jo det er en god demokratisk værdi at man

og der er det jo sådan at den nuværende offentlighedslov på en række punkter indskrænker

det har også været kritiseret og det er en kritik som vi i sf har

jeg vil jo gerne høre om venstre også har lyttet til den kritik altså vil venstre stille sig sammen med det efterhånden ret store

den nuværende offentlighedslov og vil have lempet den så vi igen kan få indseende med hvad det

og så lige pludselig mene at der skal være en større gennemsigtighed end da man selv sad i regering så det vil jeg i den grad afholde mig fra jeg kan se at statsministeren sætter pris på det men jeg synes at der

at befolkningen og vi som folketing har krav på at kunne kigge regeringen i kortene og

et arbejdsrum hvor man hvor man kan tale sammen på en fornuftig måde

fuldstændigt i offentlighedsloven jamen så lad os se på det men forudsætningen for det her er også at man som regering har et rum hvor man kan tale sammen uden at blive kigget over skulderen

set at det er fair nok at man lægger grundlaget for de beslutninger frem så offentligheden kan vurdere dem

to og tyve ud af tredive journalister som har modtaget cavlingprisen for

være kommet frem med de nuværende regler så gør det ikke indtryk på venstre at

her balance mellem at have et arbejdsrum for en regering og så at have en mulighed for at kigge i kortene

vi skal justere på den balance hvis den ikke er det helt rigtige sted så lad os se på en sådan justering men det her med med bare det er heller ikke

alt skal være fuldt offentligt tilgængeligt

at man så drøfter nogle ting i uofficielle

enhedslisten sf radikale venstre og regeringen lavede lavede den her aftale om et midlertidigt børnetilskud det kan man vel kun blive vred over hvis man synes

børnefattigdommen jo nærmest eksploderede under den tidligere regering

tredstusind børn som levede i fattigdom kendsgerningen er også at man med det

en hjælpende hånd til nogle af de hårdest ramte

femtentusind familier og omkring otteogtyvetusind børn hvorfor al den vrede i venstre

over at give en hjælpende hånd til nogle af de hårdest ramte

det her med at vi skulle mene at børnefattigdom er i orden

jo ikke nogen der tænker jeg tror at det bedste værn mod fattigdom er arbejde

det bedste værn mod børnefattigdom er at forældrene

har et arbejde og når vi reagerer på at man hæver de her ydelser er

mindsker tilskyndelsen til at tage et arbejde og jeg tror at den bedste den bedste kur mod negativ social arv er arbejde jeg tror at det bedste

at forældrene går på arbejde og at børnene ser at deres forældre går på arbejde og konstaterer at det er

sådan man er i det her land

arbejder hvis man kan man går på arbejde man forsørger selv sin familie og man bidrager til samfundet det er altså en vej ud

sådan at omkring tredstusind børn rent faktisk lever i fattigdom

er det sådan set ligegyldigt med intentionerne eller

man havde af motiver jeg mener at hvis ikke

eller længere perioder står uden for arbejdsmarkedet og virkeligheden er altså at et kontanthjælpspar med et barn efter skat i samlede ydelser modtager treogtyvetusinde og ethundrede kroner det synes jeg godt at vi som samfund kan være bekendt og det er i min optik ikke noget der fører til fattigdom men jeg synes at når familier i generation efter generation bliver holdt

vil ordføreren så her i dag løfte sløret for hvorfor det har taget venstre så lang tid at tilslutte sig ambitionen om halvfjerds procent reduktion af drivhusgasser i

fokuseret på virkemidler end på målet i sig selv men det er som om debatten har har vendt sig til at det eneste saliggørende

klimaministeren sagde jo selv i valgkampen at det her jo jo bare er et tal vi vil i virkeligheden hellere tale om hvordan vi kommer derhen det er frit citeret det var ikke et citat fra klimaministeren

det er vigtigere at vi taler om løsninger end om tallet er halvfjerds en og halvfjerds ni og tres eller eller hvor det ligger henne nu er vi der og nu har vi det her tal på plads og så glæder vi os til at komme ind i det her rum og til at tale om løsninger og til at tale om

sagde ordføreren til tv avisen at halvfjerds procentsmålet er at købe katten i sækken tager ordføreren dermed afstand

at sige før at at meget af den her debat har handlet om det her tal som om det var det eneste vigtige

det er den diskussion vi glæder os så utrolig meget til at komme i gang med

som jeg ved at klimaministeren også arbejder på på højtryk det glæder vi os til at

grundlæggende respekt for det danske demokrati og vi må jo acceptere valgresultatet som det var den femte juni socialdemokratiets formand fik mandatet til

stå i spidsen for en socialdemokratisk regering

side klar til både med og modspil de kommende år også tak til statsministeren for talen i tirsdags

den var flot fremført det skal hun have men det var som om

der manglede et afsnit

hen havde valgt at tage et afsnit væk fra hvert emne men det kan være at vi senere på dagen så kan få resten af

også til med talen at understrege den pointe som vi hørte biskoppen fra aarhus fremføre forud for åbningstalen i tirsdags nemlig at der i politik er mange ord rigtig rigtig mange ord men også at mange borgere derude jo tørster efter at de mange ord omsættes til konkret handling

der kommer svar det var også en tale der indeholdt mange selvmodsigelser

om nærhedsreform færre regler mindre central styring mere selvbestemmelse

hvor statsministeren ønsker minimumsnormeringer eller hvad med politiet

man fik jo indtrykket af at det virkelig er noget der haster og så dog alligevel ikke

regeringen har udsat forhandlingerne om en ny flerårsaftale der kan sikre netop mere politi også mere nærpoliti til engang næste år eller hvad med i forhold til sundhedsområdet hvor regeringen stiller danskerne fem hundrede nye sygeplejersker i udsigt næste år stigende til tusind nye sygeplejersker senest i to tusind og en og tyve men samtidig på den anden side siger

hvor de sygeplejersker skal komme fra eller ja jeg må jo til det hvad den berømte arne som skal på folkepension tre år før andre

ikke lige var fordi arne hellere ville på efterløn men hvor statsministeren nu siger at regeringen først

hvorfor skal arne så vente til næste sommer

udlændingeområdet hvor statsministeren på den ene side siger at hun vil fastholde den stramme udlændingepolitik men på den anden side

remser en lang række lempelser op og så har regeringen tydeligvis et behov for

til sig selv det er egentlig ret overraskende set i lyset af at det nye flertal ved valget den femte juni jo var ret massivt hvorfor den her tøven hvorfor dette tydelige behov for at tale forventningerne ned i tirsdagens tale er det en erkendelse af at

at man kom til at stille danskerne alt for meget i udsigt for ud over alt det jeg allerede har nævnt

jo også nævne de nye nærhospitaler socialdemokraterne lovede for et års tid siden der skal genåbne nye sygehuse rundt i landet hvornår vil det initiativ blive taget hvis overhovedet store dele af konsekvenserne af den kommunalreform der blev gennemført i nullerne

til valg på skulle tilbagerulles institutioner i landsbyer og centerbyer skal genåbnes kunne man forstå hvornår sker det hvis overhovedet uddannelsesloftet skulle væk det var da vist noget der skulle ske ret hurtigt

ikke med i finanslovsforslaget hvornår sker det hvis overhovedet et andet loft skulle derimod indføres nemlig et loft over

af nye ikkevestlige indvandrere hvornår indføres det hvis overhovedet

mange af de fælles arrangementer statsministeren og jeg har været til de sidste par år og jeg vil sikre

formand husker på løfterne og minde hende om dem ved forskellige lejligheder

besøg i assens hvor statsministeren vist selv medbragte kringlen til kaffen det var hos en ældre medborger der mærkede konsekvenserne af at kommunen skar ned på rengøring det mediedækkede besøg gjorde det klart at

for det var og er uværdige forhold vi oplever i ældreplejen men siden valget har vi ikke hørt meget om ældreplejen fra regeringens side

er der nogle ganske få linjer om de ældres forhold og en udligningsreform der kan sikre trængte kommuner en bedre økonomi er foreløbig sat til

de trængte kommuners økonomi for to tusind og en og tyve som jo er næste sted hvor det handler om kommunernes budgetter så er de afgørende forbedringer for de ældre

faktisk helle thorning schmidt jeg kom til at tænke på da statsministeren i tirsdags advarede imod at en amerikansk kapitalfond opkøber vores hjem men jeg må nok indrømme at dengang var det jo en del af dong som blev solgt til goldman

ikke sikkert det var det den nuværende statsminister og socialdemokratiske formand tænkte på i tirsdags selv om jeg kender den nuværende socialdemokratiske formand noget bedre end jeg nogen sinde kommer til at kende helle thorning schmidt så er det jo

og der er et område som vi i dansk

i valgkampen lovede statsministeren danskerne at der ikke ville blive lempet på udlændingepolitikken hun gik endda så langt som til at love at skulle der lempes skulle mindst ét borgerligt parti være med på det hun sagde om

aldrig ville blive ændret af et snævert rødt flertal

hun sagde endda at hun hellere ville undlade at blive statsminister end at gå med til en slappere udlændingepolitik

under hundrede dage er der foreløbig annonceret ti lempelser af udlændingepolitikken ikke én stramning men ti lempelser jeg nævnte før helle thorning schmidt hun havde også før sin tiltræden i to tusind og elleve lovet danskerne en stram udlændingepolitik men nåede så

at gennemføre fem og fyrre lempelser på sine i alt tre år ni måneder og tre dage ved magten så kan vi jo lave et simpelt regnestykke som jeg er helt sikker på vil

første knap hundrede dage og sidder hun lige så længe som helle thorning schmidt

som vi så under den tidligere socialdemokratiske regering i perioden to tusind og elleve

at se frem til ydelserne til indvandrerfamilier sættes op det gør det mere attraktivt at søge til danmark der slækkes over for dem der ellers er afvist som asylberettigede eller på tålt ophold og burde rejse ud af danmark den hjemsendelsespolitik der blev aftalt med finansloven i år det såkaldte paradigmeskifte undergraves og flere får nu lov til at blive i danmark

statsministeren talte i tirsdags i sin tale meget om tillid

et hastigt voksende befolkningstal i afrika og mellemøsten

milliarder mennesker i afrika som forventes fordoblet frem mod to tusind og halvtreds stadig flere der vil søge mod europa en ny italiensk regering der nu slækker på kursen over for migranter der søger over middelhavet et utilregneligt tyrkiet titusinde og syvhundrede migranter til grækenland alene i september måned eu lande der nu begynder

lave en fordelingspolitik der gør det mere tillokkende at forsøge den illegale rejse til europa

er det vigtigere end nogen sinde at vi holder en stram kurs på udlændingeområdet det er ikke tid til at slække

når man synes det er så horribelt at så mange politifolk i midtjylland skal bruge deres tid på udlændinge på kærshovedgård der ikke opfylder deres meldepligt så skal vi sætte hårdere ind over for de udlændinge der opholder sig ulovligt i danmark og nægter at udrejse ikke som sf og radikale foreslog i går ved at slække på kontrollen over for de ulovlige udlændinge og når nu lindholm er aflyst det er jo den nemme del hvor skal dem på tålt ophold så være skal de så på sjælsmark og gøre livet mere utrygt for borgerne i det område altså nu hvor de afviste asylansøgere dér åbenbart skal belønnes for ikke at være rejst ud af landet der er mange spørgsmål til den nye regering

men vi er også klar til at give aktiv modstand når vi synes tingene trækker skævt

skal hele det danske samfund være parat til at rykke sammen om opgaven for at gøre det på en måde der også sikrer danmark vækst og arbejdspladser i fremtiden så det ikke bliver afvikling men udvikling

også klar til at give regeringen modspil når den viser eftergivenhed over for mere eu regulering eller eftergivenhed over for sine støttepartier i udlændingepolitikken

og var det ellers ikke lige præcis det

i statsministerens tale

helt derop men tak for ordførertalen og tak for den fremstrakte hånd til regeringen om samarbejde på de områder hvor

thulesen dahl omtale arne det kan næsten lyde som om vi har en fælles interesse i at der findes en god løsning med med tidlig

ordføreren har haft en rimelig central rolle

man næsten fik afskaffet i to tusind og elleve efterfølgende har man så forsøgt

seniorførtidspension som var meget lidt søgt og efterfølgende

en ny aftale som som stadig væk venter på at blive implementeret

at der er behov for at vi laver en

folk der har knoklet mange år på arbejdsmarkedet og som har behov for at kunne trække sig værdigt tilbage tidligere

får forbedrede vilkår for at kunne trække sig tilbage det

er en rigtig rigtig god idé jeg tror det

i den offentlige debat ønsket om at hvis man kunne lave en model

folk der har været mange år på arbejdsmarkedet i fysisk nedslidende jobs kunne trække sig tilbage lidt før andre så så ville det være rigtig rigtig godt

nu står vi så her i oktober måned og får at vide at vi måske vil se

kan se ud til næste sommer

har lovet at vi kommer med et bud fordi vi synes det her

jeg tager sådan set også ordførerens

at dansk folkeparti er klar til at forhandle en løsning som kan sikre en tidligere tilbagetrækning

hvorvidt der står forligsjura i vejen for at lave en egentlig aftale

interesseret i at høre om ordføreren deler den vurdering nemlig

forligsjura i vejen for at vi kan lave en aftale hvis vi kan

vi fik en indholdsmæssig diskussion om de nedslidtes forhold og jeg vil egentlig bare sige

hvordan man kan lave en afgrænsning som virker fornuftig også for dem som jo ikke kommer med på vognen altså hvordan sikrer man de

stadig væk er en del af efterlønsordningen betaler ind til efterlønnen

på en journalist der var til stede under den socialdemokratiske kongres siger

taler om her men det er jo ham der er spydspidsen i forhold til at skulle være

forhold til socialdemokratiets udlændingepolitik

selv meget svært ved at forstå den og ved at beskrive udlændingepolitikken for inden valget

blå blok om om en stram udlændingepolitik og nu på den anden side

er det lempelse på lempelse i samarbejde med med de røde partier

kristian thulesen dahl for min forståelses skyld hjælpe mig med at prøve

beskrive socialdemokratiets udlændingepolitik

vi kunne tage et medlem af dyreriget altså et dyr simpelthen

eksempel være en løve der stolt kæmper for hvad den har kært eller en struds der stikker hovedet i jorden eller måske en kamæleon der skifter farve efter

men dyreriget er som sagt stort så jeg vil lade det være op til herre kristian thulesen dahls

morten østergaards side og erklære mig enig over for sådan en journalist

lempelser han nu havde fået igennem i udlændingepolitikken

stor forandring en ny retning

østergaard endda betegnede det som

stram udlændingepolitik set lyset af de mange lempelser der er

til socialdemokratiet om at huske på det der blev sagt i valgkampen det danskerne blev lovet og det er altså en anden retning end den der forhandles når støttepartierne kommer ind i forhandlingslokalet det er klart at hvis man nu laver en finanslov her i efteråret hvor man laver nye lempelser fordi der bliver presset nye lempelser igennem ja så står vi jo et endnu ringere sted når vi mødes igen end vi gør nu

de første ti lempelser vi taler om og effekten af dem og kan vi så se i møde at det fortsætter i det tempo ja så

morten østergaard som helle thorning schmidt gjorde da hun var statsminister

grønne farve vi altid har båret i radikale venstre

har forstået at man her har fundet en problemstilling altså klimaforandringerne som man ikke mener kan løses med en grænsebom

er jo i sig selv epokegørende for dansk folkeparti at der

uforbeholdent rose at man har tilsluttet sig målet om halvfjerds pcts reduktion i

at det handler om en halvfjerds pcts reduktion i danmarks udledning af drivhusgasser

at vi samarbejder om at løse den opgave som jeg også sagde i min tale tror

man kan nå det medmindre vi i et meget meget bredt samarbejde både her i folketinget men også med erhvervslivet landbruget osv står sammen om det og finder løsningerne

halvfjerds procentsreduktion så vi bliver

nødt til at have nogle rigtig rigtig grundige diskussioner om hvordan vi når

det mål det mål skal nå på en måde som jeg også siger i min tale

fortsat i danmark har vækst og udvikling

ved at vi for eksempel halverer dansk svineproduktion hvis man så øger svineproduktionen i ukraine og polen og der så kommer

klimaaftryk ud af det jeg ved ikke om det er

over at vi havde fundet et eller andet her at der var noget over landegrænserne vi blev nødt til at

kampen mod klimaforandringer er jo at alle er nødt til at stramme sig an alle lande er nødt til at gøre deres yderste og det

hvor vi ser en mulighed for at

at tage de ord i sin mund at det handler om at danmarks udledning af drivhusgasser i to tusind og tredive skal reduceres med halvfjerds procent og det er jo fordi

dahl går meget op i antallet

kristian thulesen dahl mener vi skal reducere med

jeg har besøgt aalborg portland flere gange

to procent af danmarks energiforbrug og en del af det er baseret på fossile brændsler

ret godt bekendt med aalborg portland som en stor virksomhed i nordjylland hvis vi lukker aalborg portland i morgen

en masse af danmarks forpligtelser men hvad nytter det hvis vi stadig væk skal bruge cementen og vi så importerer den fra en fabrik i tyrkiet hvor klimaaftrykket

derfor vi skal nå den her målsætning som vi har tilsluttet os på en måde hvor vi sikrer at vi lever op til de ting vi sætter os som mål men gør det på en måde så vi ikke bare eksporterer et problem til andre lande så

lige præcis her troede jeg egentlig jeg havde fundet en eller anden

hjælper det helt op imod en hundrede og tredive mennesker om året det består mest i at røre rundt i gryderne ordningen kommer til at omfatte syttentusinde

overførselsindkomster reelt vil det hjælpe en hundrede og tredive

om året

stemme for det hvis det virkelig

ikke kan arbejde femten timer om ugen er det så ikke logisk at de har

handler jo om mennesker der har slidt og slæbt sig frem til

en værdig afgang fra den del af arbejdsmarkedet

da logisk at mange af de her mennesker ikke kommer fra en fuldtidsbeskæftigelse og ind i

sygemelding der berettiger til seniorpension det er da logisk

hundrede og tredive mennesker det handler da om en masse mennesker der får ro i sjælen fordi de ved at de seks år før folkepensionsalderen faktisk på en mere værdig måde kan få lov til at få en ydelse og ikke blive belastet af at de bliver

af kommunens jobcentre og skal komme til samtaler og alle mulige ting

at de kan gå fra fuldtidsarbejde til pension så det er da bedre end det vi har i dag for det vi har i dag duer slet ikke

så svært at regne ud hvorfor vi stemmer for det men det jeg spurgte

der er spørgsmålet igen er i mus eller er i mænd når det kommer til i virkeligheden at række en hjælpende hånd til de mennesker som enten er udslidte eller

lede over til det næste spørgsmål når vi kan finde en model for at der er sammenhæng mellem hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet og hvornår man får får mulighed for at gå på pension

tage yderligere skridt for at hjælpe nedslidte seniorer ja selvfølgelig kan vi da det og og vi er helt parat til at gå ind i den diskussion

være at sf bliver mere utålmodige og forinden vil lægge et forslag på bordet

på objektivt grundlag baseret ordning om at

ret til at gå på folkepension før andre

mange snakker om det her men men dem der udfordrer os på

dahl tale om en mand der hedder arne rigtig mange gange og jeg kan forstå på herre kristian thulesen dahl at i dansk folkeparti næsten ikke

også vældig utålmodig nu sagde

dahl også lige før at i dansk folkeparti ønsker man faktisk forbedringer for mennesker som er nedslidte i årene op til pensionsalderen dem vil man rigtig gerne gøre noget for

dansk folkeparti om noget andet der kommer til at ske næste år ud over at vi skal tale

en afstemning om hvorvidt folkepensionsalderen skal stige igen altså ikke

den her famøse model som vi alle sammen glæder os til at se men skal folkepensionsalderen stige igen vil dansk folkeparti stemme for eller imod når det kommer til afstemning

når vi ikke op til valget har sagt at vi ikke vil være en del af den aftale længere så er vi en del af den aftale i den her valgperiode sådan

vil opfinde en ordning hvor nogle udvalgte grupper får ret til at gå på folkepension før andre så siger vi bare

hvis man skal leve op til det løfte man der har givet til danskerne så kræver det jo at man starter med at lægge på bordet for alle os andre hvad det er man gerne vil have gennemført

vil give flere rettigheder for nogle udvalgte grupper til at kunne gå tidligere på folkepension det svære er at forklare den murer der ikke får den

eller den tømrer der ikke får den ret eller den sygeplejerske der ikke får den ret

gruppen det ansvar bliver man nødt til at påtage sig

at man har vundet valget at man har lovet det her så derfor er min utålmodighed

rige rundt

og snakkede om hvordan pensionsalderen

alle diskussioner der har været om det her har jo også taget udgangspunkt i at der er den fælles aftale med et meget meget bredt flertal herinde

en åbningsdebat som her vi står ved det vi har sagt vi står ved det vi har lovet danskerne vi står ved de aftaler vi har lavet her i folketinget så laver vi en seniorpension for at dem der er nedslidte får mulighed for at seks år før folkepensionsalderen

det tidspunkt nu hvor halvdelen af dem der faktisk kunne være

på en måde bliver hængende på arbejdsmarkedet for der er også rigtig mange der gerne vil blive på arbejdsmarkedet det vi skal give mulighed for er jo at dem der fysisk ikke kan klare det bliver hjulpet enten selvfølgelig værdigt ud af arbejdsmarkedet eller til at kunne begå sig på en måde på arbejdsmarkedet hvor det kan fungere for dem der skal vi blive meget bedre som samfund og det vil vi meget meget gerne arbejde sammen med hele folketinget om

en rigtig god aftale den tidligere regering og dansk folkeparti omkring at skærpe straffene for overtrædelse af opholds og meldepligten

har hævet straffen meget markant

vi har hørt om det i midt og vestjyllands politi langt flere betjente end vi havde

skal der bruges på det og så vil jeg høre om

thulesen dahl som en del af forligskredsen

må man rykke rundt så en politikreds ikke skal være urimelig hårdt belastet af at der ligger et udrejsecenter

til de udlændinge

er på tålt ophold og som jo jeg havde nær sagt skal stresses forstået på den måde at de skal de skal have en interesse i at rejse ud af det her land altså vi taler jo om en del mennesker som er dømt

narkokriminalitet og som i forbindelse med dommen for det

skal altså føle sig stresset i dagligdagen de skal ikke føle at det er en dans på roser at være i det danske samfund derfor er vi jo strammet det i et godt samarbejde også med

fået strammet reglerne meget markant for at folk for eksempel skal overholde deres meldepligt og når de så ikke gør det skal de ryge i fængsel det irriterer dem ja

skaffe de politimæssige ressourcer der sikrer

tidspunkt finder ud af at de skal effektuere den udvisningsdom de rent faktisk har fået i stedet for

er vigtigt at borgerne i en politikreds jo ikke skal være belastet af at man tilfældigvis har lagt et udrejsecenter og så har vi lige en udfordring med anklagemyndigheden det synes jeg også vi i fællesskab må må tale med ministeren om nu

forhandlingen om en ny flerårsaftale

ting vi taler om haster jo det er også derfor det er lidt paradoksalt hvis vi alle sammen er enige om at det faktisk haster at få forstærket politiet og anklagemyndigheden

dansk folkeparti også valgt at bakke op om et halvfjerds procentsreduktionsmål

undre lidt at dansk folkepartis formand

argumenterer for at man bakker op omkring den her målsætning for at holde enhedslisten og alternativet uden for indflydelse altså ved at acceptere den politik vi for syv måneder

godt tænke mig at høre om man fra dansk folkepartis side har tænkt sig at det skal være reelle reduktioner altså ikke at fortsætte

de forslag der er kommet fra alternativet og enhedslisten i min optik mere har at gøre med at afvikle end med at udvikle og vi ønsker

det danske samfund og også fortsat at kunne have arbejdspladser vækst og ting og sager

nogle valg i forhold til hvordan man når målet

noget skrivebordsteknik eller om man faktisk skal have realiteter

enig med statsministeren når hun siger

ved at der er et meget bredt flertal i folketinget der nu accepterer at vi går fuldt og helt ind i det her arbejde sammen med et erhvervsliv

et landbrug som har vist at man faktisk kan have en stigende produktion i danmark med et faldende klimaaftryk altså der er så mange aktører i det her der vil gøre det her reelt der ønsker reelle forandringer

vi går det tror jeg fuldt og fast på kan ske med med alle de aktører der har meldt sig ind nu

når vi siger en halvfjerds procentsreduktion i drivhusgasser

om at tage fat på eksempelvis dansk landbrug og ikke lave skrivebordsøvelser a la

og hvad man kan gøre inden for klimaområdet men faktisk lave reelle reduktioner

og han kunne jo også vise hvordan landbruget siden nitten halvfems har kunnet

en større produktion af landbrugsvarer i danmark med et

håber at opnå ved at vi melder os ind i den her diskussion er jo

man ser landbrugserhvervet som en medspiller og ikke en modspiller og det handler jo også

arbejder forskningsmæssigt med tingene

at den ikke ved så det handler jo om at forske og udvikle og finde nye veje

den trettende september i år læse at df vil bruge halvdelen af den årlige udviklingsbistand altså

på klimatiltag i andre lande det beløb svarer til cirka tyvetusind sosu stillinger mener df at det er vigtigere at bruge danske skattekroner på klimatiltag i fremmede lande frem for eksempelvis at drage omsorg for ældre mennesker

rigtigt siger en hel del penge nul procent procent

udviklingsbistand og når vi ser på

de mange milliarder danmark i dag bruger på at hjælpe mennesker i andre lande så mener vi at man

at en større del af den pose penge man bruger der

der strømmer til europa i endnu større tal skal vi have folk til at

at de skal blive boende i de områder af verden hvor de i dag er

forventeligt vil blive fordoblet

der kommer klimaforandringer der gør at der er nogle steder hvor

sund fornuft at vi hjælper med til at man så kan bo andre steder i sin egen del af verden frem for at søge til europa så jeg synes det er sund fornuft at vi kigger på hvordan en større del af den danske udviklingsbistand i virkeligheden også kan være med til at sikre de tilpasninger til en ny situation der opstår som følge af klimaforandringer i stedet for at

og i værste fald er kontraproduktiv det er også derfor at nye borgerlige mener at den skal

kristian thulesen dahl kan forstå hvis der sidder ældre mennesker rundtomkring på plejehjemmene i danmark og undrer sig over at dansk folkeparti

på at sende ud til fremmede lande hvor der skal bygges vindmøller eller hvad man nu finder på frem for at bruge pengene på det som df plejer at slå sig op på

ikke vil hjælpe med til at sikre at folk kan blive boende i de egne af verden

de rent faktisk kommer fra men men vil

skabe en endnu større grobund for at de mennesker vil flytte sig til europa og til danmark

i udviklingsbistand som fru pernille vermund siger

på noget der er nyttigt altså i virkeligheden sikre at hvis hvis et område

meget fornuftigt at danmark

i dag det troede da jeg egentlig at hun ville blive glad

skattestop altså vi blev så glade for

rasmussens tale om skattestop at vi faktisk synes at det også burde føres som politik efter to tusind og nitten og det er jo fordi vi gerne vil have ro omkring skatten

flertallet er at man har en lang række forslag til skattestigninger der er vi jo så også enige i

vedtagelse vi har lagt frem for folketinget i dag

på det danske samfund i den erkendelse at det jo

igennem vores fælles skattebetaling

fælles jeg ved godt at liberal alliance er gået til valg på i sin egen optik

gør vel heller ikke noget at vi er lidt forskellige

en større mulighed end andre for at vælge hvornår man vil trække sig tilbage

også kunne se i årene der kommer at jo flere der får større opsparinger til egen pension

i forhold til hvornår man synes det rigtige afrædelsestidspunkt er

vi oftest taler om når vi taler om seniorpension når vi taler om arne osv

inden for fysisk hårde brancher og i mange år også inden for jobtyper hvor man typisk har fået så høje lønninger

opsparingen desværre ikke er så stor de har ikke den samme mulighed som som dem der i dag har fleksibiliteten

dem skal vi kere os særligt om det er derfor vi

har en fremstrakt hånd i forhold til kan der findes nogle modeller til at hjælpe de mennesker bedre

bekymringen for nogle af de nedslidte på vores arbejdsmarked

at med de aftaler der er indgået har vi ligesom taget hånd

en del ting ind der skal ske i fremtiden altså vi skal blive meget bedre til at tage hånd om nedslidte også i forhold til muligheden for at blive omskolet altså vi skal blive bedre til hurtigere at afklare folks situation

der føler sig på kanten af arbejdsmarkedet og føler sig som kastebold i vores system det

kommunernes jobcentre og lignende der er vi simpelt hen ikke gode nok

flere initiativer arbejdsmiljøet er jo en oplagt ting det er klart at folk der arbejder inden for brancher hvor man bliver meget nedslidt hvor man ikke kan se frem til at skulle arbejde til man er ni og tres år i fremtiden eller halvfjerds år eller derover hvis folkepensionsalderen skal stige ud over det det kan man sagtens

den overhovedet skal men det er jo det der ligger lige nu

sig gøre for dem at blive så lang tid på arbejdsmarkedet

dahl mener at der er brug for andre muligheder for at trække sig fra arbejdsmarkedet

blive passet bedre på på arbejdsmarkedet men for at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere eller der er taget hånd om den del

folkepensionsalderen kan trække sig den har til formål at sikre at det bliver et nyt system ikke i kommunerne

tilslutter sig udmøntningen af seniorpensionsaftalen

specielt hvis de har arbejdet inden for fysisk nedslidende brancher får mulighed for at trække sig før andre og så er vi jo tilbage ved den gode arne arne og om der kommer en model på et tidspunkt

dahl holder statsministeren op på hendes egne ord og egne løfter

vi fik i åbningstalen i tirsdags men også de enormt konkrete løfter der blev udstukket inden valgkampen nu talte herre jesper petersen i dag

afbureaukratisering det kneb dog

med at give et konkret svar på hvad det

og konkrete svar er jo noget af det vi mangler fra socialdemokratiet generelt

er noget af det der ligger dansk folkeparti meget

herre jesper petersen og socialdemokratiet en lille smule

det har skiftende regeringer slået sig op på

tirsdags vi så at ældre sagen var ude at

indrette det på en anden måde så

lavede i fællesskab med klippekortordningen hvor man som ældre får nogle rettigheder til at

man selv synes er det mest logiske så klippekortmodellen er jo et eksempel på noget

kunne inspirere andre til at arbejde

om i dag er afskaffelsen af efterlønnen

nedslidning og arne man fristes til at sige arme arne som nu ønsker at han bare kan få en

at tænke lidt tilbage på dengang da vi afskaffede efterlønnen

jo ikke så gammel i politik og jeg kan forstå på socialdemokratiet at noget af det værste der overhovedet er sket er at vi har afskaffet efterlønnen så kan herre kristian thulesen dahl ikke hjælpe mig men i særdeleshed også

nu sidder hun så sammen med formanden for det parti som hun vil sige tvang hende til det men sådan kan det jo gå så så gruelig galt i dansk politik

og nu ser vi så måske det samme ske de næste fire år det håber vi jo ikke

at efterlønnen er afskaffet sidst jeg slog

og nu må nogen rette mig hvis de har et bedre tal var

det er altså en ordning som vi italesætter som en der er afskaffet

og firstusind forventer vel i et eller andet omfang at der er en ordning for dem der gør at de kan trække sig tilbage tre år før på de vilkår der nu gælder eller få den skattefri præmie hvis de bliver ved med

en ordning man kan være en del af

lommer i det danske samfund hvor tingene foregår fuldstændig anderledes end i det almindelige danske samfund hvor vi har nogle parallelsamfund

man kom fra oprindelig da familierne kom til danmark det er et kæmpestort problem og det har vi så prøvet

vi definerer de her parallelsamfund for at kunne tage nogle særlige

i forhold til til de områder og der er det en del af det at få børnene til at være en aktiv del af det danske samfund og blive fuldstændig integreret i det

men det skal jo skygge over at vi grundlæggende har den holdning at vi synes at hvis almindelige danske familier i øvrigt ønsker

barns levetid på i højere grad at være hjemme hos det barn og være med til

aktiv del af det barns liv skal der være bedre muligheder for det og det er derfor vi har

og det er ikke et mål for os at styre familiernes valg her det er et mål for os at give familierne valgfrihed det er det også når eu for eksempel blander sig i barselsreglerne altså når eu kommer og siger til folketinget at vi ikke er store nok til selv

vurdere fordelingen af barselsorloven

i en familie så siger vi jo også at det ikke duer så siger vi til eu i skal blande jer udenom

selv finde ud af og vi vil så lade valget

flere ældre og flere børn osv skal pengene kunne følge med

grundlæggende er vi tilhængere af en økonomisk politik der sætter den kurs og derfor blev vi også glade i valgkampen da venstre det tror jeg de er blevet udfrittet lidt om her i formiddag i virkeligheden som mange tolkede det skiftede kurs og sagde at nu var de også med på

den offentlige sektor vokse

der kommer flere ældre og flere børn og så videre

udvalgte områder blandt andet ældreområdet et ønske om at der bruges flere penge ud over det

er behov for flere penge der savner vi som jeg også sagde i min tale nogle afklaringer det er der hvor jeg tror at

regering og kan vi få noget indflydelse på den førte politik

tager vi den indflydelse så det er i hvert fald et tilsagn om at vi i den her valgperiode vil byde os til og de steder hvor vi kan få noget indflydelse på

for sf i valgkampen støttede dansk folkeparti minimumsnormeringer

meget kan man sige uideologisk indgang til det der med hvordan man styrer den

pengene skaffes til det så vi er meget spændte på den

hvor vi har forstået at sf vil komme med et krav om en halv milliard kroner

så må man jo gå ud fra at der skal være flere penge en fordobling eller noget der ligner i i årene efter

der hedder mindst en voksen til tre vuggestuebørn og mindst en voksen til seks børnehavebørn

model vi håber bliver gennemført kunne dansk folkeparti finde

at barnet har det godt og der så vi

det tidligere at der er steder hvor tingene ikke fungerer godt nok og det vil vi meget gerne

en pædagog er alene på vagt

særlig udfordring hvis man i ydertimer har mange situationer hvor man står alene med en børneflok

kan det somme tider blive for meget og så er det vi kan se nogle

nu har sf jo sin model og vi er meget spændte på at

vigtigt krav for sf ligesom der jo er andre ting der var også ultimative krav i valgkampen i forhold til den første finanslov der skulle gennemføres så det bliver spændende at se hvordan alle enderne når sammen

man siger at det aldrig har været bedre at bo noget sted

især hvis man er kvinde og der er næppe noget sted noget land i verden hvor vi har større mulighed for at forme vores egen fremtid

netop nu aldrig har så mange fået en uddannelse aldrig er så meget strøm kommet fra bæredygtige kilder aldrig har så mange med deres arbejde bidraget til fællesskabet et grønnere og friere og stærkere danmark er ikke noget vi behøver

det er noget vi kan række ud efter og skabe ved fælles kraft

tilliden til os politikere jo faldet uafbrudt

to tusind og et uafbrudt

her ved valgperiodens begyndelse jeg mener oprigtigt at vores mål må være at få borgernes tillid til hinanden tillid til verden og tillid til fremtiden tilbage det er et politisk ansvar og derfor må vi starte

ende som storbritannien hvor politisk opportunisme uansvarlighed og kortsigtethed har ført til et handlingslammet parlament fanget i sit eget spind det er med danske ord en omvendt dalgas hvad udadtil er vundet er man godt i gang med indadtil at tabe de røster i danmark som grebet af stemningen efter brexitafstemningen ønskede afstemning om vores medlemskab af eu har heldigvis fortonet sig

vi som et lille land er i et smørhul med så store muligheder for at præge vores egen fremtid så skyldes det jo lige præcis vores adgang til at dele suveræniteten med andre og træffe forpligtende beslutninger i fællesskab vores eu medlemskab er en adgangsbillet til vores egen fremtid ikke et åg

at valget den femte juni var et vendepunkt et systemskifte forleden kunne ugebladet mandag morgen nemlig fortælle os at den første undersøgelse af danskernes valg viste at tilliden til politikere nu for første gang siden to tusind og et faktisk stiger ikke til noget højt niveau men kurven er knækket et fald er stoppet og det tror jeg skyldes at der er skabt et lille håb et lille håb som nu skal gøres til handling

topmøde om fns verdensmål og de muligheder man så at det gav for dansk erhvervsliv

måske ikke så mange der kan huske men de fleste kan nok huske at folketinget åbnede nogle uger efter

blev resultatet at vi fik et burkaforbud der var ikke flertal for det om morgenen

verdensmål i erhvervslivet burkaforbud i folketinget mistillid tænker jeg i år holdt dansk industri topmøde om klimaudfordringen og de muligheder som den grønne omstilling giver for virksomhederne og i dag har vi en åbningsdebat i kølvandet på at

deler den historiske ambition om at danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med halvfjerds procent inden to tusind og tredive

en verden til forskel på det svar vi giver til vores omverdens krav i dag med den debat vi har i dag

for to år siden efter danmarkshistoriens første klimavalg ser vi ud til at kunne samle næsten alle om en klimalov et bindende mål

om at sætte klimaet øverst på dagsordenen bliver til handling det er et folketing som ikke gør små problemer store

tager de største udfordringer først og det tror jeg er vejen til tillid det er slut med symbolpolitikkens epoke skal

den skare af danskere som lånte mig deres gæsteværelse under valgkampen

som kommer til at handle mere om partiernes ve og vel og vores kamp med hinanden end om det samfund vi har et fælles ansvar for

man lever med konsekvenserne af alle beslutningerne og jeg mener vitterlig

er en selvransagelse og ikke en fingerpegning af kollegaer eller medier det er en oplevelse af at vi alle sammen har brug for at tage vores ansvar mere alvorligt der var så mange der gerne ville dele deres syn på politik at jeg har startet en ny omgang og og forud for det radikale landsmøde overnattede odense hos et par og rikke som havde inviteret havde simpelt hen stemt blankt mange gange i afmagt jeg har ikke brug for at høre hvad i mener om de andre men hvad i selv mener sagde hun

er målet at danskernes håb skal gøres til handling konkret og mærkbart

her heller ikke for regeringens skyld selv om vi er meget bevidste om at det er vores skyld at regeringen er her

så det kan mærkes og ses allerede i den her valgperiode vi

om fire år har vi et grønnere danmark og et friere danmark vi skal have knækket kurven så færre børn vokser op i fattigdom det er vel velfærdssamfundets grundsten lige muligheder hvorfor

skolebørn møde ind med mugne madder i madkassen

har skabt ny fattigdom i danmark

så den kroniske mavepine ikke bliver til stress angst og depression

hvor mere barsel tages af fædre og hvor færre føler sig diskrimineret på grund af etnicitet

vi skal også have et stærkere danmark der er nogle der frygter at et nyt flertal vil lade hånt

vi skal have flere mennesker i job i danmark

som står udenfor i dag dem som virksomhederne ville hente hertil hvis bare de

med udenlandske ægtefæller ikke kan få lov til at bo i deres eget land med deres familie de flygtninge som er i arbejde og som bidrager og

have lov til at fortsætte med det det er egentlig bare sund fornuft

min appel til jer i dag er giv os chancen

strander i os og dem om fire

uanset hvem de er uanset hvornår de kom hertil og uanset hvilken hudfarve religion eller etnisk baggrund de har

danske værdier som vi skal have tilbage så vi om fire år kan sige at danmark er stærkere grøn betyder nu fri betyder trygt stærkt betyder sammen alle sammen vi skal gøre håb til handling med forandring der kan mærkes sådan at tilliden kan bide sig fast lad os smide de gamle blokpolitiske skillelinjer over bord og samles om at skabe

for jeg tror at vi har en fælles passion for det grønne for klimaet

nok også en fælles tro på at vi kan kombinere de ting så danske iværksættere kan gå ud i verden og hjælpe med at løse klimaudfordringerne iværksættere har brug for kapital og derfor har vi også indgået en aftale med radikale venstre

sørge for at vi indførte en aktiesparekonto og investorfradrag

at aktiesparekontoen fortsætter

som var aftalen dengang og at investorfradraget bliver hævet op til ottehundredetusind

på det er jo en skat på investeringer

højeste skatteniveau men ikke desto mindre kan jeg erklære mig enig i intentionen intentionen om at gøre danmark til et grønt iværksætterland kræver også at iværksættere kan få den kapital de skal bruge og at dem der har fået de gode ideer

i verden det var derfor vi lavede erhvervsaftalen dengang hvor vi var i opposition

nu hvor venstre er i opposition til at tage ansvar og være med til at sørge for

også på det her område rykker danmark fremad

at svække de aftaler vi har lavet eller styrke beskatningen af kapital tværtimod synes vi at der er grund til at tage nye initiativer

at anerkende hvor vigtig kapital er for det og vi overvejer selvfølgelig i finansloven om vi skulle lave det man kunne kalde en lille henrik sass pakke for at styrke investeringsklimaet i

det radikale venstre ikke kommer til at stemme for at stoppe indfasningen af aktiesparekontoen

og at det radikale venstre aldrig kommer til at stemme for at øge

venstre nu sidder i en nøglerolle og jo blandt andet

er blevet skrottet og så er spørgsmålet

skal der så ske med de mennesker der er i danmark på tålt ophold vi taler jo om folk der er dømt

risiko for rigets sikkerhed altså noget med terror vi taler om

i forbindelse med dommene for drab risiko

voldtægt og så videre er blevet dømt til udvisning af danmark men ikke vil respektere den udvisningsdom de her mennesker

har vi vadende rundt i det danske samfund i dag og herre morten østergaard ønsker ikke at de skal isoleres på øen lindholm

alle mulige ting der er galt med det nu er stafetten altså gået videre så nu spørger vi

morten østergaard hvad skal der så ske med de her mennesker

man beslutter sig for at samle alle både dem der er på tålt ophold og dem der er afviste asylansøgere alle dem der er enlige i det tidligere åbne fængsel kærshovedgård i midtjylland det var imod alle anbefalinger fra folk der har forstand på det

der kommer ikke noget godt ud af at samle alle folk det samme sted

jeg skulle hilse at sige nede fra stegekanten at man

meget ros for forslaget om at flytte hele problemet til en anden del

til at gøre to ting for det første

sørge for at lande helt grundlæggende bliver bedre til at leve op til det ansvar det er

deres egne borgere opholder sig ulovligt i et andet land

tage dem tilbage det kræver mere internationalt samarbejde ikke en grænsebom

skal man altså sørge for her at håndtere dem der er her på en måde så man ikke koncentrerer problemet ét sted men sådan at lokalsamfundet kan sætte

men indtil det sker har vi altså et aktuelt problem med folk der er dømt for mord folk der er dømt for voldtægt folk der er dømt for at

de blevet udvist af danmark og det vil de ikke effektuere er herre morten østergaards svar så i forhold til dem at de skal leve rundt i

at de så spreder usikkerhed rigtig mange steder

det nemmere for politiet at holde styr på de her mennesker

var at man ikke fik stoppet den her marrakeshaftale som blandt andet ordret handler om at lande er forpligtet til at tage deres egne statsborgere hjem så vi andre må jo gøre det hårde internationale arbejde for der er dansk

ved at koncentrere alle det samme sted så ja løsningen må være at lave mindre faciliteter men der venter vi jo på regeringens udspil vi er enige om

finansiering og jeg tror også vi er enige om at det kræver

er sket i paris med med de gule veste med

enten gennem for eksempel grønne afgifter hvor man kan kompensere med den grønne check

men det mener vi nu alligevel er en del af løsningen altså det at have grønne afgifter det

sådan at vi får mindre forurening

den blev indført for at dække over nogle afgifter

derfor må jeg sige at når det handler om omfordeling

og dermed hjælpe dem på overførsler i stedet for at komplicere skattesystemet eller hvis det

hjælpe dem med en større ældrecheck eller hvad man nu kan forestille sig det er bedre end med en grøn check som vi nu kan se i virkeligheden dækker noget

går vi jo bare tilbage til status quo

jeg siger bare at jeg synes man skal adskille tingene ad hvis man

den adfærdsændring man ønsker og derfor vil vi have omfordelingen ad fordøren med de instrumenter vi har til det det er jo velkendt at vi har holdninger til boligbeskatning og alt muligt andet

hvordan den skal finansieres eller rettere hvem

herre morten østergaard nævnte jo dansk industri i sin tale

ambitiøs visionær og ansvarlig og bevares målsætningen er rigtig rigtig flot men kigger man ned i planen og ser hvem der finansierer den så er det jo de arbejdsløse de studerendes

de fattige familiers grønne check som skal betale for den grønne omstilling

forsøg på et samlet bud jeg skal ikke tages til indtægt

det fortjener ros også fra den yderste venstrefløj at man

hvis man kigger på tværs af hvad radikale venstre står for og jeg ved godt man nogle gange har et ønske os noget andet i skoene så synes jeg ikke at det er et korrekt billede

lavere skat på arbejde og til gengæld højere skat på

bolig eller forbrug så er det jo også noget som sagtens kan laves på en socialt ansvarlig måde

at vi ikke er til den der knopskydning i skattesystemet som komplicerer det altså den grønne check blev indført for at dække nogle afgifter

og derfor skal man selvfølgelig hvis man laver en samlet skattereform have blik for fordelingseffekterne af dét men det nytter bare ikke noget at tro at alting skal kompenseres

de store ambitioner der er i planen men vi er meget uenige i finansieringskilden

mange partier sige at klimaindsatsen

en klimaindsats med halvfjerds procent i to tusind og tredive

fuldstændig på mål for det vi gik fælles frem med i valgkampen

jeg vil også gerne apropos finansiering svare på det ja vi er da helt klar til at bruge råderum til at investere i den grønne omstilling herre jakob ellemann

også enhedslisten er og det er da en fantastisk

brede sig noget af det råderum findes jo fordi vi har

hvordan økonomien skal styres i det her land med det flertal der nu er så satser jeg på at herre morten østergaard som en del af det flertal der har peget på den nuværende statsminister vil holde fast

engageret tale om erhvervslivet så vil jeg selvfølgelig spørge om generationsskiftebeskatning for det er mig simpelt hen en gåde hvorfor det er så vigtigt

lige dér når virksomheden bare skal fortsætte der skal

lov at fortsætte som den er i dag skal den også være i morgen med en ny ejer så man ikke tager kapital ud af virksomheden men bare lader den fortsætte

at det radikale venstre også bakker op om den skattestigning men men jeg hører jo gerne hvis der er kommet nye tanker mens

jo fordi vores prioritet er at sænke skatten på arbejde

det har større samfundsgavnlig

sænkede alle mulige andre skatter under den tidligere regering det var lidt ærgerligt for det

og det var derfor vi ikke var med det vi til gengæld er meget optaget

er vilkårene for virksomheder der har generationsskifte

er en model som jeg tror skal være bedre end den

der er i dag til at skabe tryghed og gennemsigtighed og forudsigelighed om hvad vilkårene er er sådan at vi ikke risikerer at gode familieejede virksomheder tvunget af beskatningssystemet ender med

gerne videre men

ikke bekræfte uanset hvad synspunkt

jo ikke om som man nogle gange hører nogle i debatten sige at det er nogle få meget velbjærgede der bare skal rage noget mere til sig selv

om om en virksomhed kan fortsætte så kan vi have

holdninger til hvordan modellen skal være vi synes jo ikke der skal være den skat men om vi i det mindste kunne blive enige om at det her er noget der vedrører alle slags virksomheder også dem der måske ikke har store overskud og ikke har kapital til

aktiver som kan være produktionsapparat eller andet for at have råd til at generationsskifte og det er derfor måske for nogle simpelt hen bliver

at de så sælger den og så arver man provenuet fra salget af virksomheden i stedet for at den bliver

i danmark så den interesse har vi

tilfælles men jeg synes så også man må sige at

lavere sats end hvis man arver en lille slat penge

radikale har rykket sig på den dagsorden

ottende udbudsrunde som man ellers skulle tilladelse til at gå i gang med for halvanden år siden

vil man fortsætte med at give folk lov til at suge olie op af undergrunden eller mener man med det her stop for

det fordi vi kigger lidt på årstallene

i to tusind og seks og fyrre og i to tusind og halvtreds skal vi være helt

fossile brændsler i danmark og det er også den nye europa kommissions

halvtredserne skal udvinde olie så det er vores

og to og halvtreds vil det sige at man fra radikal side også vil gå ind og se på den syvende udbudsrunde

så vi får stoppet for oliejagten i nordsøen

om de finder noget de kan bruge som er rentabelt

lige nu ved vi at der er nogle der har tilladelse til noget der slutter i to tusind og seks og fyrre hvis de der har fået tilladelse til at lede

de i princippet blive ved til to tusind og to og halvtreds men det vi siger nu er stop for nye tilladelser til at lede

det synes vi er det rigtige tidspunkt og det skyldes jo også

vi kan se at vismændene anbefaler det af klimamæssige grunde men

i stort set samtlige lande der

jo enten diktatur borgerkrig eller andre forfærdeligheder det er ikke så længe siden at vi kunne læse i politiken at den radikale stemmesluger fru ida auken havde haft møde med en

som ikke ville give hånd fordi han fulgte sin islamiske tro og sine islamiske værdier og det skabte vrede og

kunne vi læse mener herre morten østergaard at mere islam i danmark vil betyde mere eller mindre frihed mere eller mindre ligestilling mellem kønnene og mere eller mindre

det er noget af det som kan forklare hvorfor der var så mange der blev skræmt af den debat der var under folketingsvalgkampen altså skal stå herinde og diskutere noget som er så grundlæggende en frihedsrettighed nemlig retten til at tro på det du vil og have den

religiøse overbevisning du vil det er fundamentalt i al vestlig kultur

ja fru ida auken havde et kort møde med en

give hende hånden og det er da måden at håndtere den slags ting på

den måde vi håndterer det på mellem mennesker men det at udskamme alle andre der

har den samme religiøs overbevisning er for mig grundlæggende i fundamental strid med alt hvad der er danske værdier og derfor

at politikerne nægter at svare på de spørgsmål de bliver stillet og det hører vi så også her fra herre morten østergaard som jo åbenlyst ikke vil svare på om islam

fru ida auken blev mødt af forleden dag gennem imamen der ikke ville give hånd fordi fru ida auken er kvinde

og deres indflydelse på vores samfund giver mere frihed eller mindre frihed

og hvordan nogle mennesker tolker deres religion kan være vidt forskellig fra hvordan andre mennesker tolker deres region og derfor er jeg imod ufrihed af enhver slags

ekstremisme af enhver slags både den politiske

ekstremt synspunkt når man for eksempel fra nye borgerlige har sagt at man ikke ønsker at muslimer skal kunne få statsborgerskab jeg synes det er

tak fordi man vil lave et opgør med symbolpolitikken nu hvor man har fået smidt våddragten og er flyttet hjem til egen familie kan vi lave et opgør med symbolpolitikken og diskutere det væsentlige

og som tidligere økonomiministre det har vi jo tilfælles vi har

savner margrethe vestager altså savner

som taler om de udfordringer dansk økonomi står

det er vel trods alt det der gør at mange mennesker har et vist håb til det radikale venstre de kommende fire år

rigtig glade for at hun passer det

hele danmarks vegne og tak til regeringen og statsministeren for

genudpege hende

synes jo faktisk at jeg forsøgte meget klart at sige at vi står vagt om

økonomien skal blive stærkere i de kommende år og når herre simon emil ammitzbøll bille ser tilbage på reformsporet ligger der vel en vis portion selverkendelse i det

havde de afgørende mandater og hvordan gik det med reformsporet

for dansk økonomi har stadig brug for nogle der vil se på reformerne lad mig citere herre morten østergaard fra afslutningsdebatten i sytten der karakteriserede ordføreren sig selv som en

at få opmærksomhed og man kan vel sige at der ikke skal så meget til for at imponere mere end

de fire år hvor liberal alliance havde de afgørende mandater

på grundlag af et ønske om at øge beskæftigelsen i danmark styrke råderummet det kræver nye ansvarlige beslutninger og jeg vil da invitere liberal alliance til at melde sig ind i stedet for at stå lidt småsure ude ved siden

morten østergaard sluttede nemlig i forhold til hvad der gør det her samfund

hvad der gør os til et bedre sted jeg er jo glad for den radikale tilgang at danmark er et godt sted en positiv tilgang i stedet for den lidt triste tilgang andre har til det og jeg glæder mig over tilkendegivelsen fra herre morten

det radikale venstre indgik med den tidligere regering om

investorfradrag og aktiesparekonto står står ved magt

aktieindkomstbeskatning og det er jo ikke fordi jeg er bekymret for

nogle investorer men jeg er ret sikker på at det radikale venstre deler den samme opfattelse

den kapital der skal være med til at udvikle

den kapital der skal være med til at virksomheder inden for den grønne omstilling kapitalgrundlaget til at

ekspandere til at forfølge drømmen til

få ideen solgt uden for landets grænser

skal hæves som regeringen jo

ikke stiger af hensyn til kapitalens ståen til rådighed for

skattepolitik har det med at blive frygtelig kompliceret men i virkeligheden

se at vi foreslår og det kan være at man ikke altid er enig i det

så vi får en bedre folkesundhed og mindre rygning men vi ønsker at styrke investeringerne og derfor har vi ikke nogen forslag

har adgang til kapital har muligheden for at skabe den vækst som er forudsætningen for

jeg skal bare høre kan det radikale venstre se sig selv i en finanslov der begrænser arbejdsudbuddet

svækker arbejdsudbuddet og hvis et initiativ gør det må det suppleres af andre initiativer der kompenserer og at vi samlet set øger beskæftigelsen det er jo det

så ikke bare i almindelighed sige skal vi ikke være enige om

året som viser at en ufaglært mand på tredive år ikke alene kommer otte år tidligere på arbejdsmarkedet end eksempelvis en jurist men han dør også syv

år tidligere end juristen han har en forventet levealder på seks og halvfjerds år og en pensionsalder på tre og halvfjerds en halv år og det betyder desværre meget få år på

og sandsynligvis et pensionsliv i en sygeseng hvorfor skal pensionsalderen være ens når det er sådan at levealderen

jo ikke i sig selv et argument for at den skal blive ved med at være det jeg siger bare at

kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet ikke fordi vi er gået på førtidspension fordi vi er blevet syge men tiden for folkepension

vi får på folkepension

bliver det problem større hvad kan den unge mand forvente fra radikale venstre synes radikale venstre at uligheden er okay eller har radikale venstre faktisk også et svar

sådan at vi undgår at ens arbejdsliv eller ens liv i øvrigt fører til at man har en ringere sundhedstilstand det andet er at vi synes det skal være muligt at gå fra også mere end de tre

folkepensionsalderen hvis man har mistet evnen til at arbejde og der er det bare at principperne kolliderer lidt for det synes vi egentlig skal være

gælde for den dårligst stillede sygeplejerske også selv om

har mere uddannelse end den mest sunde og bedst stillede ufaglærte

ikke straffe folk for ikke at have taget en uddannelse vi skal behandle folk

enorme forventninger til herre morten

det radikale venstre og det er jo

et interview som fru sofie carsten nielsen gav

helt tilbage i slutningen af maj måned

lidt en opfølgning på mine to partifællers spørgsmål og der afviser fru sofie carsten nielsen

de socialdemokratiske tanker om skattestigninger

helt generelt vil stå ved om jeg så må sige det som herre morten

partifælle på daværende tidspunkt mente om

vi gerne at vi øger beskatningen på forurening og på usunde fødevarer for at nedbringe forureningen i danmark og for at styrke folkesundheden men samlet set synes vi også at skatten på arbejde skal sænkes

det er jo vores skattepolitik den tror jeg er er velkendt og herunder gælder altså også

investeringer ved at gøre de ting vi har aftalt og ikke

sporet forsøge at udrette så meget som muligt vi håber meget venstre gerne vil være med men indtil da må i jo

opfattelse og står ved det som hans partifælle sagde før

problemet er jo her at at disse socialdemokratiske forslag om skattestigninger ikke er forsvundet siden valget desværre kunne man få herre morten

til at give sådan en temperaturmåling på hvordan han ser muligheden for at det radikale venstre så indgår i en eller anden finanslovsaftale med socialdemokraterne hvis herre morten østergaard som vi jo ad flere omgange nu her har hørt det er så klar i sin afvisning af de her socialdemokratiske skattestigningsforslag hvad

vedtagelse at man er meget bekymret for skatte og afgiftsstigninger i oppositionen men til gengæld

cigaretafgiften skal sættes op og på den måde er der jo nuancer i alle synspunkter så mon ikke vi kan finde hinanden i nogle

uddannelsessystemet efter mange års besparelser

jeg stadig mangler at høre lidt om fra de radikale er hvor pengene skal komme fra hvornår ser vi forslag til finansiering fra det radikale venstre og kan vi forvente at se nogle forslag fra det radikale venstre som ikke vender den tunge ende nedad men som tværtimod

derudover også som altid

social balance i forhold til at sikre

spørge hvad mener det radikale venstre om den forhandlingsreserve som regeringen har lagt op til i finansloven

er kommet med i vores eget udspil til finanslov hvor vi jo foreslår

vi skal indføre en balanceskat for bankerne vores forslag vil indbringe en milliard kroner ekstra som vi for eksempel kan bruge på minimumsnormeringer

den grønne omstilling hvad mener det radikale venstre om

der fortsat et omprioriteringsbidrag

også nogle på folkeskoleområdet så ja der er behov for

at vi også finder måder at finansiere de ting på ud over den forhandlingsreserve der ligger og det vil også fremgå af vores

har vi jo i kølvandet på en række af de

måttet tage mange initiativer fra offentlig side og på den anden side

den første løkkeregering helle thorning regeringen og den seneste regering hvor liberal

at der skal tages initiativer som øger beskæftigelsen i danmark som øger råderummet

og så skal der åbnes for at man kan hente faglært arbejdskraft uden for

under det tidligere flertal og nu

af grundlaget for at regeringen kan dannes så

med det og derfor finansierer vi heller ikke nogen af vores forslag med det men det ændrer jo ikke på at det stadig væk grundlæggende er er vores synspunkt og vi glæder os over til trods for den blæst der har været at vi jo til næste år i hvert fald kommer til at se at folkepensionsalderen igen

der var vi jo enige om at når folkepensionsalderen når halvfjerds så skal vi lige tænke over hvordan fremtidens pensionssystem

store muskler til at accelerere den grønne omstilling glimrer tydeligt ved sit fravær

det er reduceret til kun hundrede million kroner til nogle eksportindsatser lidt grønne tiltag simpelt hen en

vil gerne spørge herre morten østergaard

for at sikre erhvervslivets rammevilkår i den kommende klimalov

i øvrigt på den generelle parathed i erhvervslivet til

vi skal understøtte derfor synes jeg jo at vi skal øge forskningsbevillingerne i stedet for bare at flytte rundt på dem

vi skal øge udviklingsbistanden i stedet for bare at flytte rundt på den og så synes jeg i forhold til erhvervslivet at vi skal holde op med

en erhvervspakke som en del af vores

famøse grønne milliard men ikke meget om hvordan den skal prioriteres

prioritere for den grønne forskning så vi

al den rene luft og den vedvarende energi og alt hvad i skal måles på som

bare tage et initiativ som er anbefalet af en anden erhvervsorganisation nemlig landbrug fødevarer som jo selv har foreslået at man udtager sårbar landbrugsjord og det synes jeg da er helt oplagt som noget der kunne reducere

herre morten østergaard sagde at vi ikke skal være så bekymret for den nye regerings integrationspolitik

at tænke på at at herre morten østergaard sidste år med egne ord

blive klogere og havde en

herre morten østergaard også oplevede

normen er at især kvinderne går derhjemme hvor normen er at børn vokser op og ser at der ikke er

med venstre i spidsen lavede en stor handlingsplan et stort forlig

om udsatte boligområder i danmark

intet der rettede sig mod at få nogen i uddannelse eller i arbejde det handlede om at rive boliger ned det

som har adresse i mjølnerparken ikke kan

så spørger jeg bare hjælper det så at rive huset ned eller sælge

beboerfællesskab for seniorer i danmark eller hjælper det at få de mennesker ofte kvinder til at gå i skole hver eneste dag så deres børn kan se at også selv om man er på kontanthjælp i danmark

skal man altså op og afsted det er jo det vi

jeg håber at vi kan finde socialdemokratiet jeg har set lignende ideer fra dem om at dem der går på langvarig kontanthjælp ikke skal gå derhjemme man skal yde noget til gengæld

kommer ud af ghettoerne og at der slipper en smule danmark ind de steder

hvilket for nogle familier ikke for alle

en undskyldning mændene kan bruge over for kvinderne så

økonomiske incitament et skridt

vi vil få flere af de kvinder lige netop de kvinder ud på arbejdsmarkedet

gøre gellerup til et blandet boligområde ved at ændre på

alment men sådan at der kommer til at være folk der bor i

ejerboliger og så videre så den udvikling kan jeg kun bakke op om vi ønsker færre udsatte boligområder flere blandede boligområder det næste er så at vi må opskole dem der er og forlange som modydelse for kontanthjælpen eller hvad man nu kalder ydelsen

bliver dygtigere det der til gengæld ikke duer og aldrig har duet og aldrig har været et stykke af danmark uanset hvor det er er at tage muligheder fra børn det virker ikke det er ikke godt

fru pia olsen dyhr

og tydelig danskerne krævede en ny retning

for at dele skattelettelser ud til dem der har deres på det tørre vi er allerede gået i gang

ambitiøse klimalov

har skrevet minimumsnormeringer ind i forståelsespapiret forsvinder de planlagte besparelser rundtomkring jo ikke ord gør det nemlig ikke alene ord kan ikke bruges til at skifte ble eller lege med lego gode hensigter

kan ikke trøste en lille pige når hun er ked af det

det skal være storms tur nu det skal være villums tur det er idas tur det er maries tur

hvis vi skal nå op på niveauet for to tusind og ni fire tusind

vi får minimumsnormeringer så

per voksen i børnehaverne det er ikke luksus

fortsætter rigtig mange steder

det er et faktum

at sidde i klasselokaler med halvtreds børn

det del år siden indførte et loft over hvor mange elever der må sidde i klasserne

momentum for politisk forandring

uden tvivl men som vores

håber jeg at statsministeren fortsætter med

de mest forurenende landbrugsjorde til natur

at omstille hele vores samfund til et nulemissionssamfund den regning skal fordeles

en katastrofe

igennem mange år

velfærdssamfund forvitrer

ordentlig hjemmehjælp til deres mor med demens

i guldborgsund det skal kunne mærkes på folkeskolerne i kerteminde

grønnere danmark et mere socialt

er fru ellen trane nørby fra

står i skærende kontrast til det finanslovsforslag vi

det som sf jo har været meget klare

partiets gruppeformand til radio24syv i slutningen af august måned efter at havde været lidt diskussion om hvorvidt det var et ultimativt krav eller ej

voksen til tre børn i vuggestuen og én voksen til seks børn i børnehaven det sikrede vi kom ind i forståelsespapiret der står i forståelsespapiret nu at den her regering skal arbejde for minimumsnormeringer det kom ind i kommuneaftalen at der skal laves minimumsnormeringer og nu skal vi

ikke næste år vi har leveret til minimumsnormeringer for det første fordi vi ønsker at der skal være en god balance mellem faglært og ufaglært personale vi ønsker ikke at den skal blive skæv

ved vi også at det kommer til at tage tid at uddanne de næste pædagoger

det også tage tid at få gennemført ude i kommunerne så i

at vi ser fem hundrede million kroner på finansloven og

radio24syv sagde at sf ville vælte regeringen hvis man ikke fik ønsket om minimumsnormeringer opfyldt

i minimumsnormeringer er det jo rigtigt at man kan skrive minimumsnormeringer er jo elastik i metermål og nu siger fru pia olsen dyhr at det er sfs krav

og én voksen til maksimalt seks børn når vi taler om de store skal det

nogen tvivl om når det så er sagt

i børnehaver som sf bakker op om og som jeg også ser

andet pædagogerne bakker op om og det er jo

og de pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere i sammenhæng ser som det

den tillid måles jo på om det man siger før et valg

også er det man gør efter et valg og der var vel i valgkampen et sted hvor sfs

fru pia olsen dyhr sagde at der var to

indførelse af minimumsnormeringer og det andet var afskaffelse af kontanthjælpsloftet vi støtter ikke en finanslov medmindre vi lykkes lykkes med minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet bum sagde fru pia olsen dyhr endda også bum for ligesom at sætte en tyk streg under

kunne man regne med jeg skal bare bede fru pia olsen dyhr bekræfte at det

man over for vælgerne giver ét indtryk

er overstået arbejder man sådan med det på en anden måde og over tid og det lykkes nok og så videre det indtryk man gav i maj var da at med finansloven for to tusind og tyve er kontanthjælpsloftet afskaffet

som skal opfinde et eller andet andet og på det tidspunkt hvor det så er opfundet og

afskaffer man så kontanthjælpsloftet det er jo noget helt andet end det sf i

alligevel ikke står så hårdt på det man sagde i valgkampen man ville stå på jeg håber da ikke det også er sådan

efter valget jeg kan godt se at

dansk folkeparti måske har en interesse i at

lidt mere mistillid til politikerne jeg synes faktisk vi lever op til den tillid at levere på kontanthjælpsloftet jeg ville gerne have gjort det endnu hurtigere det skal der ikke være nogen tvivl om og hvis

gå op i at der er fattige mennesker i det her land der har brug for en hjælpende hånd derudover har vi sådan set også stadig væk til gode at forhandle finansloven og jeg forventer at vi kommer i

var et citat fra herre niels helveg petersen

er noget andet som vi kort berørte i forståelsespapiret og som

nemlig at der udeomkring i den almene boligsektor er

er omfattet af den her ghettopakke og hvor man har en oplevelse af at man ikke rigtig ved

danskerne havde af hvad det handlede om

ikke ældre mennesker der bor i et seniorbofællesskab er der noget vi i fællesskab kan gøre for at den aftale som sf var en del af

fører til en enorm utryghed hos alle mulige borgere rundt i i danmark

ramt af det man kalder ghettoaftalen som er det

for netop at sikre en blandet boligmasse

og det er jo en rigtig god måde at gøre det på de steder hvor man river boliger ned for eksempel i odense og i aarhus laver man jo erstatningsboliger fordi man godt kan se at

er at integrationen går helt skævt hvis vi sørger

de mennesker med de største integrationsudfordringer vi har brug

og er det præcise boligfællesskab som jeg

og er noget københavns kommune har besluttet fordi boligen ganske

vi deler helt intentionerne om om de blandede boliger det jeg taler om

okay at tænke over trygheden for de borgere der er berørt af det

ser brandgodt ud hvis man man kommer derud forbi men til

kommunekasse der ser knap så godt ud og og derfor har vanskeligt ved at ordnet fordi der var tyve for mange tror jeg der manglede

herre morten østergaard taler om nogle af de her steder hvor det handler blandt andet om et år eller lignende i forhold til hvornår man kan leve op til de kriterier

er ved at slå igennem vi har udsigt til at der er tre tusind almene familieboliger der skal

og hvad er så det næste problem

at mange kommuner og boligforeninger i samarbejde laver nogle udlejningsregler forståeligt nok for at undgå at flere boligområder kommer på de forskellige lister for udsatte boligområder hvor man så kan risikere at tres procent af de almene familieboliger skal fjernes

vi oplever lige nu at der er mange mennesker med lave indtægter der faktisk ikke får lov til at flytte ind i nogle boligforeninger hvor de har stået på venteliste i rigtig mange år

godt tænke mig at høre om ordføreren ikke kan se at der er behov for at justere på de her ghettokriterier for eksempel kravet om at skulle tjene mere end fem og halvtreds procent af gennemsnittet i den region boligforeningen ligger i hvorfor ikke basere det på indtægterne i den enkelte kommune det er særlig et problem i københavnsområdet

man så kommer frem til en gennemsnitsindtægt som rummer hele nordsjælland

sikre blandede boligområder en af grundene sidder lige ved siden af herre søren egge

som selv er opvokset i et

haft mulighed for at vælge den uddannelse man gerne ville det tidspunkt i livet hvor man gerne ville

få lov til at vælge hvornår man ville have sit eget barn

hvor man får lov til at vælge sit eget liv ligegyldigt om man er

som andre kvinder i danmark

kvindesagen en bjørnetjeneste ved ikke at

konkrete løsninger hvis der er nogen der kommer i

for eksempel en dispensation for nogle af de mennesker med handicap

at det her skulle være

med lave indtægter får et nej til at flytte ind i boligområder hvor der er blevet vedtaget fleksibel udlejning

skal have et højt indtægtsniveau for at få lov til at flytte ind

at ganske almindelige mennesker med lave indtægter ikke kan flytte ind i områder hvor de sådan set kan betale huslejen det er de konkrete problemer

set beder sf og ordføreren om at forholde sig til og ikke bare komme med en generel snak om hvad der er principperne for at gå med i

en lovgivning og vedtage en lovgivning som har nogle negative konsekvenser de negative konsekvenser her og nu er ordføreren nødt til at

hvad sf vil det var dejligt at høre der var meget rødt

fokusere på her i dag

ude at præsentere et udspil

startede at præsentere

hvis man fik regeringsmagten så skulle

vi har presset meget på fra konservativ side og

i første omgang i den gamle regering

dage det var et meget meget konkret

ikke inden for de første hundrede dage men ambitionen om at natur er der stadig væk

ambitioner på det grønne område jeg tror faktisk

sammen på det her område

vi har udfordringen med biodiversiteten der er i krise

engarealer vores overdrev og så videre af dyrearter er

at de er meget meget klare de vil meget gerne men de er ikke

dermed ikke sagt at vi ikke vil gøre vores for at presse på for at få mere natur vi ser gerne at nogle af de landbrugsjorde vi har i

set også gerne at vi fik flere urørte arealer

i danmark og sørger for at den ikke forsvinder er nogle af de der mosearealer vi har rundtomkring

og holdt den dagsorden oppe i rigtig lang tid

det hjælper jo tit når man holder fanen højt for en dagsorden i lang tid ender man også med at kunne skabe

de spørgsmål man ellers ikke helt får tydeligt svar på i

nordsøolien hvornår ønsker

det kan man godt være lidt i tvivl om når man hører de økonomiske vismænd men

er forsvarligt at sige nej til ottende udbudsrunde samtidig skal vi jo bruge rigtig mange kræfter på efterspørgselssiden altså det at

i andre lande vi sammenligner os med

under halvdelen af hvad vi får ind på tobaksafgiften og vi vil jo gerne have at folk holder op med at ryge

give forlængelser af de tilladelser man allerede har givet

sfs nye ønske om stop for ottende udbudsrunde også et nej til forlængelser af de aftaler der er lavet

også give mening samfundsøkonomisk men så sandelig også

hvad der sker ude i verden vi er også nødt til at levere på blandt andet olie og gas i

også bakker op om og endda også er lykkedes

i forhold til hele nordsødebatten men hvorvidt vi siger nej til forlængelser må afgøres af mange forskellige faktorer jeg

give dem frie hænder til at beslutte meget mere i deres dagligdag men det afgørende

at der er nok voksne til stede

voksne til børnene i vores vuggestuer flere voksne til børnene i børnehaverne

deres arbejde og interesseret i det enkelte barn

gå trygt på arbejde jeg tror det er en rigtig god idé for erhvervslivet at opleve at man

følge barnet vil jo også betyde at vi synes det er en god idé at lade forældrene blive hjemme med deres børn og jeg må sige at jeg synes

den bedste måde at bruge samfundets penge på

og betaler deres skat faktisk rigtig meget

med fem million kroner derhjemme eller på deres bankkonto eller for den sags skyld i friværdi i deres hus men det

mener at man også skal bidrage til fællesskabet

sin løn det synes jeg godt man kan bidrage

babylån lidt ligesom når man får et studielån når man studerer kan man få det til en særlig

set muligt for alle ikke kun for dem der er højtuddannede og

egentlig gerne give mulighed for de første syv år af barnets liv

vil vi gerne bruge på det der

nødvendigvis ved at gå hjemme og når de her børn oplever at de så efter seks år har gået hjemme med deres forældre kommer i skole og ikke kan dansk så synes

det er dejligt at høre det var der også før valget hvor sf var meget klar i mælet

at det skal være med bindende fem årige delmål mener sf også efter valget at vi skal have en klimalov med fem årige bindende delmål

at venstre gik ind for det her reduktionsmål og jeg er glad for at herre jakob ellemann

er med undtagelse af nye borgerlige der bakker op om en halvfjerds procentsreduktion så mon ikke vi kommer i mål

bindende juridiske mål for det giver mening hvis man skal holde øje med om man kommer i den rigtige retning i eneste år og

går i den rigtige retning skal nye redskaber til

cirka fem og tres procent derfor skal vi jo bruge noget mere og der

fru pia olsen dyhr nævner nu klimarådet igen

jo kommet med deres anbefalinger og deres

at vi ikke skal have juridisk bindende delmål er det

ser ud er vi kommet i mål skal vi skrue yderligere op for ambitionerne det er det vi har forpligtet os til i paris det er jeg helt sikker på at herre thomas danielsen godt kan huske og derfor skal vi selvfølgelig levere på yderligere ambitioner efter fem år hvorvidt klimarådet synes det er det vigtigste i verden eller ej

klimarådet kommer med masser af gode anbefalinger som vi selvfølgelig

står der jo ikke rigtig noget om ældreområdet det eneste

er at man vil igangsætte et arbejde der skal reducere unødvendige dokumentationskrav kontrol

i ældreplejen og dermed frigøre tid til arbejdet med den enkelte ældre det er det der står

det arbejde blev igangsat under den tidligere regering i to tusind og

udkom en rapport omkring det i to tusind og atten men det

der står i forståelsespapiret nu kan vi også se at der ikke er afsat midler til en fortsættelse af demenshandlingsplanen

hvor mange millioner og milliarder har sf med til forhandlingerne på ældreområdet nu

sundhedsområdet men også i den kommunale

vi får flere ældre det synes jeg er positivt det var ikke det vi så under den tidligere regering

blandt andet ældre med demens det skal der ikke være nogen tvivl om

som vi er kommet med sammen med dansk folkeparti hvis vi finder de midler der skal til det skal der ikke være nogen tvivl om vi synes de ældre er

netop at der skulle tilføres en ekstra milliard til ældreområdet også ud over det løft der ville komme i forhold til det velfærdsløfte lars løkke rasmussen lancerede så derfor er mit spørgsmål har sf midler med til ældreområdet i deres ønske til finanslovsforhandlingerne nu har vi hørt meget om

dokumentation der har vi jo hørt statsministeren sige at regeringen gerne vil gennemføre en tillidsreform i den offentlige sektor det er sf helt med på for det mener vi kan frigive noget tid blandt andet til mere samvær

er rigtig mange børn derude der er bekymrede

bliver lukket på baggrund af den udmelding der kom i

i forbindelse med finansloven i går altså

om man bakker op om det forslag

koblingsprocenten skal være som i dag

andre elementer i til friskolerne fremadrettet det hører jeg også at friskolerne er åbne over for

finansieringsforslag blandt andet formueskatten hvis det radikale venstre kan komme med finansieringsforslag der er socialt retfærdige så er vi bestemt også villige til at kigge på det vi

os fast på en bestemt finansieringsmodel det vi er optaget af

det er socialt ansvarligt det må ikke være de socialt udsatte der kommer til at betale festen

i klassen det er ikke alle kommuner der lever op til det

problematisk men

mig er præcis det samme som vi kommer til at se på børneområdet det er jo fordi vi ønsker at sikre en bund under vores børn

venstre har sagt ja til at vi skal lave en lovbunden minimumsnormering

sf mener det er at komme igennem med

det radikale venstre hvad er så sfs finansieringsplan hvem skal betale for alle de flotte velfærdsløfter hvis man ikke kommer igennem

vi har blandt andet foreslået skat finansielle transaktioner og vi har kigget på skat af aktieudbytte og som

med de bredeste skuldre der får lov til at finansiere vores fælles velfærd

det der er sket de sidste fire år og det er det vi skal i gang

en finanslov som man må formode at sfs formand forventer sf er en del

kan man som borger og virksomhed forvente der er yderligere skatter og afgifter i den finanslov til at finansiere alle de flotte ønsker

at bruge nogle penge på både børnene uddannelse og klima og er derfor villige til at kigge på de eventuelle

finansieringsforslag der skal være men det helt afgørende for os er selvfølgelig at de er socialt retfærdige

udarbejdelsen af det fælles forståelsespapir

fru pia olsen dyhrs tale bekræftede mig i at vi i meget lange stræk

når det gælder minimumsnormeringer når det gælder fjernelse af de nationale test i folkeskolen men der er jo også områder hvor

jeg vil i forlængelse af det spørgsmål som herre søren egge rasmussen stillede om sfs deltagelse i dele af

for konsekvensen af at man har frataget en del forældre retten til et frit valg

daginstitution altså den her regel om at der højst må være tredive procent børn fra et udsat boligområde i en institution

i jyllands posten her forleden dag læse at nu lå der dispensationsansøgninger fra tre og tres institutioner fordi man vurderer at man ikke kan overholde lovgivningen og dermed

risikerer man en lukning af institutionen

men også efterfølgende og jeg glæder mig meget til at forhandle finanslov sammen med enhedslisten det tror jeg jeg bliver hylt når det er sagt

har været et ønske fra os i meget meget lang tid ikke kun i forhold til daginstitutioner

i forhold til folkeskolen og i forhold til ungdomsinstitutioner fordi vi ønsker at der skal være en større blanding

vi kan se enkelte ungdomsinstitutioner for eksempel gymnasier

halvfems procent af anden etnisk herkomst det

konkret på de udfordringer der er

vi taler jo for eksempel om institutioner i boligområder som risikerer at lukke hvis vi ikke finder løsninger på det jeg håber vi kan sætte os ned og gøre det

ambitionen må være at der skal være blandede daginstitutioner også i

vil garantere at man lægger et hårdt pres på ministeren for faktisk at give dispensationerne så vi ikke skal se institutionslukninger i nærmeste fremtid og hvis det viser sig at vi er meget tæt på at institutionerne vil dreje nøglen om er sf så indstillet på at genforhandle aftalen så vi undgår at konsekvensen af lovgivningen bliver

hvor de ligger og hvad fremtidsudsigterne er jeg synes det må være en samlet pakke vi må kigge på i forhold til den udfordring der er der kan godt være institutioner hvor vi skal have en diskussion om hvorvidt man kan lave dispensation der kan også være institutioner hvor det ikke giver mening og

at vi bare kan lave en model for alle tre og tres af dem jeg synes vi skal bruge lidt forstandighed og jeg hører at det er det enhedslisten efterlyser og det vil vi sf gerne prøve at levere jeg

er ked af at enhedslisten så ikke kan hjælpe os i de forhandlinger men

politik skal laves sammen løsninger skal laves sammen og det skal være til danmarks bedste uanset en virksomheds struktur eller ejerskab

står der mennesker bag ligesom der gør i børnehaverne som du snakker om og det handler også om arbejdspladser i virksomhederne forudsætningen for et godt velfærdssystem er jo at erhvervslivet vækster og hele tiden leverer varer ind

om det er sfs holdning at de familieejede virksomheder der

får bedre eller dårligere muligheder for at investere i ny teknologi grøn omstilling eksport vækst nye arbejdspladser

virksomheds værdiansættelse som jo i dag skaber noget utryghed for virksomhederne fordi man ikke på forhånd ved

man gjorde før med formueskattekursen

prisen er i dag værdisætter vi jo ud fra den fremtidige indtjening og ud fra

ligesom fru pia olsen dyhr spørger om der er nogen af os

en tur ud til de familieejede virksomheder

bestemt godt kigge på det skal der ikke være nogen tvivl om men samtidig skal man altså også

de er hinandens forudsætninger så hvis vi bare

det samme som at vi ændrer holdning til det

og knoklet for en en ny retning de unge klimaaktivister som jeg tror heldigvis har fået møvet sig ind så vi alle sammen har mødt dem de offentligt ansatte forældrene der har råbt på minimumsnormeringer patienter som dannede menneskekæder rundt om sygehuse de har alle sammen nogle helt berettigede forventninger til hvad vi skal levere nu efter at der er kommet et historisk stort nyt flertal

gik ind for halvfjerds procent reduktion af klimagasser senest i to tusind og tredive det vælter ind med klimatosser i folketingssalen jeg kan nærmest ikke følge med

er sprunget ud som en af os vanvittige klimatosser

man sådan pludselig blevet syg jeg håber faktisk at hele højre side af folketingssalen ikke bare siger halvfjerds

være uenige om virkemidlerne men klimaloven og rammerne bør vi være enige om

banen vi skal træffe beslutning om en ny klimalov vi skal lave finanslovsforhandlinger og så skal der træffes beslutning om om vi skal lede efter ny olie i nordsøen

til mere sort energi det synes

hvis vi mener det alvorligt at vi vil efterlade en klode

til finanslovsforhandlingerne med forslag om bedre og billigere kollektiv trafik vi vil give mere plads til skov og natur

de nyudklækkede og de mere erfarne klimatosser kunne være med

det eneste vi skal i den finanslov vi skal igennem nu for efter årtier med nedskæringer er

at vi får rettet op

vi får udviklet vores velfærd psykiatrien er et af de områder som er allermest forsømt og hvor vi virkelig kigger hen nu for to år siden blev en ung mand udskrevet fra en psykiatrisk afdeling i østjylland og hans mor fortalte at det var

da han så blev udskrevet var det til ingenting og otte og fyrre timer senere

det er ikke den eneste historie af den

men fordi der ikke er plads

moren som har en søn indskrevet på den psykiatriske afdeling på en eller anden måde har det

samme måde som dem der afleverer deres børn i daginstitutionerne eller har forældre eller børn på hospitalerne vi har alle sammen sådan lidt en følelse af at det hele spænder lidt til

er hele årsagen til at vi holder så meget af det danske velfærdssamfund

fra bunden på et par dage det er noget vi har arvet i generationer efter generationer og det

fikse det hele på en gang

skal kunne måles i klimaregnskabet og der skal være

og sengepladser i psykiatrien og den grønne omstilling og vi skal ikke vælge mellem de tre

ikke afsat penge nok til at vi kan garantere imod fyringer og forringelser næste

vi har heldigvis masser af ideer til hvordan vi får skruet op ambitionerne

konkrete forslag til også at finde pengene

den reelle beskæftigelse og ikke den her sådan halvreligiøse arbejdsudbudtankegang

pengene skal komme et sted fra men de skal også komme

milliard kroner i skatte og afgiftslettelser nul gange

er uligheden som følge af politiske beslutninger steget i vores samfund

det vil enhedslisten ikke lade ske igen den næste finanslov skal øge ligheden i danmark

det første vi gjorde som nyt flertal var

en ekstra børnecheck til nogle af de børnefamilier i danmark som har allermindst det er nogle børnefamilier

rigtig svært og lige meget hvor meget man laver videoer og fifler med tallene så er deres virkelighed altså ægte nok forargelsen i højrefløjen har været rigtig stor

det skal kunne betale sig at arbejde det hører vi igen og igen

lønmodtagere med lave indtægter

at ikke småpenge men mange penge til forskel på at være på kontanthjælp og være i arbejde

var så meget lavere end for dem som betaler skat når de går på arbejde

om dem der går på arbejde hver eneste dag

hvis man

mennesker der knokler så ville man ikke

deres dagpengeperiode

negligere fagforeningernes grundlæggende betydning for vores samfundsmodel den dag i dag på baggrund af en enkelt ja dum men dog en enkelt sag

skal kunne betale sig at arbejde plade fuldstændig i

at vi på trods af uenigheder nu sidder med en regering som godt ved at lønmodtagerrettigheder betyder noget også for vores samfund jeg betaler til din pension i tillid til at du betaler til min du betaler til min mine dagpenge i tillid til at jeg betaler til dine

slået på mennesker som er syge og arbejdsløse

lønmodtagere der går og overvejer om livet ikke ville være lidt federe på kontanthjælp

i arbejde jeg møder til gengæld rigtig mange mennesker som bekymrer sig om hvordan deres liv bliver hvis de bliver syge

nedslidte når de bliver gamle og dem

vores klode og vores velfærd skal vi i gang med

er herre karsten lauritzen fra venstre danmarks liberale parti

fru pernille skipper sad også i folketinget da enhedslisten sidst var støtteparti til en socialdemokratisk regering dog med forskellige andre partier indimellem

det gik sådan men enhedslisten havde sidste gang

støtteparti ikke meget held med at få ret meget igennem

valgperiode vi befinder os i at man for eksempel vil komme igennem med sit ønske om markante lempelser af udlændingepolitikken er det enhedslisten og fru

ikke er helt rigtigt at vi ikke fik særlig meget igennem der skete faktisk utrolig meget på det grønne område det var ikke så moderne dengang det ved jeg godt men der skete meget dér så skete der nogle ting som trak danmark i fuldstændig den forkerte retning altså uligheden steg der blev givet topskattelettelser og så videre det

også ført til refleksion hos enhedslisten og det er jo derfor at vi

enhedslisten sagde at før man sætter sig på

hvad forventer jeg så af udlændingepolitikken jamen det er jo desværre en af de ting som der

vi har da fået nogle ting igennem og jeg regner med og håber også på at vi kan overbevise socialdemokraterne om andre kloge ting

der hørte jeg i hvert fald en lille sprække men jeg medgiver at det nok ikke bliver enhedslisten der dikterer udlændingepolitikken

jeg spørger bare fordi jeg tror de har en forventning

skippers forventning at at man får regeringen til at føre

man kan forvente hvis man har stemt på enhedslisten og er det

forventer at man kommer igennem med i den her valgperiode med

du har

jeg har en drøm om det

og alle de andre tror jeg udmærket godt ved at enhedslisten er hamrende uenig i den linje der er blevet lagt

har ikke en forventning om at vi får den fuldstændig lagt om men jeg

den nemme del af beslutningen det svære bliver så at finde ud af hvad så nu prøvede jeg til herre morten østergaard

af hvad der nu skal ske med de her mennesker som jo er folk der er idømt

folk der har begået

i forhold til terrorbestemmelsen derfor er udvisningsdømt

til lindholm det er så besluttet hvad skal de så hvor skal de så hen herre morten østergaard fablede

om at de skulle spredes rundt i landet

under hvilke vilkår kan fru pernille skipper fortælle lidt om hvad enhedslisten ønsker at der skal ske med de her

hash i lommen så vidt jeg husker det

de alle sammen har afsonet deres dom

afsone deres straf

det fungerer i et demokratisk samfund derfor synes jeg faktisk også at menneskerettighederne tæller for dem også selv om

de har begået forfærdelige forbrydelser

det indrettet i demokratier når det er sagt nej

en del af straffen er jo også udvisning en del af straffen er at de udvisningsdømt men de de rejser ikke ud af landet og en del af de her mennesker kan jo godt rejse ud af landet men deres lande siger at

fuldstændig håbløs det var en tåbelig løsning og

mennesker det er jo ikke folk der er blevet taget for at have nogle få gram hash i lommen det er folk der har været dømt

forbrydelser mod danmark i forhold til terrorbestemmelserne

i det danske samfund og ja så taler vi om udvisningsdømte

til at sige noget til den retorik der bliver brugt omkring det

så kan smide de mennesker ned i et sort hul men jeg medgiver at

en ordentlig måde og hvor vi også tager hensyn til de lokalområder

tidligere dømte ind det samme sted og skaber en masse utryghed så vi må finde en løsning og finde forskellige steder i landet

et sted det synes jeg da er en vigtig pointe som morten

at vi undertiden har set lidt forskelligt på den økonomiske politik men jeg kan mærke at der er en

fælles ambition om at skabe grundlag

større økonomisk råderum det har vi jo egentlig også forpligtet os på

samlet set øger beskæftigelsen

har en forebyggende effekt og forhindrer unge mennesker i at begynde at ryge cigaretter det vil vi virkelig gerne have at de ikke begynder på så vil vi også rigtig gerne have at vi bruger nogle af indtægterne der

kommer fra det for at sørge for at lave en bedre indsats over for socialt udsatte fordi det kan have en social slagside og vores sundhedsvæsen

med med ulighed i sundhed så det vil vi også gerne men ja

da også den indstilling at halvtreds kroner per pakke er for lidt

jeg håber at både radikale venstre og sf vil vil danne en helliguhellig alliance

vil styrke folkesundheden kan kigge på nogle afgifter på usunde fødevarer eller usundt forbrug det er jo så trods alt de færreste der spiser cigaretterne

på den måde bidraget til både at øge beskæftigelsen skabt sig et større råderum og fremmet den grønne omstilling eller lighed i sundhed derfor spørger jeg

kan bruges til at være adfærdsregulerende og det er da bestemt også noget af det vi skal tale om når det kommer til hele den grønne omstilling men hvis du for eksempel kigger på vores klimaudspil som får os i mål med halvfjerds procent reduktion

er fuldt finansieret så øger det ikke uligheden det gør det ikke

når vi for eksempel vil hæve benzinafgifterne så fører vi dem krone til krone tilbage til den grønne check til de laveste

ikke kun til mennesker der er i arbejde det er for at sørge for ikke at øge uligheden i vores samfund

er meget vigtigt for os når vi bruger forbrugsafgifter at

grund af at englænderne havde stemt sig ud af eu og enhedslisten udtalte at so ein ding

auch haben altså her forstået som en folkeafstemning

det skulle så være grundlovsdag året efter jeg forstår på det hele at partiet har evalueret og er kommet frem til at

nok var lidt for hurtig på aftrækkeren

nu kigger på enhedslistens eu program står der fortsat at man er modstander af eu og at man ønsker at

forlade eu så nu spørger jeg hvornår har man

afstemningen være forestiller man sig en tilknytning til eu a la den norske model

selv om enhedslisten er meget kritiske over for eu som institution og synes at der skal laves nogle grundlæggende ting om i det internationale samarbejde

at det er et internationalt samarbejde der rent faktisk sætter klima

synes vi ikke der skal være en folkeafstemning

over for alle institutioner men vi er ikke imod selve institutionen det er

slået fast men mens vi nu taler om fremtiden

er for fine til at tage imod en god ting uanset hvor den kommer

og ja i enhedslisten er vi modstandere af eu

fri bevægelighed og store virksomheders mulighed for at udnytte underbetalt arbejdskraft og også trykke løn og arbejdsvilkår i danmark kommer før hensynet til lønmodtagerrettigheder

mig at sf måske skruede lidt op for kritikken en gang imellem når det er sagt

også hele vejen igennem da vi havde flertallet sidst og sf ikke var med på øremærket barsel har kæmpet for det vi ville sådan ønske

et flertal demokratisk forankret i folketinget

højere straf vil det indgå i overvejelserne

og det jeg gerne vil spørge ordføreren om er om ordføreren kan nævne andre områder hvor højere straf kan have en forebyggende

af straf sammen med opdagelsesrisikoen kan have en forebyggende effekt og når vi kigger på hvidvask skatteunddragelse er strafniveauerne synes vi meget lave men det skal jo kombineres med en øget opdagelsesrisiko altså et af de kæmpestore problemer vi har lige nu er jo at

er blevet sparet i stykker bid for bid for bid skattemedarbejder for skattemedarbejder og derfor

man ikke opdaget når man unddrager skat i danmark

hen for lille så de to ting sammenlagt er gode redskaber

konsekvent har stemt imod højere straffe vi har foreslået højere straffe

især inden for det økonomiske område som er forskellige former for kriminalitet skulle

straffene ikke er fulgt med op

andre former for personfarlig kriminalitet det som vi har været kritiske over for er tanken om at det

sætte straffene op og at det i øvrigt nærmest er det eneste man kan få ud af en konservativ justitsminister lige meget hvor mange år han får lov

den eneste løsning man har på noget som helst er at sætte straffene op når vi ved at

nærmest er konsensus på tværs af alle partierne det er en kæmpe fornøjelse mit spørgsmål

ordføreren kunne jeg egentlig have stillet til alle støttepartierne og

og det er samtidig med at vi hernede i salen igen og igen og igen hører hvor vigtige de danske værdier er

give os et lille indblik i

om at vi har et rigtig godt samarbejde på det grønne område og efter at venstre er kommet om bord på de halvfjerds

et historisk resultat

det allerøverst på dagsordenen heller ikke selv om vi sidder en og tyve dage inde i et forhandlingslokale men jeg ved at det er noget vi gerne vil gøre bedre og det kan være at vi kan udvikle et godt samarbejde med alternativet også her jeg synes at noget af det vigtigste vi skal gøre i den her periode er at styrke public service

en ting er at der ikke står noget i forståelsespapiret noget andet er at vi efterfølgende

vide at det det omprioriteringsbidrag som alle

selv

valgkampen meget klart gik ud og sagde at

fjernet på kulturområdet nu får vi at vide at det gør det ikke

faktisk også at det er en uskik at den

om man skulle være for eller imod landbrug

står i en klimakrise og at danmark har et ansvar

som ikke har meldt sig til halvfjerds procentsreduktionen

udledning de står altså for en tredjedel af danmarks udledninger og derfor derfor foreslår vi eksempelvis at vi tager noget af den landbrugsjord som er allerdårligst at producere på og dermed også udleder rigtig meget

udledninger ved at plante skov andre steder i verden eller flytte rundt på nogle kvoter tværtimod vi snakker jo om reelle nationale reduktioner

selvfølgelig kommer det ikke til at lykkes hvis vi

jeg hvert fald ikke os altså du kan sagtens tænke på isolerede ting som enhedslisten har stemt for folketingsalen som har en lille negativ

en hellig ko for os det er noget

stiger og stiger i vores samfund og det

strander hos nogle ganske få

sygehuse en grøn omstilling

vi har netop vist med en gennemregnet fuldt finansieret konkret klimaplan at vi kan

gået op for liberal alliance nu at ginikoefficienten ikke er det vi taler om når vi taler om ulighed i vores samfund og det er liberal alliance der går så meget op i det

super

at spørge lidt ind til lindholm

fuldstændig enig med fru pernille skipper i at man skal holde en god tone

også fuldstændig enig i at menneskerettighederne skal overholdes jeg vil bare gerne spørge helt konkret

jeg vil mene at det er vigtigt at vi dels sørger for at vi ikke samler alle et sted og skaber utryghed i et lokalområde

ikke spilder skattekroner unødigt og at vi samtidig også

nippet til at blive overholdt man rent faktisk bliver overholdt

tålt ophold på ubestemt tid

det er nogle slemme mennesker vi ikke kan lide men

ordfører at de her mennesker på tålt ophold er nogle der er

hash i lommen så det er nok ikke så slemt nu vil jeg lige sige hvad det er for nogle mennesker det er knap firs mennesker der er atten der har begået narkokriminalitet der er atten der har begået krigsforbrydelser der er tolv der har begået voldtægter der er otte der har begået drab der er seks der har begået grov vold

trusler der er tre der har lavet vold med døden til følge der er tre der har lavet røverier

og en der har lavet forsøg på terror

skal være på lindholm vi ved ikke hvor vi skal gøre af de mennesker de må færdes frit i danmark jeg bliver også nødt til

mennesker være henne når de ikke skal være på lindholm det må man have gjort sig nogle overvejelser om når man nu har stemt

synes vi ja vi synes at vi skal sørge for at placere dem nogle steder så de ikke er samlet et sted og skaber utryghed i et lokalområde

vi også tager hensyn til at der er forskellige mennesker med forskellige domme

ikke spilde unødige skattekroner som man ville gøre med lindholm og så lytter jeg meget gerne til hvad vi ellers skal gøre det er ikke en sort hvid diskussion om

limbo de er udvist af danmark men de kan ikke udrejse af danmark det er ikke sådan et vildt ukompliceret spørgsmål det medgiver jeg

en del år i folketinget undre mig at man kan tage

enhedslisten at vi lever i et retssamfund det sagde ordføreren også

hovedparten af dem har misbrugt den tillid det danske samfund har

de har foretaget en kriminel handling

i danmark først hvorefter de har foretaget en kriminel handling har stået for en dansk dommer

og er blevet dømt til udvisning af danmark mener enhedslisten så ikke at de skal være et sted hvor vi har styr på

på en ø som det koster rigtig mange penge at gøre brugbar til formålet og som skaber utryghed i lokalområdet nej det synes vi er en dårlig idé og nej vi har ikke truffet en beslutning

masse penge på at istandsætte en ø som dansk folkeparti fik igennem fordi

så skal gøre de vandrer jo

fru pernille skipper tager sig til hovedet når man stiller spørgsmålet

så har vi fået vide af enhedslisten at det

en social massegrav vi var i gang med at foranstalte i danmark men jeg forstår nu

som skaber vækst og arbejdspladser i danmark sænke topskatten sænke selskabsskatten

nogle ting hvis bare de kun marginalt øger

enhedslisten har

og noget at uligheden bare går amok

guldske munden og

at man vil afmontere velfærdssamfundet og at man vil få uligheden til at eksplodere det er så unuanceret som det kan blive

som vi gik til valg på rummede at ginikoefficienten steg fra cirka seks og tyve til cirka otte og tyve altså en meget lille forøgelse men jeg skal forstå det sådan

nogle små forøgelser af ginikoefficienten

sådan at vi kan finde nogle fornuftige løsninger på klimaproblematikken

vi ikke er låst fast i at ginikoefficienten for guds skyld ikke må stige med en halv eller

fra nogle af dem som har allermindst i vores samfund for at bruge dem for eksempel på skattelettelser som kommer de rigeste allermest til gavn

altså et godt stykke tid før valgkampen og så

et forslag om en progressiv flyafgift hvor vi lægger en meget

men så vokser afgiften

men vi vil gerne vise at det faktisk er muligt at gøre noget

gerne vil være med til at diskutere er ikke med i vores finanslovsforslag fordi vi faktisk

er nogle af de samme mennesker som har betalt

deres tryghed igennem den økonomiske krise

der også skal betale mest det er en klar forudsætning for os og vi har også vist at det rent faktisk kan lade sig gøre

skal den øges et andet sted men jeg vil bare gerne

tværtimod

og kommer også i forbindelse med finansloven

forslag til hvordan vi kan øge beskæftigelsen sørge for at der kommer flere uddannede pædagoger og sygeplejersker til vores velfærd

at der kommer flere hænder når vi gerne vil gøre alle de gode ting vi gerne vil blandt andet inden for velfærdsområdet men det er beskæftigelse det er ikke arbejdsudbud og det er jo en ret vigtig

der knalde skatterne i vejret betyder altså

klimatosser det glæder mig som ny ung klimatosset transportordfører at vide at vi har en allieret i enhedslisten

mener vi jo at cyklisme har en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling af transportsektoren det mente den tidligere regering beklageligvis ikke

går det lidt trægt med at få flyttet folk fra de svinende dieselbiler på de relativt korte strækninger og over på cyklen i stedet for

cyklisme og investere i at cykling kan få lov til at leve op til sit potentiale i den grønne omstilling derfor skal jeg høre

i at cyklen har en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling af transportsektoren og at der skal opprioriteres

en rigtig vigtig prioritering alle sidder dernede og griner for de ved

vi går til finanslovsforhandlinger med et krav der handler om at sætte priserne på den kollektive trafik busser og tog ned med tredive

nogle af de mange mennesker som måske er utrygge ved hvad den grønne omstilling egentlig skal betyde og som også er lidt utrygge ved hvorhenne regningen skal være at det ikke kun er et spørgsmål om at løfte

hverdagen nemmere og bedre for en masse mennesker men jeg i øvrigt enig med dig i at at cyklismen har en central placering

på trods af transportministerens fine nye

mig også lidt at cyklisme ikke fremgik af enhedslistens

jeg måske alligevel kan lokke fru pernille skipper og enhedslisten til at kæmpe for cyklisme i finanslovsforhandlingerne

ikke det er et godt forslag som vi kan støtte op om vi håber selvfølgelig også at sf

enhedslisten om et forslag om at sænke priserne på den kollektive trafik

for at humøret kan stige det er dejligt og jeg bemærkede at du ønsker at passe godt på vores land og derfor ved jeg nu at

stige til astronomiske højder det er således at at

fra nagurskoyeøen i øgruppen

hvorfra man kan nå thulebasen nordflåden der er placeret på kolahalvøen råder over væsentlige dele af ruslands strategiske missilubåde

interview med fru eva flyvholm på tv2 news den fireogtyvende august klokken otte om morgenen

den minimale overvågning der er pt

til sidst i interviewet ønskede at optrappe overvågningen

side er altså hvorledes i

man tiltaler hinanden med herre og fru og dermed

fru eva flyvholm jeg vil jeg vil nøjes med bare at spørge hende tror jeg

drejer sig om men jeg vil tro at det fru eva flyvholm har sagt er at det er vigtigt at vi på den ene side sørger for at have en ordentlig overvågning i arktis og at

grønland eksempelvis har en ret til at overvåge eget farvand men på den anden side ikke skal bidrage til at øge militariseringen

de farvande som ordføreren også meget klart skitserede op

overvågningen på trods af den voldsomt øgede aktivitet i vores baghave men beviser situationen netop ikke at vi i dag har brug for nato til at kæmpe

skal sørge for at give de muligheder i arktis

også sørge for at det ikke bidrager til at øge militariseringen

helt konkrete overvågningstiltag som

muligvis refererer til må vi eventuelt tage bilateralt for jeg er ikke helt sikker på

er john mogensens og den kunne næsten også godt have været statsministerens fra i tirsdags jeg synes fru statsminister at det var et lidt dystert billede af hvordan vores land ser ud jeg synes danmark er et vidunderligt land og jeg genkender ikke at der

være splittelse og og ulykke imellem os

men nok om det dansk økonomi har aldrig været bedre takket være borgerlige reformer

rekordhøj beskæftigelse et stort økonomisk råderum færre på offentlig forsørgelse vi har den laveste asyltilstrømning i over ti år

er større end det har været i årevis det er vel også en form for bonus

men udgangspunktet er godt det går faktisk ret godt

forsøgte statsministeren sig med en forventningsafstemning og flere af regeringens tiltag vil man slet ikke kunne mærke

på kort sigt men mon ikke man kan mærke det hvis man bliver

familieejet virksomhed det nævner jeg og vi har talt om det her i dag fordi regeringen i går fremsatte et

at man kommer tættere på elendigheden med det forslag som regeringen

jeg også gerne forventningsafstemme fra konservativ side nu hvor den politiske sæson for alvor begynder vi er borgerlige klart og tydeligt men vores rolle i opposition bliver todelt vi vil være borgerlige stemmer der arbejder og forhandler resultater hjem til danskerne og jeg glæder mig over at vi er i en position hvor vores stemmer også kan bruges

når vi mener at danskernes frihed tryghed og private økonomi bliver presset og når deres arbejdspladser trues fordi staten kræver penge ind men grundlæggende vil vi gerne samarbejde også når det gælder om at finde en løsning på klimakrisen for uanset om man

hvis vi bare ser til klimakrisen er en

millioner af klimaflygtninge ekstremt vejr og et økosystem der kan komme ud af balance

også gerne anerkende regeringen og dens støttepartier de har sat et ambitiøst

ingen ved i dag hvordan det nås

folkeparti også vil sigte efter det samme mål til gavn for vores klode det

vores virksomheder så de kan skabe arbejdspladser vi vil fortsat arbejde for at sænke skatten for danskerne vi vil væksten og kæmpe for den personlige frihed det gælder også når vi skal løse klimaudfordringerne jeg tror ikke at danskerne ønsker sig at klimaregningen skal betales med fyresedler og højere afgifter vi skal fokusere mere på reformer og erhvervslivets positive bidrag internationale løsninger og forskning der er to veje til at nå vores klimamålsætninger vi kan enten hæve afgifterne ødelægge væksten og lave en alvorlig indgriben i den personlige frihed eller vi kan reformere og investere og få flere i arbejde og blive et rigere samfund i statsministerens åbningstale i tirsdags blev der lagt op til en nærhedsreform

gerne høre nærmere om nærheden og gerne diskutere det

så nært eller eller trygt i hvert fald

vil gøre det dyrere for de cirka ethundrede og tyvetusind børn

regeringen vil indføre en skat der kan ramme virksomheder der tager et socialt ansvar for det bliver dyrere at have en ansat der bliver syg og så skal femhundredetusind danskere fortsætte med at betale skat af deres mobiltelefon her kunne der ellers være fjernet en

som den tidligere regering og dansk

her er noget at fortsætte med jeg synes nærhed er at man fortsat kan få et arbejde i en af de familieejede virksomheder som omkring ottehundrede og halvtredstusind danskere arbejder i nærhed er at vi alle har en familielæge tæt på hvor vi bor som kender ens sygehistorik og ens familie men det er ikke alene familielægen der mangler i vores sundhedsvæsen vi lagde i den tidligere regering op til en ny sundhedsaftale som den nuværende regering endnu ikke har fulgt op på

jo komme for det er der behov for et behov som

været talt så så meget om

vores sundhedssystem efter at vi bliver flere ældre og vi bliver flere kronikere i danmark og lad os nu sætte os sammen og diskutere hvordan det øger nærheden men også specialiseringen hvordan vi sikrer at vores ældre kronikere kan gå til kontrol i det nære i stedet for på store supersygehuse hvordan vi sikrer bedre sammenhæng og forebyggelse og her i salen er det jo kendt af enhver tror jeg at det konservative

ønsker at nedlægge regionerne fordi vi nu engang hellere vil have en læge tæt på end en regionsrådspolitiker når vi blive syge

nu interne forhold er forhold der gør at et flertal her i tinget vil bevare regionerne og det ser det ud til der er

jo ikke være en strukturdiskussion der afgør hvorvidt vi kan lave en ny aftale om et sundhedsvæsen

der er noget vi skal have gjort i vores sundhedssystem det tror jeg er klart for alle det er patienterne simpelt hen for vigtige til at overse

raske og går på arbejde det er godt

sådan set det arbejdende folk der får vores samfund til at hænge sammen

er på kontanthjælp i dag har en enlig mor med to børn på kontanthjælp en samlet indkomst på omkring attentusinde og trehundrede kroner efter skat til det kommer friplads i daginstitution men nu skal der så flere penge til må man forstå socialdemokraterne har med sine støttepartier besluttet at give atten halvtreds kroner ekstra hver måned til flere arbejdsløse udlændinge og kontanthjælpsmodtagere jeg synes det skal betale sig at gå på arbejde også økonomisk jeg mener ikke at den politik er i orden over for helt almindelige lønmodtagere der knokler sveder betaler deres skat og bidrager til samfundet regeringen og

partier for arbejdere så undrer det mig gevaldigt at man så ikke kæmper mere for alle dem der står op om morgenen og tager på arbejde ja regeringen har overtaget et dejligt land der er stadig meget der kan blive bedre

nødvendigt og samarbejder når det er gavnligt hvis det viser sig at regeringen vil samarbejde med os og lytte til os så vil der være lidt mindre galt i danmark som john mogensen sang en god start vil

at regeringen viste lidt mere respekt for erhvervslivet og familieejede virksomheder såsom de mange landmænd

jeg har næsten lyst til at sige dybbøl mølle det var jo faktisk engang en familieejet virksomhed det er det jo så ikke længere

finde noget at bruge

midlerne til forskning i energiteknologi den kurs er der heldigvis blevet rettet lidt op på hen ad vejen men hvis vi blandt andet spørger dansk erhvervsliv

vi slet ikke i mål med at styrke den grønne forskning i danmark dansk industri peger blandt andet på i deres store grønne plan at der er brug for langt flere investeringer i grøn forskning hvis vi skal nå de halvfjerds

til grøn forskning også er en forudsætning for at understøtte nye arbejdspladser og øget eksport så mit spørgsmål er om ordføreren er enig i at der er behov for et

fuldt og helt og det tror jeg er en tilståelsessag for os alle sammen og derfor er det selvfølgelig nødvendigt

der kommer et særligt og øget fokus på forskning

rapport dansk industri kom med ikke at jeg så adopterer den en til en men det var et

en milliard hér og en milliard dér skal jo finansieres og prioriteres og jeg har lidt på fornemmelsen at de støttepartier der skal

mange ensartede forslag med det konservative folkeparti men

de udfordringer der er med at få et mere grønt danmark og også

udfordringer der er når den socialdemokratiske regering nu sætter skatter og afgifter op i venstre

reduktion vi er optaget af målet men vi er endnu mere optaget af midlet altså af hvordan

problemet til udlandet men at vi reelt set får nedbragt det og derfor

mig at spørge herre søren pape poulsen hvordan ser konservative på det hvilke redskaber ser i vi skal have i brug for at nedbringe

energiformer det er noget af det der skal til for at reducere

der skal forskes noget mere og så skal vi helt rigtigt sikre os at de tiltag vi gør ikke betyder at virksomhederne flytter ud af danmark

af de mest klimaeffektive landbrug nemlig det danske til udlandet og samtidig også skubber

gode danske produktionsvirksomheder

til udlandet en anden ting som vi er dybt optagede af og bekymrede over

er er blevet opbygget blandt anklagerne

stressede de kan ikke nå deres arbejde og de kan ikke nå de sager de får

på skrivebordet og nu er det jo et område som herre søren

poulsen har en del viden om håber jeg og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre hvad er de konservatives bud på at vi får bragt

at vi skal vente en år med at forhandle en flerårsaftale for

noget af det arbejde jeg havde sat i gang inden valget var lige præcis at vi skulle styrke anklagemyndigheden nu kan det jo være at den nuværende justitsminister fortsætter med det det ved jeg af gode grunde ikke men det er sat i gang vi har styrket politiet

jeg bemærkede at

sit landsråd citerede thomas helmigs sang om at der kommer nok en dag hvor fornuften vender tilbage

jeg ved jo at

rullede sømmåtten ud og forhindrede regeringsbilen i

virksomhederne mulighed for at få mere udenlandsk arbejdskraft

som virksomhederne har lidt svært ved at forstå nemlig

de flygtninge de måtte have ansat selv

rent faktisk bidrager og betaler skat for jeg tror at

i sin tale her i dag sagde at det bedste

derfor bare et spørgsmål kunne man ikke kombinere de ting og sige

dygtige faglærte til danmark som virksomhederne rekrutterer og så ikke noget med

smide de gode medarbejdere ud der ikke bare gør det bedste folk kan nemlig forsørger sig selv og betaler

jeg vil også godt sige at det kan være utrolig hårdt

de er godt integreret og passer deres arbejde

er jo flygtninge og hvis vi skal have danskerne til at bakke op om at vi skal hjælpe folk der har brug for hjælp

vi holder fast i at de mennesker der er stærke der har fået et

skal vende hjem når dagen kommer og være med til at bygge deres eget land op

som flygtning flygtning så kan du blive her hvis du får arbejde

den folkelige opbakning hvis det bliver en en genvej til

vi jo så antageligvis forsørge den flygtning der ikke har et arbejde men altså i

for at ansætte en der er her i det job skal man hellere hente en

virksomheden kan kun være sikker på at beholde vedkommende hvis det er en man har hentet hertil fra udlandet

i almindelig logisk forstand er det vel også for virksomheder meget svært at se at det skulle være at varetage

vi foreslår at sænke beløbet for hvornår man kan

har man ikke længere et opholdsgrundlag i danmark og så rejser med hjem

masser af job hvor man ikke får det beløb der er masser af ufaglært arbejdskraft der er masser af arbejde på hoteller og andre steder som man trods det at vi har mange uden for arbejdsmarkedet

ikke kan få besat og det vil da stadig

at ansætte for eksempel flygtninge der men mener herre

i sangen hvor der står men landet er truet visse personer gir fann i vor gamle kultur det er på tide at holger på kronborg igen li som før vågner op af sin lur

bare var så elegant i forhold til det med middagslur osv og så også fordi vi har fået en regering der måske ikke på samme vis som den tidligere regering er optaget af det der

hvad vi egentlig stammer fra jeg husker at i det regeringsgrundlag søren

stod der at danmark er et kristent land punktum

at man vedkender sig hvor vi kommer fra og hvad det er der har formet det her land

faktisk har en betydning for hvordan vi er som land der kan det

jo ikke i det forståelsespapir der er lavet har gjort sig nogen overvejelser af samme karakter

vi er skabt og rundet af hvilke dybe rødder der gør at vi har bygget et samfund

at det stod i grundlaget

være kristne for det må man selvfølgelig selv om vi har religionsfrihed men de kristne værdier er nu engang det vi dybt har baseret vores samfund på det handler også om at alt ikke er lige godt

uanset hvilken kultur man kommer med og hvordan man udlever den

synes jeg det er enormt væsentligt at sikre sig at de kristne værdier

stå lige så stærkt i årene der kommer

at gøre med at vi faktisk føler vi er tæt på hinanden og at vi har en stor og stærk samhørighed

i hvert fald godt bekymre os i dansk folkeparti at vi

områder i danmark hvor for eksempel vores folkekirke

vi har en grundlov der fordrer religionsfrihed så vi skal ikke bestemme hvad folk skal tro på

vågne op og få nogle diskussioner om hvad det

jeg synes det er helt afgørende vigtigt at vi holder fast i at den måde vores samfund er bygget på det vi

rundet af har baggrund i en kristen kultur det betyder ikke at der ikke er plads til folk

kultur jeg plejer at sige at vi skal have demokratisk assimilation

have respekt for at det er det kristne

selvstændige og det har haft ret store konsekvenser og givet stor usikkerhed for de selvstændigt erhvervsdrivende i danmark

er noget af det der står i vejen for at særligt kvinder

starter egen virksomhed kun otte procent af nystartede virksomheder stiftes i dag er unge kvinder under fem og tredive

lavt tal som formentlig hænger sammen med at det er svært at forene iværksætteri og det at stifte familie

er konservative ret interesserede i at man

partifælle tidligere erhvervsminister herre rasmus jarlov har også sagt at han som minister ville være de små erhvervsdrivendes erhvervsminister

forslag sf er er kommet med

en drøftelse til gode i den konservative gruppe om det her

set enig i at det er en udfordring

at iværksættere kan komme i gang

vi får flere iværksættere også også kvinder

har den længste del af barslen

så det er en diskussion vi har til gode og

som indflydelsesrigt støtteparti og regeringsparti på at få forbedret de her ting

den her barselsfond så netop

unge kvinder også har mulighed for at komme på barsel og ikke skal nøjes med dagpenge hvis

regering så er der mange ting man efterfølgende kan få skyld for at

man kan sige til alle der har været i regering der er masser af ting der bliver prioriteret og det her har vi så ikke fået gjort mere ved men

bød ordføreren statsministeren op til dans med begrundelsen om at så kunne statsministeren undgå enhedslistens aparte krav

sagde ordføreren jo at de konservative gerne

en målsætning om halvfjerds pcts drivhusgasreduktion i

også udtalt at klimaaftalen ikke må koste vækst

helt alvorligt at hvis profitten for de store virksomheder falder eller at hvis

dybt uenig i jeg tror ikke det er nogen hemmelighed at enhedslisten

så mange holdninger når det kommer til stykket når det så er sagt

at det her kan give vækst lad os alle sammen

kan betyde hvis danske virksomheder får succes med at udvikle med at raffinere med at gøre produkterne bedre

ikke kan forestille os ude i verden så bliver der mere vækst og den vækst er forudsætning for

ved at enhedslisten gerne vil i den offentlige sektor altså

at den grønne omstilling kan være vejen til vækst jeg ser ingen modsætning mellem de to

skulle mærke konsekvensen af deres skadelige handlinger

som skader mest eller forurener mest faktisk også

vi ikke laver noget og siger det var vel nok dejligt nu har vi lavet en lovgivning der betyder at

det er jeg helt sikker på at vi er enige om giver nogen mening globalt og derfor skal vi jo finde en vej hvor danske virksomheder stadig væk har lyst til at drive virksomhed i danmark

mette abildgaard nævnte tidligere på dagen hvor hun stillede

den her naturplan som skulle være fremlagt efter hundrede dage når den nye regering kom til det er så om to dage

vi da gerne diskutere altså vi har da sådan set en holdning om at vi får

det handler jo ikke om om man er er

blå eller rød eller gul eller grøn uanset om man er det ønsker vi jo i bund og grund at vi har en god og en ordentlig natur i danmark og

om spørgeren er et helt nyt folketingsmedlem synes

fremadrettet hvordan vi skaber mere natur og vild natur i danmark men lige at tage mig til indtægt for

er det stigende og det har det også været kraftigt under den sidste regering med herre

i danmark som i dag må leve med at de kan møde udenlandske voldtægtsforbrydere igen ude på gaden de må leve med frygten for at de kan vende tilbage og fortsætte deres

acceptere som mand og det har jeg især ufattelig svært ved at acceptere som far til to piger

forstå at andre ikke har det på samme måde

man sætte de her kvinders rettigheder deres tryghed deres sikkerhed foran nogle tekniske paragraffer i

mit spørgsmål til herre søren pape er vil man være villig til at sætte de her kvinders rettigheder og tryghed foran nogle udenlandske kriminelle

konventioner men det betyder ikke at vi bare skal læne os tilbage og så sige nå så må det være som det er

så er der ingen af os der vil acceptere at folk opfører sig på den facon det er også derfor vi skærpede straffene for voldtægt og jeg har det

dansk statsborger og begår den forbrydelse og får en udvisningsdom ja så skal man selvfølgelig ud af danmark der kan vi så

i nogle andre udfordringer visse steder

at der er kvinder i det her land hvor man kan tænke

frivillighed det kan jeg se er på lovprogrammet

frem til og jeg vil da glæde mig over hvis nye borgerlige også

gå konstruktivt ind i den diskussion der

lande på et tidspunkt får ideen om at ændre på de her konventioner det synes jeg ikke vi kan byde de kvinder som bliver voldtaget det synes jeg ikke vi kan byde de kvinder som føler sig truet og hvis sikkerhed er truet på grund af det her

der rent faktisk skabte nogle forskelle men det er jo engang sådan at det

der begår de her voldtægter og vi skal

ansvar for dets ugerninger vi skal straffe dem hårdt og de skal ind at sidde i fængsel om vi skal smide dem ud af danmark hvis de ikke er danske statsborgere

kæmpet boligejernes sag det har vi gjort i forhandlinger om boligskat og det har vi gjort i gentagne forhandlinger om finanslove

regeringen har nemlig aftalt med kommunerne at de må hæve opkrævningen af grundskylden med næsten seks

til at gå ud over borgere i gode konservative kommuner

kommuner som gentofte lyngby

der vil boligejerne i et gennemsnitligt hus opleve grundskyldsstigninger på mellem to tusind

og tre tusind kroner om året som følge af den aftale regeringen har lavet med kommunerne derfor stemte liberal alliance imod den aftale da der var et aktstykke om det i folketingets finansudvalg og det skuffer os at de konservative ikke gjorde det samme

konservative opgivet kampen imod plyndring

at når man havde lavet en aftale mellem regeringen og kl så accepterede man den i folketinget og stemte den igennem vi stemte så imod lige præcis

fordi man kunne hæve grundskylden vi er jo ikke kommet til at gå ind for det lige pludselig vi synes stadig det er vildt forkert vi har jo foreslået et helt nyt boligskattesystem hvis vi kunne bestemme

ikke betale boligskat til gengæld skulle man så betale skat af den avance man fik når man solgte sit hus

jeg berolige med at vi nu ikke længere vil kæmpe boligejernes sag

er da ikke nogen undskyldning at man ikke kunne være til stede når en af partiets vigtigste mærkesager er på dagsordenen når boligejerne i gentofte

to hundrede og tre tusind kroner næste år med konservativ støtte

lavet med regeringen der nu får den her konsekvens vi har da ikke støttet det på noget tidspunkt

retorik jeg tror vi skal passe meget på med at begynde at

findes der nogen i den her sal der er i tvivl om om det konservative

antallet af spørgere til til ordføreren her og så vil jeg anbefale at

ringer til middagspause således at den næste ordfører kommer på efter vi har haft aftensmadspause altså klokken nitten så dermed

et kvarter ekstra til aftenpausen medmindre ordføreren ønsker et ekstra kvarter på talerstolen nej

lidt poetisk det skal jeg prøve at vende

lidt tilbage til vi glæder os jo over at regeringen har spillet ud med et ambitiøst grønt udspil som har mødt god

vi har også hæftet os ved at det konservative folkeparti på et tidspunkt trådte

i den daværende regering da regeringen ville spille ud med

grønt udspil som ikke var ambitiøst nok nok

ambitiøse mål for naturen

for eksempel i forbindelse med urørt skov og flere sammenhængende naturområder så er det gode spørgsmål jo nu til herre søren pape poulsen som gerne vil være borgerlige stemmer der arbejder er det konservative folkeparti indstillet på at indgå en aftale om vores spændende natur

spørgsmål om den plan for vores natur der er

har nogle fornuftige drøftelser i udvalgene

havnede i skuffen den ville ellers have været et godt redskab til at skabe mere urørt natur er man indstillet på at tage den op af skuffen igen og være med til at drøfte

opmuntret når landbruget og danmarks naturfredningsforening

ved sund fornuft som både landbrug og og

er nogle mennesker der går rundt og tror at det her med at generationsskifte handler om at hvis man ikke tager en stor andel til staten

nogle mennesker der propper en masse penge ned i deres egne lommer

virksomheden skal fortsætte i dag og skal tænde for for maskinerne igen i morgen forskellen er bare at i morgen er der sønnen

i dag er det faren hvorfor er det man ikke kan gøre det uden at staten skal have femten

ikke hvis man tog det ud til sig selv kunne

beskatning der er barsk men det her

at angribe danske arbejdspladser hvor far og mor har siddet hjemme ved bordet og måske talt om

tage et lån i huset skal vi investere sætte alt vi ejer og har over styr på at skaffe en virksomhed når så skal gå videre i næste generation så skal staten have andel i det jeg synes det

hæver bo og gaveafgiften jeg ved at herre søren pape

har mange forbindelse rundtom i hele landet og det kan jo eventuelt være at herre

har hørt noget til hvad de forskellige siger rundtom i landet om hvad konsekvensen vil være

meget små virksomheder folk som måske siger vi har

ikke råd til at generationsskifte så må vi sælge virksomheden så

at virksomheden ender i udlandet og hvad har vi så fået ud af det ja en masse danske arbejdspladser der så er

godt og konstruktivt konservativt bidrag

områder peger i positiv retning jeg har brugt en del af dagen på at lede efter det konservative folkepartis holdning til en genopretning af skat for eksempel på jeres hjemmeside jeg har desværre ikke fundet noget i vores finanslovsforslag afsætter vi

og så vil mit spørgsmål være støtter de konservative dette forslag der er med til at sikre en retfærdig beskatning så alle betaler korrekt skat

vi har tilliden til et velfungerende

at fundamentet under vores velfærdssamfund er stabilt og så vil jeg da

ikke kunne fremgå lidt mere tydeligt af den sådan almindelige orientering

at der ikke skulle så mange medarbejdere til at administrere det altså vi har jo foreslået at man

det skulle gerne være sådan at enhver borger og ethvert menneske i det her land

set kan forstå sin skattebillet uanset hvor vi står henne politisk deler vi sikkert alle sammen det ønske og hvis man kunne forenkle skattesystemet noget mere

også ud af den her kartoffelsag

få en kartoffel og hvor måtte man spise den der var vi også ude og sige jamen så lad os snakke om det altså

udlændingepolitik står og falder ikke med om man må spise en kartoffel og hvor man må spise den henne sådan

verden for at være helt ærlig men hvis man går helt tilbage til to tusind og femten valgkampen sagde jeg allerede dengang at stod det til os

faktisk man skulle lukke sjælsmark og

nødt til at sige og jeg ved godt det lyder barsk at det altså også er nogle forældre der holder deres børn som gidsler fordi de forældre bare ikke vil rejse hjem det er folk der ikke har krav på asyl i danmark de burde rejse herfra for

i dette ting som ikke mener vi skal behandle børn ordentligt men udfordringen er selvfølgelig også at dem der

er deres forældre de skulle begynde at behandle deres børn ordentligt og det skulle de gøre ved at rette sig efter de instrukser de har fået af det land de bor i lige nu

at der sker nogle ændringer med børnene men forældrene kan altså ikke bare skubbe dem foran sig og så sige at så går det nok alt sammen

afgør kommunalbestyrelsesmedlemmerne og de tillidsvalgte repræsentanter selv

de er jo ikke blevet honoreret fordi noget af det også handler om der skal noget lovgivning til her i folketinget for at vi ikke så rigidt styrer præcis hvad man skal og hvis det statsministeren sagde i i tirsdags kommer til at stå ved magt nemlig at vi ikke skal regulere ned i

vil det jo også give kommunerne nogle helt andre muligheder for at prioritere og vedtage et serviceniveau i stedet for

slet ikke er plads til at diskutere hvad der er fornuftigt her

tilgang til det nu har jeg også siddet som borgmester og har været byrådsmedlem i nogle år

kommunerne fik lov til i langt højere grad at fastsætte nogle serviceniveauer

bare entydigt skal bruge flere og flere penge uden at diskutere hvordan de penge skal bruges og uden at diskutere hvad der er ret og rimeligt

så ville det blive godt alle steder hvis det virker der hvor man har frikommuner

venstre et velfærdsløfte til danskerne hvor de ville lade lade økonomien følge med udgifterne til det stigende antal børn og ældre frem mod

og fem og tyve og dengang sagde ordføreren meget klart at venstres velfærdsløfte ikke bliver indfriet med de konservative mandater derfor

jeg gerne høre ordføreren fortælle folketinget genbekræfte

respekterer fuldt og helt at det hvis venstre har det synspunkt så er deres politik det respekterer

der betyder at de danskere der går på arbejde hver dag

mere selv for der er både plads til en skattelettelse

give noget velfærd jeg abonnerer ikke på det synspunkt at vi bare skal kigge på den demografiske udfordring og så fremskrive det

med økonomi for hvis man bare gør det blindt uden at kræve nogen som helst

så er det jo håbløst at kigge ind i den udfordring vi står i

til at bruge så mange penge som vi slet ikke har

er uenig med partiet venstre omkring velfærdsløftet er der en konflikt er der en uenighed her er det sådan

det er derfor vi er i ti forskellige partier

komme af sted med det og hvis det giver mening på bundlinjen for det konservative folkeparti vi ser bare ikke

helt ens på hvor meget dyrere den offentlige sektor skal være og det er vel

alle regeringens støttepartier ser det præcis på samme måde som regeringen ser det ligesom v og k heller ser

og kalder til middagspause mødet starter igen klokken nitten og der vil det være alternativets ordfører der skal på talerstolen

sager vil fremgå af folketingstidendedk

den video som regeringen lancerede forud for fn topmødet i new york det var en fin lille

ellers et meget simpelt setup en mand en stol og et budskab om at det er nu der skal handles hvis ikke klimakrisen skal ende som en permanent klimakatastrofe nogle gange behøver man ikke at oversælge budskabet når det er stærkt nok

en no brainer og sådan bør det altid være når vi taler om klimaet for det handler om sund fornuft logiske valg og fravalg og om at lytte til videnskaben forskerne

i stedet for lappeløsninger og dem der siger det ikke bare handler om at gøre noget men handler om at gøre nok betyder det så at det bliver let nej for barriererne for den grønne omstilling er ikke videnskabelige men politiske og det er i virkeligheden meget

kræver et opgør med den økonomiske model vi har i dag for man kan ikke have ubegrænset vækst på en planet hvor ressourcerne

er indlysende at det ikke er et populært politisk standpunkt snarere tværtimod for her taler vi om en model som har givet os vækst og velstand

en model der har medført et massivt overforbrug af klodens knappe ressourcer og som har kastet kloden ud i en global klimakrise

gav udtryk for i tirsdags både ønsker at styrke den grønne omstilling værne om

uligheden så er den også nødt til at gøre op med den økonomiske model og styring som hersker

men det indebærer meget mere end det det kræver et grundlæggende opgør med en model der bygger på idealet om konkurrencestaten hvor vækst og velstand alt for ofte skabes på bekostning af mennesker og miljø og hvor mennesket primært er noget i

systemer mere og mere indrettes efter at understøtte økonomien

nu har danmark så fået

grønt momentum befolkningen er med erhvervslivet er med og flere og flere politiske partier begynder at være med det får mig til at tænke på hvor meget der er sket på kun få år fra alternativet første gang foreslog at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst halvfjerds

situationen er anderledes det der før blev udlagt som utopi og drømmeri er nu regeringens officielle politik og faktisk bakker stort set hele folketinget op om halvfjerds procentsmålet i dag og det vil vi gerne kvittere for og vi glæder os over at så mange nu ønsker

og vi glæder os derfor til at vi er rigtig mange der skal løse opgaven med at lave en ambitiøs klimalov klimaloven skal sikre at danmark yder et ambitiøst bidrag til parisaftalen og det betyder som minimum at den skal indeholde bindende mål og delmål styrke klimarådet og øge klimabistanden og her tror jeg at regeringen og støttepartierne er helt på linje med alternativet

konservative med så det lover godt ikke mindst efter at sf og

forhåbentlig kan vi bruge den udmelding til fælles at lægge

til noget så sort som olietilladelser altså være en solid no brainer et stop for ottende udbudsrunde er ingen mirakelkur for de gamle tilladelser gælder jo stadig væk

kan de sorte selskaber fortsætte deres olieeventyr de eventyr som er endt med at være et vaskeægte mareridt for miljøet

har danmark brug for en decideret afviklingsplan tiden er inde til at vi nu sætter en endelig dato på hvornår der skal lukkes

som hver dag står ude i nordsøen og modarbejder den grønne omstilling det skylder vi befolkningen og det skylder vi de kommende generationer desværre står står alternativet og enhedslisten stadig alt for alene med det synspunkt

at der er flere der slutter sig til os for uanset hvordan

kan man ikke være grøn på sort energi klimaloven er selvfølgelig ikke det eneste som vi skal diskutere den kommende tid

hvor vi blandt andet skal finde frem til hvordan den grønne omstilling skal finansieres og her lader det umiddelbart til at der faktisk er større enighed om mål og midler

her i dag som måske faktisk kunne forene partier på tværs af folketinget forslaget hedder grønne obligationer og det handler meget kort fortalt om at staten kan skaffe en masse milliarder ved at udstede grønne statsobligationer det kan man nemlig gøre til en lav rente og dermed kan man bruge obligationstanken til at lede private midler over i gode grønne projekter faktisk var det præcis sådan at en borgerlig regering i holland for kort tid siden skaffede fem og fyrre milliard til den grønne omstilling på en døgn

selskabets direktør sagde vil man ikke tøve med at slå til hvis der opstår en lignende mulighed i danmark det kræver bare at den er der så hvorfor ikke give dem den det virker ærlig talt som en no brainer det bør også være en no brainer at finansloven skal styrke velfærden enhedslisten har blandt andet foreslået at styrke psykiatrien

deler vi ligesom vi deler et fælles ønske om at give naturen et historisk løft gennem mere urørt skov bedre naturbeskyttelse og flere fredede havområder hvis jeg kigger på radikale og

kulturen skolerne uddannelserne og daginstitutionerne for en ny tid skal også være en ny og bedre tid for kunstnerne for de studerende for børnene og for pædagogerne det er kun rimeligt

af socialområdet og de udsatte flere sygeplejersker bedre hjemløseindsats og et tilskud til tandlæger til de mest udsatte er en god start

men jeg er naturligvis også nødt til at sige at vi stadig væk er meget uforstående over for at kontanthjælpsloftet og integrationsydelserne fastholdes det giver simpelt hen ingen mening i vores verden og vi håber at regeringen snart kommer på bedre tanker det vil i den grad vise at danmark har fået en ny regering en regering som vil en ny tid og det

vil i alternativet nemlig indlede en ny tid klimaets tid børnenes tid de udsattes tid for det er for os en no brainer når vi ser

det vigtigt at huske på at danmark ikke er en øde ø vi er en del af et fællesskab et europæisk fællesskab og det skal vi turde sige højt og tydeligt samtidig med at vi skal insistere på at forny forandre forbedre eu det sker ikke ved at vi melder os ud eller stiller os i et hjørne med armene over kors for vi skal gøre alt hvad vi kan for at vi ikke kommer til at se kaotiske tilstande som man gør lige nu med boris johnsons kamikaze brexit nogen andre steder i vores fællesskab så til sidst vil jeg gerne endnu en gang ønske statsministeren og regeringen tillykke med valget og den gode start vi ser frem til samarbejdet og vi håber faktisk at de mange gode intentioner bliver til virkelighed

historisk og moralsk meget stort ansvar vi er en af de befolkninger der per borger udleder

det betyder også handling når vi har et landbrug der importerer

kan en omstilling fra et meget dyreintensivt landbrug til et mere plantebaseret landbrug

nu har alternativet tilsluttet sig budgetforliget i københavns kommune og en del af initiativerne der

handler om hvordan man kan gøre det sværere at være bilist i københavn og få flere biler ud af københavn fordi

det jeg derimod ikke kan finde noget om i budgetforliget er alternativets kamp mod krydstogtsturisme

der er vel i gennemsnit et krydstogtsskib der anløber københavns havn

i snit et om dagen der forurener

mig bekendt understøtter københavns kommune ønsket om at der kommer mere krydstogtsturisme i et budget som herre rasmus nordqvists parti nu er med i

skubbe bilisterne ud af byen fordi man man

fordi krydstogtsturisme ikke tæller med i københavns kommunes

vil synes grøn forstår herre rasmus nordqvist dilemmaet dilemmaet

indlandssøfart i danmark dermed også havnene

de detaljer jeg har set handler om hvordan vi kan begrænse bilismen i byerne hvor vi har en kollektiv trafik det synes jeg kun

et partis repræsentant der jo bryster sig af at være i det parti

foregangsmand for det hele

enkelt af dem lige så meget som mellem tre tusind fem

jo er en turismeform man fra kommunernes side også fra københavns kommunes side københavns kommune er jo styret af et

socialistisk et venstreorienteret flertal

bare ikke se hvordan man man kan få det til at harmonere er det

jeg synes faktisk det er dejligt at høre at herre kristian thulesen dahl også er optaget af hvordan vi gør noget i forhold til krydstogtskibe i danmark og derfor

med vores lille nationalregnskab om hvordan de

der eller den anden by her

føre til et tæt tæt samarbejde om mange af de ting som vi

både selvfølgelig størst og først

klimaudfordringerne men også kulturen

regeringens elskerinde altså en der dukkede op en gang imellem og

melde sig fuldt og helt ind og sige at man gerne vil tage medansvar for

er meget naturligt at vi så også efter valget stadig står samme holdninger og ikke ændrer

i den grad gerne vil konstruktiv samarbejdspartner

støttepartierne og regeringen og det kommer vi

en meget meget konstruktiv samarbejdspartner som

på hvordan vi løser de svære ting og dermed også løfter et ansvar det har været vigtigt for os at sige

men det gør jo ikke at vi så bare sætter os over i hjørnet og er sure nej så kommer vi netop og siger vi har faktisk gode ideer

en af måderne hvorpå vi kan løse både luftforureningsproblemer

trængselsproblemer og selvfølgelig klimaproblemer

få folk til at betjene sig noget mere af den kollektive trafik derfor har jeg bare et spørgsmål som jeg

korrekt forstået at alternativet er imod metroen

københavn med huse i stedet for at have grønne åndehuller amager fælled er

når man kun laver metro men ikke går i gang med

københavn som jo ville være en fantastisk løsning

så står den jo ikke tilbage som den grønne cirkel den kunne være så

retsfornuft end på retsfølelse skriver alternativet alternativer til fængselsstraffe såsom samfundstjeneste og afsoning med fodlænke er ifølge alternativet det mest effektive middel til at forebygge kriminalitet

kriminalitet hvor det ikke er straffen der afskrækker folk og en højere straf

retsfølelse når vi går ind og siger at der skal straffes hårdere hvorimod vi arbejder med retsfornuft

det egentlig er der skal til for at vi gør noget for at vi får resocialiseret de mennesker der har begået forbrydelser i stedet for at vi kun straffer ud fra et eller andet følelsesregister

gøre det fornuftig så vi ikke ser gentagelser det er desværre det man ser i i

mange jo går direkte ud og laver kriminalitet igen det er ikke det

har betydning om der er en hård straf eller en hårdere straf det afholder ikke folk fra at gøre det igen så vi er optaget af hvordan vi sørger for at folk ikke går ud og laver kriminalitet igen

vi tager resocialiseringen alvorligt når det ikke sker i fængslerne for

egentlig bare det vi synes ville

til hvordan man arbejder med klima og økologi hvis man hørte min tale

jeg både miljøet og klimaet rigtig mange gange det nytter ikke noget at vi forurener vores natur og vores miljø igennem et alt for intensivt konventionelt landbrug så vi kan gøre noget både i forhold til miljø og klima

nytter ikke noget at der dræber insekter så skal vi handle på det

et af de emner som herre rasmus nordqvist var inde på var nye regnemodeller og det er

emne som jeg egentlig har en grundlæggende positiv holdning til

virkelig spændende passage i statsministerens åbningstale som vi hørte i tirsdags der handlede om

statsministeren nævnte var pseudoarbejde og hvis man skal have nye regnemodeller skal man jo både regne med positive og negative dynamiske effekter

vi uddanner rigtig mange mennesker til pseudoarbejde og det er en negativ dynamisk effekt er alternativet villig til

at sige at hvis nye regnemodeller viser at

vi uddanner for mange mennesker til pseudoarbejde

også kan være med til at skabe og selvfølgelig skal vi da også tage den passage

også noget som vi har diskuteret som partier tidligere det er vi kan gøre op med nogle af de her ting men det er ikke noget man uddanner sig til

regnemodeller vil alternativet så gå hårdt imod

når vi får lavet de

netop sørge for at de kan løfte de opgaver vi har så vi

offentlige sektor fri i stedet for at kontrollere det ihjel jeg synes det var en ret fin

hvor vigtigt det er at man hurtigt på og igennem og at der ikke er for mange mobilhuller det har vi arbejdet meget med i venstre og i blå lejr igennem de senere år og vi har også haft sat en pulje af til det

sagen for rigtig rigtig mange men der er stadig væk mere at gøre derude der er stadig væk mange steder hvor det mangler at komme op i gear der har vi så desværre lige set

i hvert fald i forslaget til finanslov har fjernet den pulje hvilket jeg synes er meget meget skidt

os i venstre har lyst til at arbejde for

på nettet på en ordentlig måde nu har regeringen så i

kan gøres på men vi synes det er en skam at man ikke har nogen former for hjælp til at vi kan få gjort det her i hele landet man kunne også se på

de private virksomheder skal være med til at betale mere af den når de nu får ret til

det men vi er meget villige til at gå ind i det her vi synes det er ret vigtigt at der er en hjælp til at yderområderne også kan få bredbånd så vi får

side vil gøre det til en betingelse for at indgå en aftale

tager med ind til til forhandlingsbordet sammen med en masse af de andre ting som vi faktisk har nævnt som også er vigtige

nogle der mener at de måske befinder sig på et helt andet niveau når det handler om

når nu partiet har lagt sig fast på at der ikke må udvindes olie i danmark efter

tænke mig at vide om man måske har brugt de kommunikative evner til at konsultere folk i mellemøsten der jo også producerer noget olie det er jo sådan at at den danske gas og olieproduktion er den mest klimavenlige man har på kloden

om man også dér har tænkt sig at holde op med at udvinde og bruge olie

at vi i danmark ikke skal producere det længere for hvis ikke man har benyttet sine

vi jo til den tid stå i den lidt barokke situation at verden fortsat vil efterspørge olie men at den mest klimavenlige olie som er den danskproducerede ikke længere er tilgængelig på markedet og mener

er mest klimavenlige men det her handler

set for os om at vi skal

det gælder for rusland det gælder for saudi arabien og det gælder for danmark så det er ikke i

og to og fyrre at vi gerne vil lukke for det

olieboreplatforme vi har i danmark og det er selvfølgelig vi rejser hver gang vi snakker om

ved de møder vi har deltaget i eksempel copen i katowice sidste år

hvordan vi kan sørge for at lade de fossile energier blive i undergrunden altså firs procent af

jeg tror på at det viser et godt eksempel hvis et olieproducerende land som danmark laver udfasningsplaner så kan vi inspirere og vise

nordqvist har gjort sig nogen overvejelser om hvad det betyder hvis nu ikke alle lande i verden rykker lige så hurtigt som danmark og

være fair og ordentligt hvis han så sagde her i dag fra talerstolen at ja

en trossag og at være pæn og ikke om at gøre det rigtige det handler om at gøre det der føles rigtigt

at gøre det der er det rationelt rigtige det er jo helt fair især når man befinder sig der hvor

ikke bare er hundrede procent er ikke bare al produktion

en fantasi om at hvis man ændrer på noget i danmark rykker det hele til udlandet det er bare ikke virkeligheden så nej det er ikke en parallel virkelighed det er faktisk fuldstændig reelt at hvis vi kan vise vejen for hvordan vi som olieproducerende land kan lave en udfasningsplan over ti år og dermed sørge for at lade firs procent af vores kendte ressourcer blive i undergrunden

vi er henne med alternativet hvad er det

hvor vi er henne i det her forhold

inden for den eksisterende spilleplade det er ganske vist spændende med de grønne obligationer

faktisk rejste firs milliard

grøn omstilling der rystede alle på hovedet og så har vi det jo bare sådan i alternativet

okay den løsning kunne de ikke lide men så finder vi da en

være løsningsorienterede og komme op med løsninger i stedet

fremrykke beskatningen af pensionsopsparingerne der man rejse rigtig mange penge der bliver rystet på hovedet hele vejen rundt og så siger vi okay

her løsning som er prøvet af i holland

hele tiden med løsninger til hvordan vi kan komme videre

prøvet før så det er sådan set inden for

alternativet er

eksempel lægger jer op ad nogle af de finansieringsforslag som sf og enhedslisten er kommet

sidste valgperiode fremlagt finanslovsforslag sidste år fremlagde vi en hel regeringsplan for hvordan man kunne gøre det her hvor vi flyttede rundt på ret mange milliarder

vi måske gå tilbage til det og både se på pensionsbeskatning

intensiv animalsk produktion til en vegetabilsk produktion vi har fremlagt forslag i forhold til

udfaset de fossile biler og kommer ind med elbiler kommer ind med cykeltransport kommer ind med den offentlige transport vi har fremlagt forslag

så vi ikke konstant køber nyt og smider ud

at folk igen begynder at få repareret ting i stedet for at smide ud og købe nyt fordi det er billigere så vi har fremlagt rigtig mange konkrete forslag

for transport og landbrug men også inden for

og inden for vores forbrug som er så stor en del af den belastning

omstille landbruget fra animalsk til vegetabilsk produktion

at få styrket den kollektive transport så vi får folk væk fra privatbiler over i kollektive transport

lavet en cykelhandlingsplan så flere begynder at cykle i stedet for

er vi kommer ned i forbrug fordi det også er så stor

jo i jeres eget regeringsprogram at i vil spare fire og tyve milliard kroner på forsvaret over de næste fire år jeg kunne godt tænke mig at høre hvor der konkret

og hvilke dele af vores igangværende militære deltagelse og beskyttelse af vores eget land

det er fordi vi mener at det er andre metoder der skal til hvis vi faktisk skal skabe fred som jo er det det går ud på der skal vi i stedet for blandt andet satse som vi også gør i selv samme regeringsprogram

er over en bred kam jeg kan ikke lige sige hvad det er men blandt andet har vi jo foreslået at man ikke skulle gå ud og bruge et

jeg bekymrer mig også som vi tidligere har hørt i dag meget om arktis vi har russere der flyver ind over vores grænser stort set hver anden uge så jeg kunne godt tænke mig

så bygger vi på nej hvordan kan vi gå ind og arbejde med konfliktløsning

i hvilken retning vi skal og hvordan vi kommer derhen så er der i

hvor vi er enige nemlig afgiften på cigaretter hvad mener ordføreren for alternativet om at regeringen kun vil øge afgiften på en pakke cigaretter med ti kroner over to år og vil alternativet være

venstre heller ikke var med på en afgiftsstigning på cigaretter i sidste

det er selvfølgelig ikke nok med ti

så jeg er da glad for at de beslutningsforslag som vi fremsatte og som ikke kunne få tilslutning fra venstre

ordføreren i dag give en garanti for at det såfremt det er muligt

selvfølgelig vil vi stemme for at priserne på cigaretter skal hæves det er vores politik

det dejligt at venstre også er med på den her nu

synd at vi ikke gjorde det for tre år siden eller to år siden hvor vi også havde muligheden for det

til at man kun kan have en relation

så længe relationen er sund

jeg gerne rose ordføreren og alternativet for de steder hvor

vi har været rigtig glade for samarbejdet og det handler om reformramte

ikke kan få en førtidspension selv om de er syge og som simpelt hen bliver udsat for sanktioner og

også vi skal gå videre og jeg ved i hvert fald at vores socialordfører også har kataloget fuldt af ideer til hvordan vi kommer videre og ikke bare retter op på de

men skaber et system for mennesker i dag som er baseret på tillid og som ikke er baseret på mistillid og på

presse mennesker hele tiden så jeg tror lidt at der er flere ting vi skal gøre på en og samme tid skynde os at få rettet op på svagheder

turde tænke videre og komme i gang med at skabe fremtidens system som baserer sig på tillid baserer sig på

de reformer tilbage

synes bare det er vigtigt at vi går på to ben så vi også samtidig får skabt et andet system så vi ikke kun retter op på fejlene i det der er i dag

også får skabt et nyt system som baserer sig på mennesker det tror

holder fokus på meget hurtigt kan man blive skubbet over

været udsat for det største politiske tyveri eller noget af den slags

i løbet af valgkampen altså

at alle har hugget jeres politik på klimaområdet men sådan er i ikke i alternativet det er dejligt og det vil jeg gerne rose jer for venstre har jo også taget en ægte

godt vil spørge ind til er lidt mere konkrete forslag

lad os nu antage at jeg er en virksomhedsejer hvordan

for at bruge afgifter som et godt redskab til at få ændret adfærd også hos virksomheder

kan bruge nogle af de afgifter til at geninvestere i virksomhederne til at lave den grønne omstilling netop for at hjælpe virksomhederne til den grønne omstilling

klimaafgifter grønne afgifter hvordan der kan ske et tilbageløb så vi hele tiden får understøttet at virksomhederne går i den rigtige retning og dermed bliver den medspiller de skal være

er meget vigtigt at kigge hinanden i øjnene også virksomhederne og sige vi mener det her alvorligt vi har

i hovedet om det er otte og halvfems procent af folketinget der deler et halvfjerds

det altså nu vi rykker og ikke noget med hvordan er det vi rykker om tyve år

forskning og udvikling samtidig skal vi også se på hvordan vi kan understøtte samarbejdet mellem virksomhederne så vi opnår

en samtale med ordføreren om senere det næste spørgsmål går så på kan ordføreren gøre det samme for husholdningerne

og vi hørte også om grønne obligationer meget interessant

være man så vil sige det var ikke helt konkret nok men altså afgifter på forbrug

betyde at gerningsmanden fik det bedre

lige spørge om herre rasmus nordqvist mener det reelt

er risikoen ikke hvis man har det på den måde og gennemfører alternativets politik på det område at vi får en situation hvor dem der er ofre for kriminalitet er slået ned på gaden og ilde tilredt må opleve at de nærmest skal tage sagen i egen hånd fordi

folketinget ville mene at det ikke skulle straffes medmindre gerningsmanden fik det bedre ved det kan herre rasmus nordqvist forstå

hvad med ofrene de kommer da virkelig i klemme

retsfornuft hvordan er det vi får resocialiseret så folk ikke går ud og laver kriminalitet igen jeg snakkede

bare om at vi skal begynde at bruge en retsfornuft når det er at vi arbejder med straf at det ikke kun kører på retsfølelsen

at gerningsmændene skulle have det bedre nej det var ikke det jeg sagde jeg snakkede om hvordan

vi sørger for at folk ikke går ud og begår kriminalitet igen

hvordan er det egentlig vi lykkes med en resocialisering så vi ikke ser folk der er kriminelle ryger i fængsel

så vi har et samfund uden kriminalitet det synes jeg da må være det vi stræber

blev sagt her under debatten eller jeg hørte

så vil jeg så sige ud over det at det

fra ofrets side oplever en meget kritisk situation en utryghedsskabende situation ved

have begået noget kriminelt bliver lukket ud af fængslet og er herre rasmus nordqvist ikke enig i

og at vi ikke bare tror vi løser det ved at smide folk i fængsel

løst med det hvordan er det vi får samfundet til at køre videre hvordan er det vi får ofrene til at få det bedre hvordan er det vi sørger for at vi ikke ser folk der bliver mere og mere kriminelle ryger i fængsel kommer tilbage og laver mere kriminalitet

optaget af og jeg synes faktisk jeg var ret nuanceret i mit svar også til den konservative spørger

peter skaarup der valgte at stramme det jeg sagde

er hundrede procent økologi på den lange bane kan man sige

et krav som alternativet også bringer med ind til bordet i forbindelse med

at vi sammen politisk lave de gode løsninger så det bliver ikke et krav men siden vi startede alternativet har vores mål om at være hundrede procent økologisk i to

set været en del af vores politik og det er det også når vi diskuterer klimalov finanslov og landbrugspolitik

for eu området og så videre så det er en fuldstændig central del af vores politik og det bliver det

at være

er forbrugernes efterspørgsel der næsten afgør

hvor meget der skal produceres ude hos landmændene kan man sige og noget af det som

jo faktisk oplever netop i de her måneder

er at rigtig mange økologiske landmand faktisk har det vanskeligt fordi

kornpriserne på på verdensplan jo er faldende og det betyder jo egentlig at

faktisk ret massive subsidier til landbruget vi støtter det økonomisk og det skal vi da bruge til at lave den omstilling for vores natur og vores miljø og vores klima

at vi hjælper landmændene til det her i stedet for at se et erhverv som faktisk er rigtig hårdt presset på alle mulige måder som det er i dag økonomisk det synes jeg faktisk vi

synes jeg at alternativets ordfører skylder venstres tidligere spørger marie bjerre et ordentligt svar

hvad danskerne

for jeg snakkede om fødevareproduktion

stor eksport af fødevarer fra dansk side

gå ind og se på hvordan vi gennem afgifter jeg tror ikke det er nyt at vi har foreslået afgifter på oksekød

en måde at gå ind at regulere hvor meget forbrug af kød

ude hos den enkelte borger vi vil gerne

vi arbejder med måltidets politik

er jo blandt andet også noget af det man har med ved jeg i det budgetforlig der er lavet i københavn i dag det er jo den her måltidsplan om hvordan man kan lave mere klimavenlig mad i københavns kommune

regionalt hvordan gør vi det helt lokalt hvordan gør vi det nationalt hvordan gør vi det europæisk hvordan gør vi det globalt vi skal handle på alle dele i forhold til klimaet vi kan ikke sidde og pege fingre ad nogen og sige nej vi vil ikke her for de skal gøre noget der

nyvalgt til folketinget formand for et helt nyt parti sat herind af danskere som har vist mig tillid og som forventer at jeg løfter mit ansvar som folkevalgt valgt af folket kære kolleger mange af jer kender mig ikke så godt endnu og i kender måske heller ikke nye borgerlige så godt det kommer i til

om hvem vi er hvad vi står for

og hvad vi vil kæmpe for at nå i udvalgsværelserne og forhåbentlig også i forhandlingslokalerne vil i møde mig eller et af vores tre andre folketingsmedlemmer

men vi er reelle og konstruktive

et folketing med et massivt rødt flertal

sort ud for den fremtidige udvikling af

dejlige land har vi ikke tænkt os

hjørne med korslagte arme

med på den værste

med på den bedste at få løst udlændingepolitikken fra bunden er for os i nye borgerlige den allervigtigste opgave

være lige meget for så forsvinder det danmark som vi kender og holder af i stedet for

fortsætte med flere lappeløsninger insisterer vi på at gribe fat om nældens rod og løse problemerne fra bunden

vi er nødt til at

til spontan asyl danmark

at udlændinge i danmark forsørger sig selv og så er vi nødt til at sikre i lovgivningen at kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom med

nye borgerlige er stiftet fordi politikere på begge sider af den politiske midte i alt for mange år har nægtet at gøre det rigtige og det nødvendige og vi kommer ikke til at ændre vores mission fordi folketinget er blevet rødt eller fordi radikale venstre gik frem ved valget i kommer til at kende os som det parti der siger hvad vi vil gøre og som gør det vi siger det forlanger vi af os selv det har vi lovet vores vælgere her på christiansborg kalder i det ultimative krav det gør jeg ikke

og at udlændingepolitikken har gjort og fortsat gør stor skade på vores samfund og på vores tillidsbaserede folkestyre breder sig erkendelsen har også ramt socialdemokratiet og jeg blev glad da statsministeren i sin åbningstale gentog at

der afskaffer muligheden for at søge spontan asyl

helt nødvendigt skridt når vi skal redde vores folkelige nationale fællesskab det burde være gennemført

regeringen men erkendelsen nåede jo desværre aldrig helt frem til herre lars løkke rasmussen i hans tid nu har herre lars løkke rasmussen en fortid som formand i venstre og jeg håber at herre jakob ellemann jensen som ny formand ikke arver skyklapperne men sammen med os vil presse på

den socialdemokratiske regering fast på

stoppet for spontan asyl i danmark vi behøver ikke eus godkendelse vores udlændingepolitik er beskyttet af vores forbehold i eu traktaten vi behøver ikke at

den tidligere udlændinge og integrationsminister fru inger støjberg

et stop for spontan asyl i danmark og et større dansk engagement i konflikternes nærområde kan klares i folketinget med relativt simple lovændringer

det kunne jeg faktisk selv have sagt og jeg er ikke

er ikke min vej flere afgifter og højere skatter

og for danskernes velstand og højere ydelser til migranter på integrationsydelse som regeringen har lanceret som sit første initiativ vil jeg modarbejde

og jeg håber at hele oppositionen vil bakke op når vi hvis loven om højere ydelser til udlændinge vedtages aktiverer grundlovens § to og fyrre

og det er et godt ord og jeg kunne høre at der lå nogle gode iagttagelser bag erkendelsen af at velfærdsstaten er blevet for centralistisk at der i den offentlige sektor udføres for meget

tilliden er under pres samt andre gode iagttagelser af samme karakter hørte vi i statsministerens tale i nye borgerlige har vi fra vores spæde begyndelse for fire år siden sagt og skrevet meget om at politikerne bestemmer for meget statsministeren sagde det samme om den nærhedsreform hun gerne vil gennemføre vi skal ikke lovgive forfra vi skal give slip sagde statsministeren og det kan jeg og nye borgerlige erklære os hundrede procent enige i politikerne skal bestemme mindre og danskerne skal bestemme meget mere selv også over flere af vores egne

hænger sammen pengene og magten når politikerne skal

opstille færre regler og vise større tillid til både de offentligt ansatte og til danskerne må ansvaret nødvendigvis følge med ansvaret for ens eget arbejde ansvaret for ens egen tid og ansvaret for ens

når nærhedsreformen skal omsættes fra talepapir til handling den centralisering som velfærdsstaten har gennemgået

tredive år har medført en umyndiggørelse og en klientgørelse af danskerne staten har overtaget ansvaret fra danskerne pakket systemet ind i stadig flere love og gjort reglerne mere og mere komplicerede hvorfor er det kommet så vidt det er det fordi politikerne hidtil kun har haft ét svar på problemerne vi laver en ny lov eller en ny regel sådan har livet som politiker været i alt for mange år og for hver ny lov for hver ny regel er danskernes magt over deres eget liv blevet lidt mindre og politikernes magt er blevet lidt større ansvaret og magten er flyttet fra de danske familier herind på christiansborg og i har sendt en alt for stor del videre til bruxelles jeg og nye borgerlige vil gerne lægge vores energi i at åbne nye rum i den politiske værktøjskasse rum med værktøjer

gøre reglerne mere enkle og netop lære politikerne at give slip

de allerfleste kan og vil gerne have mere magt over deres egen tilværelse flere valgmuligheder større frihed også over flere af deres egne penge så kære statsminister jeg kunne lide hvad jeg hørte i den del af din tale konkret vil jeg foreslå regeringen at begynde med at nedlægge de kommunale jobcentre jobcentrene har udviklet sig til et stjerneeksempel på pseudoarbejde og klientgørelse jobcentrene skaffer kun ganske få i job

syge og nedslidte rundt i et system der kun gør syge sygere og nedslidte mere uarbejdsdygtige syge og nedslidte skal behandles værdigt derfor bør det udelukkende være en uafhængig lægefaglig vurdering

om man skal have sin førtidspension

regeltyranniet i jobcentrene beskæftiger i dag cirka ni tusind mennesker mennesker som kunne frigives til gode produktive jobs i den private sektor

i jobcentrene bruges hvert år fire milliard kroner alene på administration penge der kunne sendes retur til danskerne

at politikerne har taget skeen i den anden hånd og vælger at give ansvaret tilbage til borgerne og selvfølgelig

at vende udviklingen og bevæge danmark i retning af mindre stat og mere menneske ville gøre mig stolt det er sammen med udlændingepolitikken hjertekulen i nye borgerlige min afsluttende opfordring til statsministeren og til alle jer mine nye kolleger skal være i alt hvad vi gør skal vi gøre det fuldt og helt ikke stykvist og delt for friheden

fylder det meget for regeringen at få skabt en ret til tidlig tilbagetrækning

partiet er enig i at vi her har en udfordring med en gruppe i danmark som er som er nedslidte og hvor hjælpen i dag ikke er god nok mulighederne for dem ikke er gode nok er i enige

og på vejen fik tilbudt et bolsje af socialdemokratiet

det her sådan bestikkelse eller er det et hold kæft bolsje

nu kommer der et eller andet men ja det er vi fuldstændig enige i det er et akut problem at vi har en gruppe borgere

som vi skylder dem

har tilbragt det meste af min tid i byggebranchen arkitekter bliver ikke helt så nedslidte

deler hverdag med murere med tømrere

de er ikke ret gamle før de begynder at gå rundt og have ondt i knæ og have ondt andre steder jeg ved godt at der er håndværkere som arbejder ud over de syv og tredive timer de skal arbejde og at de ikke

proces eller hvad tænker fru pernille vermund her et par måneder efter valget hvor det

at vi står sammen i en erkendelse af at hvis vi vil have et velfærdssamfund så skylder vi de mennesker der er syge og nedslidte at de får en værdig behandling vi mener jo så at vejen hertil er at trække de mennesker ud af jobcentrene lukke jobcentrene skabe en anden løsning hvor det som sagt kun bliver en uvildig lægefaglig vurdering og ikke kommunale sagsbehandlere der skal vurdere om folk er

pernille vermund sagde i sin tale at hun ikke var med på den værste men derimod var med på den bedste og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge fru pernille vermund ind til

mener at det er det bedste eller det værste

videreføre den bredbåndspulje

men jeg har gudskelov talt om det tidligere for mig er det jo lidt vildt at vi stadig har store sorte huller i vores samfund hvor der ikke er dækning og hvis regeringen

når vi nu er inde på udviklingen i landdistrikterne

er så ellers nye borgerliges ideer til hvordan man skaber vækst bosætning og udvikling de steder hvor der er lidt længere mellem husene end her i københavn

selvfølgelig skal følge den enkelte borger og ikke tildeles institutionerne således at kommunerne som

kan sidde og skalte og valte med pengene det betyder at vi ikke får den her nedlægning af lokale små skoler og dermed også bysamfund vi har også en plan om en en infrastruktur som i langt højere grad end i dag binder danmark sammen på tværs dels skal afgifterne på benzin biler og så videre ned dels skal vi arbejde for

at det er folketinget der vedtager love om hvem

er det allerede sådan i friskoleloven at hvis en friskole

være baseret på demokratiske værdier og da islam og demokrati skråstreg frihed

så siger det sig selv at man naturligvis ikke kan have friskoler hvor

vedtage love om det det er sådan at det er os her i folketinget der vedtager lovene hver gang der er nye

skal have statsborgerskab i danmark og sådan skal det fortsat

de holdninger som fru pernille vermund gav udtryk for harmonerer lyder det til

til at fru pernille vermund sagde at det skulle være en lægefaglig vurdering der skulle afgøre det skal det kun være det er der ikke

udsat for en ulykke og derfor bliver uarbejdsdygtig enten enten midlertidigt eller permanent

et lægefagligt system eller

kommunen i et jobcenter hos sagsbehandlere som i virkeligheden

de journaler der kommer fra lægerne og træffe deres egne afgørelser og piske folk rundt i det her system det er også sådan at vi i vores økonomiske politik har afsat penge fordi vi ved at de de mennesker der i dag bliver pisket rundt i systemet med nye borgerliges politik

midlertidig eller permanent førtidspension

en lægefaglig vurdering kan vel ikke afgøre

et lettere liv for de syge de sårbare og de udsatte men

at komme andre forslag og andre ændringer end blot

som kan klare nogle ting men jo slet ikke alle ting for det er jo

nærmest døende eller helt raske der er alle mulige

som skal have en lægefaglig vurdering udelukkende

som i dag skal igennem jobcentrene og piskes rundt

og hvis man også lyttede til samrådet den otteogtyvende august så kunne man hurtigt få det indtryk at nye borgerlige kerer sig meget om reformramtes livsbetingelser retssikkerhed og

hvordan kontanthjælpsmodtagere har det

lidt mere af nye borgerliges politik

her står der at nye borgerlige vil byde

seks tusind kroner og

med ét barn efter husleje og el er blevet betalt

til rådighed til mad vinterstøvler briller med den rigtige styrke til sit barn medicin og

jeg forstår ikke helt hvordan det hænger sammen med de ord der blev sagt i ordførerens tale det

eller som er nyuddannede og derfor ikke har nået at opspare ret til dagpenge i vores politik indgår at vi mener det skal være obligatorisk at tegne enten en forsikring i en a kasse eller en øvrig forsikring

udelukkende har en kontanthjælp og det her vil altså kun være som erstatning for den su som man træder ud af og derfor er den også på

hvis man risikerer at miste sit arbejde hvis man bliver arbejdsløs for det er altså noget af det der

er nyuddannede og derfor ikke har tegnet en

tegne en forsikring mod arbejdsløshed enten i en a kasse eller på anden vis

skal man jo netop ikke kostes rundt med i systemet og leve på en kontanthjælp som man gør i dag så derfor har vi sat penge af til at de mennesker som i dag parkeres på en kontanthjælp men som burde have en førtidspension enten midlertidigt eller permanent får

for eksempel har vi en fælles opgave

at løse manglen på arbejdskraft fra bunden som ordføreren nok vil kalde det der er behov for mange indsatser blandt andet at lette beløbsordningen som i dag er en ordning der sikrer at vores virksomheder kan ansætte udenlandske talenter i deres virksomheder udenlandske talenter der har lyst til at arbejde i danmark

som det konservative folkeparti for nylig har foreslået være muligt for ældre at arbejde alt det de vil uden at blive modregnet i deres pension det er der ikke nødvendigvis incitament nok til

i demokratiets højborg i rigets fineste forsamling

en af forudsætningerne for at jeg kan stille spørgsmålet er at jeg er dansk statsborger og netop retten til statsborgerskab vil nye borgerlige fratage unge mennesker

i landet som er opvokset i landet som har taget en uddannelse i landet og som i mit tilfælde er valgt til folketinget

så mit helt konkrete spørgsmål til ordføreren er mener ordføreren virkelig at unge mennesker som er født her skal fratages retten

opnå statsborgerskab alene fordi de har forældre fra lande nye borgerlige kategoriserer

det fuldstændig korrekt at vi har den betragtning at politikerne i alt for mange år har givet statsborgerskab til mennesker der aldrig skulle have haft det at vi har givet statsborgerskab til mennesker som opdrager deres børn til ikke at blive gode lovlydige medborgere med danske værdier men til for nogles vedkommende at vende danske værdier ryggen og for andres direkte at modarbejde dem vi ved gennem undersøgelser at en stigende andel af unge med ikkevestlig

religiøse love skal stå over demokratisk vedtaget lovgivning det er gift

demokratiet derudover kan vi se i vores statistikker at børn af

grov kriminalitet end øvrige borgere gør de to ting kan vi ikke undersøge

samtale i forbindelse med at vi tildeler statsborgerskab og derfor har vi sagt at der er en række lande som vi indtil vi har styr på udlændingepolitikken ikke kan tildele statsborgerskab

og grunden til at jeg stiller spørgsmålet er at fru

alene fordi han er fra tyrkiet så jeg vil gerne spørge ordføreren

mener ordføreren virkelig at velintegrerede borgere kan udelukkes fra statsborgerskab

vi har sagt at folk der kommer fra de her lande

kunne opnå statsborgerskab med vores godkendelse vi mener at man bør sætte en stopper for tildeling af statsborgerskab til mennesker fra de her lande indtil der

i at ændre det nuværende asylsystem således at vi ikke længere giver spontanasyl i danmark men udelukkende hjælper krigsflygtninge i deres nærområder så er det korrekt at der er forordninger i eu

har en aftale om at flygtninge skal have hjælp i det første sikre land de kommer til men de aftaler er jo de facto trådt ud af kraft havde de ikke været det ville vi aldrig have modtaget en eneste flygtning ved danske grænser for der er

blive stoppet i en lufthavn vi grænser altså

stiger igen så står vi i en situation hvor vi er stort set lige så sårbare som vi

migranter der kommer til den danske grænse nede fra tyskland kan møde op ved grænsen og sige asyl og dermed få en billet i hånden og blive bedt om

for manges vedkommende bare forsvinde ud i landet

ud fra at hver gang politikerne laver kasser

eksempelvis siger at nu skal man have været x antal år på arbejdsmarkedet eller været i bestemte brancher så er der mennesker der falder uden for de kasser og som dermed ryger igennem systemet det er et af problemerne i dag det andet problem er at de her kasser også kan betyde

som reelt ikke burde have det jeg synes egentlig at det første problem er det værste så vi vil langt hellere at vi vurderer mennesker individuelt men at vi fjerner dem fra det her umyndiggørende system som vi har i dag med jobcentrene for jeg tror det er der noget af fejlen ligger i det nuværende system altså at vi har mennesker der har været længe på arbejdsmarkedet som ofte er stolte voksne mennesker og som finder det

nærmest nærmest umuligt at gå op på et kommunekontor og sætte sig over for en kommunedame

skylder hinanden hvis vi vil fastholde at vi har et velfærdssystem

tilbud vi kan give dig fra det offentliges side eller hvis der er for lang

mulighed for at vælge noget andet også selv om

åbningstale hvor jeg vel uden at komme galt af sted godt kan sige at hun ikke talte det frie valg op det blev så fulgt op med et finanslovsforslag hvor man

vil sænke koblingsprocenten for de frie skoler fra seks og halvfjerds procent til en og halvfjerds procent vi har også den holdning at hvis du ikke trives i folkeskolen

skal du også have mulighed for at vælge noget andet også selv om dine forældre ikke har rigtig mange penge derfor kunne

lidt om nye borgerliges syn på det frie valg og valgfrihed i forhold til

hvis du ikke trives i de tilbud der er og mere konkret også i forhold til det her

de forældre der ikke er så velstillede får sværere ved at sende deres børn i

offentlige derfor er vi i virkeligheden glade for at det ser ud til

uden om regeringen som er imod at man ændrer koblingsprocenten vi vil gerne have den helt op forstået på den måde at vi mener at det fulde beløb skal følge børnene og at alle skoler skal være frie skoler selvejende institutioner hvor vi som borgere kan stemme med fødderne

og så kommer kommunen med en fiks idé om

står med tomme klasselokaler er det faktisk somme tider fordi der er noget rivravruskende galt

at man har dårlig ledelse dårlige lærere et dårligt skolemiljø og andet

pådutte mennesker de her problemer så mere frit valg

borgerne i centrum er der i hvert fald noget ideologisk tankegods som jeg synes minder lidt om hinanden så jeg vil nøjes med det

kommer ikke mindst fra den nyslåede formand for liberal alliance

man i nye borgerlige ikke mener at det er nødvendigt at forlade konventionerne for at indføre i hvert fald dele af

krævede af den forhenværende formand for venstre herre lars løkke rasmussen at han måtte være parat til at forlade de internationale konventioner hvis nye borgerlige skulle kunne regnes som et støtteparti til en eventuel

et modsætningsforhold imellem de her to ting jeg skal

god ordens skyld høre om det stadig er fru pernille vermunds og nye borgerliges politik

skulle byde sig sig må venstre være parate til at forlade internationale konventioner

faktisk er okay at man bliver i konventionerne fordi i vurderer at

nye borgerliges politik som bliver fremført her er jo lars løkke rasmussens version af nye borgerliges politik og ikke min version det er desværre vilkårene når man er et lille parti uden partistøttemidler og er oppe mod en

stærk statsminister som aldrig har taget sig tiden til at drikke den kop kaffe der måske ville have kunnet afklare alt det her så lars løkke rasmussens version af nye borgerliges politik var at det var ultimativt for os at træde ud af konventionerne

det aldrig været de tre ufravigelige krav vi har

at vi skal have lavet et nyt asylsystem det er det som statsministeren nu har sagt at hun vil stille sig i spidsen for jeg formoder ikke at statsministeren sådan med det samme og som det første vil træde ud af konventionerne så jeg formoder at statsministeren har fået det samme svar

tidligere udlændinge og integrationsminister

at træde ud af konventionerne for at få løst udlændingepolitikken fra bunden

at en af årsagerne til at konventionerne kunne

at fru pernille vermund og nye borgerlige mener at vi skal hjælpe færre flygtninge her i danmark

at man gerne vil hjælpe flygtninge i nærområderne fra nye borgerliges side hvorfor kræver man så ikke markante stigninger i udviklingsbistanden og

bruges direkte og målrettet på at hjælpe mennesker i nærområderne det må jo være vilkårene at når vi ikke

så skal der flyttes nogle penge tilbage til til nærområderne hvor vi jo kan hjælpe langt flere for de penge vi afsætter til gengæld kan vi faktisk også fordi vi jo kan hjælpe ti gange flere for de penge

den tidlige tilbagetrækning så det lyder positivt jeg synes

har tilsluttet sig den her målsætning jeg hørte fru pernille vermund nævne at hun ikke så meget gik ind for delte løsninger men gerne ville have hele løsninger

og ikke et delt folketing nu hvor venstre sådan lidt fodslæbende også har tilsluttet sig

fra nye borgerlige her til aften sammen med den anden positive melding kunne få et positivt tilsagn om at tiltræde

ganske forfærdeligt land at leve i hvis et folketing kun havde én holdning én mening når nye borgerlige er imod klimaloven og en lov om

og tredive skal have en reduktion i danmark

er det jo fordi vi i forvejen har en parisaftale som er ret vidtgående som forpligter os til at reducere med fyrre pct

de øvrige eu lande til det samme når vi skal gå længere

betyder det at der er danske familier danske virksomheder danskere i det hele taget som skal spændes hårdere for det betyder at det vil være som det altid er

kommer til at få det endnu hårdere så ved jeg godt at man fra venstrefløjen vil sige jamen det her kan vi udligne med omfordeling og der siger jeg bare jeg ønsker ikke et samfund hvor en klimalov bliver brugt som løftestang for at indføre planøkonomi

vores klode kunne det være flot hvis man havde helt folketing

bakkede op om det her man kunne jo også godt vælge at sige at den investering der er i det her ikke bare bliver et savn eller et tab men rent faktisk kan udvikle nye arbejdspladser

direkte kontraproduktivt den udledning der kan spares fra danmarks side fylder intet globalt

vil den teknologiske udvikling der kan komme hvis vi har økonomisk vækst og velstand

bruger vores penge klogt kunne gøre underværker for resten af verden så hvis vi forhaster det og gør os relativt fattigere i forhold til vores nabolande kan det i værste fald blive voldsomt kontraproduktivt

hvordan folk lever i deres privatliv må de jo

set selv om om vi siger ikke at man ikke kan være i danmark at man ikke kan arbejde her at man ikke kan bo her

forsørger sig selv og overholder vores lovgivning

en gave som politikere i årevis har givet til alt for mange og som de ikke skulle

vi nødt til at sætte et stop for statsborgerskab til de mennesker der kommer fra de lande som vi har her

og andre har gjort så ville vi slet ikke have haft den her diskussion

anderledes

men i erkendelse af at det ikke

normen og at der desværre er alt for mange som ikke tager vores værdier til sig og at det er fuldstændig umuligt at redegøre for

til tidlig pension for dem der er nedslidte så jeg mange spændende perspektiver

høre lidt om børn og borgerliges børnepolitik fru mette thisen sagde tidligere

og det vil vi faktisk også på et område vi mener at det skal være forældrenes ret at give børnene et år ekstra i børnehaven hvis børnene har brug for det i dag er børnehaveklassen obligatorisk og det er kommunen der bestemmer om børnene kan gå om

godt tænke mig at høre om nye borgerlige vil være med til

de nul tre årige og så til de tre seks årige

og flytter børnene over hvor det er billigere men vi har også problemet når

skal i skole og det må jo være sådan at det er forældrenes børn og dermed også forældrenes ret at vurdere om barnet er klar til at komme i skole eller ej

få børn rykket op i en børnehave hvor hvor der alt andet lige er mindre personale til børnene end der er i vuggestuedelen

det er helt fint hvis ordføreren ikke er inde i folkeskolestoffet endnu men vi har jo en debat om uddannelsesparathedsvurderingen i dag er det næsten en tredjedel af alle børn

har de valg de

så det er den ene del altså at forebygge at børnene står

at vi nok er lidt mere konsekvente end man måske er

der er der er mange typer af uddannelser som kan være gode og relevante for unge det skal ikke være sådan at man ikke kan komme videre i uddannelsessystemet men det er altså ikke alle der skal have eksempelvis en studentereksamen der er masser af tekniske

forhold til at forhindre at børn og unge begynder at ryge påhviler der os som forældre et kæmpe ansvar jeg synes også

at i det omfang man kan informere i højere grad

gøre det i forhold til at få folk til at stoppe med at ryge tænker jeg at så længe det er

er det altså forældrenes ansvar hvis man er et voksent menneske må man tage ansvar for sit eget liv og hvis man ønsker at stoppe med at

er der masser af hjælp at finde enten hos alle de rygere som er stoppet og som kan komme med gode råd og vejledning eller også ved

af spørgere og den første der får ordet

det synes jeg ordføreren klarede godt der blev nævnt

mange ting fra talerstolen og jeg vil

spørge ind til en af de ting som der ikke blev nævnt i talen

samtlige af folketingets partier herunder også de konservative og dansk folkeparti og i dag har vi også fået besked på at venstre er med

ordføreren om at bekræfte at det også er det som liberal alliance gør altså bakker op om

klimafond og derfor vil jeg høre ordføreren om

vores visioner om at øremærke en milliard kroner til grøn forskning

så er den næste spørger

mange ting som jeg på lange stræk er enig i ikke mindst

behovet for at sikre at de frihedsidealer som

i videst mulig udstrækning

spørgsmålet om hvad der egentlig sikrer reelt lige muligheder

når man peger på de frie skoler og ønsket om at fastholde et højt tilskud

er det vel dårligt nok privat velfærd det er trods alt et

jeg kunne tænke mig at spørge til det her med børns vilkår altså når børn rammes af meget lave ydelser bare det at leve i den her relative fattigdom det så er efter danske

betyder noget for arbejdsmarkedstilknytningen for sygdom senere i livet derfor vil jeg bare sige kunne man ikke overveje igen om dem der lever på de allerlaveste ydelser ikke i virkeligheden har brug for fællesskabets hånd i ryggen for at få reelt

lidt i tvivl om hvem det er der er enøjet her

jeg siger jo lige præcis at det blinde fokus der har været på at sænke ydelserne har skabt en fattigdom en relativ fattigdom

kan se er skadelig for de børn når de vokser op og resten af deres liv det kan forskerne jo dokumentere og hvis det er som herre alex

det ikke ydelserne der afgør det men det er indsatsen det er de krav vi stiller hvorfor fokuserer vi så ikke mere på det i stedet for at løbe den risiko det er bare med lave ydelser at overlade den enkelte til sig selv og dermed risikere at man får

hver tredje gymnasieelev føler sig stresset i hverdagen og gymnasieelever er generelt lige så

skal præstere konstant de bliver konstant målt og

uddannelseslofter karaktermure fremdriftsreform og evindeligt fokus på karakterer presser de unge

fra at være nogle af de mest lykkelige til at være nogle af de mest ulykkelige

en hel generation af unge mennesker

sig ulykkelige vi kan se at liberal alliance

her i folketingssalen der er jo nogle

derfor vil jeg gerne høre lidt mere om ordførerens holdning

i kontanthjælpssystemet men at man som menneske ikke skal komme i klemme hvis man bliver ramt af arbejdsløshed eller sygdom altså at man ikke skal være så lang tid i kontanthjælpssystemet så kunne jeg godt tænke mig at høre ordførerens holdning til det forslag som vi i enhedslisten er kommet med til finanslovsforhandlingerne om afklaringsgaranti det handler

simpelt hen skal sørge for at mennesker ikke kommer til at hænge fast i kontanthjælpssystemet men at man inden for

år allerlængst

har ret til en afklaring hvor man så bliver visiteret til ordinært arbejde revalidering fleksjob førtidspension eller lignende jeg vil gerne høre ordførerens holdning til det

skulle stå og stille et spørgsmål til liberal alliances formand

ind i et fly og ned i en flygtningelejr i nærheden af hvor de kom fra

asylstop det sagde liberal alliance i to tusind og fjorten så kom

vi lader ligge og nu er vi her i to tusind og nitten og jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til liberal alliances holdning

og det nye hverv som partileder og tillykke med den første første tale fra folketingets talerstol før folketingsvalget

den regeringstid var diskussionen om topskat

og kravlede ned igen med kravet om om topskattelettelser venstre gik jo så til valg på at befri sig fra de borgerlige partier men nu må vi så forstå at venstre har fundet tilbage til dem og gerne vil danne regering

på blokken af krav til en en eventuel kommende

herre alex vanopslagh med debuten på talerstolen og tillykke med det flotte valg

vanopslagh personligt og tillykke med med formandspositionen i liberal alliance

herre alex vanopslagh siger at sådan er liberal alliance ikke mere og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig om ikke herre alex vanopslagh kunne be eller afkræfte om vi sammen i næste valgperiode kommer til at bruge lidt mere tid på at plante træer

med træerne kunne jeg egentlig godt tænke mig at stille ordføreren følgende spørgsmål er ordføreren enig i at der på et tidspunkt kan komme en situation hvor dem der sidder i regering i danmark bliver nødt til at prioritere mellem offentligt forbrug eller ambitiøse klimaindsatser

ansvar og om hvor vigtigt det er at vi hver især går på arbejde og gør vores pligt

fuldstændig enig men så ophører enigheden måske også der

i at vi i dag politisk set ikke har gode nok svar til den gruppe af mennesker der bliver nedslidte

før de når pensionsalderen ikke

hæve pensionsalderen med med en år allerede fra to tusind og tredive

og i øvrigt også vil fjerne dimittenddagpengene alt sammen tiltag som for mig går i den forkerte retning og vil skabe større ulighed og som bestemt ikke er svar

og hæve pensionsalderen allerede fra to

bare gerne spørge hvordan liberal alliance har tænkt sig at

formandsposten hvor er det rart med sådan en erfaren partileder jeg føler mig helt tryg det er også rart med den her positive liberalisme som man kan mærke strømmer ud

tale og en positiv liberalisme der ikke kun fokuserer på penge og skat

også fokuserer på det åndelige for det har vi også brug for og det er også liberalisme

er en hel årgang der mistrives men en lidt for stor andel tyve til tredive

stressede

præstationskultur hvor man gør sig umage ja man må gerne stræbe

optagelsessystem hvor vi ikke kun kigger på karakterer

som kan skabe mere refleksion hos en ungdomsårgang og

er afgørende præcis hvilke karakterer

i store dele af samfundet derfor ville det også være rart

få nogle bud på hvad man kan gøre for at løse problemet for eksempel ved

liberal alliance være med på en af de ideer som dansk folkeparti har fremført om at gøre det lettere for en ægtefælle at gå hjemme og passe børnene og således have en større andel i

give de unge mennesker et styrket familieliv at gå ud i livet

man forestille sig at den åndelige fattigdom kunne bekæmpes i folkeskolen også med en liberalistisk opbakning

betoning af disciplin over for uvorne

efter den anden stå og tale om danmark som et velfærdssamfund som en funktion men danmark er jo meget mere end det danmark er først og fremmest et fædreland det er danskernes hjemstavn og der er familien jo udgangspunktet så hvad for nogle forslag har herre alex vanopslagh til at sikre at familien dermed bliver kernen og udgangspunktet for den åndelige oprustning han taler

de sidste fire år har oplevet især på uddannelsesområdet at kunne arbejde en del sammen med liberal alliance det håber jeg vi kan fortsætte

faktisk det samme spørgsmål som jeg stillede

til at blive en år ekstra i børnehave hvis de har brug for det man besluttede jeg tror det var i to tusind og ni at gøre børnehaveklassen obligatorisk og inden da havde det været forældrenes valg om man ville have at

barn gik en år ekstra i børnehave siden man lavede reglerne om

er antallet af børn der bliver skoleudsat halveret formentlig fordi

tænker i økonomi og det er billigere at sende barnet tidligere af sted var det ikke en liberal sag at give forældrene friheden tilbage og

hvis forældrene i samråd med pædagogerne og

at det er godt med en år ekstra så er det forældrenes ret at beslutte

afsøge muligheden for at give forældrene mulighed for en år ekstra i børnehave til barnet men vi får brug for forligskredsens opbakning så derfor er

på jagt efter den i dag

hvor enhedslistens grænse gik for stigning i ulighed defineret som

menneskers levevilkår om der sker reelle forringelser af for eksempel dagpenge nedlæggelse af hvad hedder det

efterlønsordningen kontanthjælpsloftet som skaber fattigdom og så videre

godt tænke mig så at spørge omvendt om der

for liberal alliance er for eksempel forholdene som vi kender dem i usa uacceptable hvor man betaler for sin uddannelse hvor man betaler for hospitalshjælp

og hvor der jo ikke er nogen egentlig velfærdsordning er det

fejrede liberal alliance jo skattelettelser

nu kan jeg forstå at der er kommet nye kræfter ind i liberal alliance og

tale om gulerødder i liberal alliance

skiftet spor hvad angår skattepolitikken i hvert fald

læse at der er varslet skattelettelser og en minusvækst i det offentlige forbrug

at liberal alliance vil fastholde den politiske linje altså at man er parat til at afskaffe

at man regner med en besparelse på det offentlige forbrug på en og halvtreds milliard kr og det svarer sådan set meget fint til

når jeg kommer ud og hilser på mennesker på plejecentre børnehaver sygehuse og boenheder for mennesker med fysiske og

er for få ansatte til at skabe den her trygge dagligdag er for borgerne men nu kan

har for store forventninger

har vi jo hørt at hvis vi ellers pisker dem på kontanthjælp og de andre så finder de nok selv et job

inspireret til det men ellers var det jo bare det der skulle til nu skal vi bruge lidt flere gulerødder og det kan jeg bestemt

og når det ikke er de lave ydelser i sig selv der er et problem så vil jeg bestemt anbefale at vi sætter ydelserne op for de mennesker der lever de liv mens de venter på et stykke arbejde

også gerne kunne overleve og give deres børn de oplevelser som

koster jo noget og enten skal man selv have nogle penge i lommen eller også må det offentlige træde til og hjælpe og derfor vil jeg gerne sige tillykke

liberal alliances gamle politik var jo at hvis man brugte gulerødder over for dem i toppen

er der også et paradigmeskift på vej dér jeg mener nu har vi jo set i den sidste periode

hvidvask af penge og vi har haft skattelysager i meget stort format er det ikke på tide at vi måske bruger en pisk over for de mest grådige mennesker i det her samfund som tror

at ordføreren i medierne har rejst debatten om

at fattigdom kan have mange ansigter altså både kulturel fattigdom åndelig fattigdom

at ordføreren igen og igen bruger begrebet åndelig armod

få lov til at få en definition af åndelig armod

åndelig armod i forhold til at

lære noget bestemt i skolen at vi skal være familie på en bestemt måde at vi skal

forstå fædrelandet på en bestemt måde at vi skal synge de rigtige sange på en bestemt måde jeg hører at ordføreren for liberal alliance står et helt andet sted er det rigtigt forstået

til liberal alliances ordfører og jeg skal byde velkommen til den næste ordfører i rækken og det er

velkommen til talerstolen

folketingsmedlemmer og til en ny regering ikke mindst til statsminister mette frederiksen sammen

demokratiet og det forpligter fra inuit ataqatigiits side

til at sætte gang i endnu en valgperiode der er mange ting som vi kunne bruge den her åbningstale på at tale om

det kunne være klima det kunne være den sikkerhedspolitiske situation i arktis rusland kina det kunne også være behovet for en bæredygtig økonomisk udvikling i grønland

meget på sinde og som vi også vil bruge de næste fire år

arbejde for men der er én ting der ligger i inuit ataqatigiit rigtig meget på sinde og som overskygger alle de andre ting det er nemlig fundamentet for grønlands fremtid vores børn og unge personligt blev jeg også rigtig rørt da statsministeren i sin åbningstale nævnte en fælles indsats for udsatte børn og unge i grønland for det er så uendelig vigtigt og herfra skal der lyde en rigtig stor tak spørgsmålet er

et dystert billede i tasiilaq har hvert andet barn en social sag i kommunen hver tredje barn har været udsat for seksuelle overgreb og hver femte indbygger i tasiilaq dør af selvmord problemerne er desværre ikke enestående for tasiilaq de findes også

steder rundtomkring i grønland for nylig talte jeg med en kollega her i folketinget som med en bekymret mine kiggede på mig og sagde

færøerne går det godt i grønland går det knap så godt socialområdet er grønlands ansvar men naalakkersuisut blev i foråret presset af forskellige partier blandt andet ia

og i en endnu stærkere koordination med danmark det er en meget vigtig erkendelse for det grønlandske samfund i folketinget og hos regeringen har vi nu en mulighed for at ændre historiens gang og det forpligter ikke kun i grønland men også for os der sidder her i salen i dag vi har et ansvar for sammen at gribe fat om det store arbejde der ligger i at sikre vores børn og unge i grønland en endnu tryggere opvækst

udsatte børn peger frem imod mere ambitiøse løsninger end vi nogensinde har set før

helt ned til tre år bliver smittet med kønssygdomme eller hvor en og firs procent af kvinderne i tasiilaq oplever et seksuelt overgreb så har

det er vigtigt at vi vågner op og at vi indser situationens alvor

roden af problemerne statsminister

mette frederiksen har tidligere udtalt at et samfund skal måles på hvordan man behandler

jeg kunne ikke være mere enig

der ingen tvivl om at den hjælp til børn udsat for overgreb bør være blandt de ædleste formål som vi

det er en decideret katastrofe

som bliver brugt til særlige sociale undtagelseszoner som vi mener

skal identificeres kun på den måde kan

der hvor det gør den allerstørste forskel frem for at sprede det ud

det er rigtig positivt at der endelig sker noget

men det må ikke stå alene og vi skal ikke vente for længe vi er taknemmelige for at danmark gerne vil være med til at bidrage til at forbedre hjælpen til børnene jeg ser det som et gennembrud socialministeren har lovet yderligere hjælp

er tiltrængt for fem million kroner rækker ikke langt men det er en god start regeringen vil nu sammen med naalakkersuisut fremkomme med en analyse

at den langsigtede indsats også bliver sat i gang

det er nemlig dokumenteret at det er vanskeligt at rekruttere og fastholde folk i

om brandslukning

roden af problemet for hindrer vi ikke overgrebene

vi altid være på bagkant at skabe trygge rammer for vores

og vores unge er et fælles ansvar alt imens

ved vi at hele justitsområdet politiet retsvæsenet og domstolene

et dansk ansvarsområde

her har regeringen og særlig justitsministeren et helt særligt ansvar

er der tale om kriminelle handlinger handlinger som vi også er nødt til at blive bedre og hurtigere til og reagere på og det er inuit ataqatigiits klare holdning at vi her i folketinget er nødt til at tage ansvaret for justitsområdet i grønland endnu mere seriøst end vi har gjort indtil nu

og anstaltbetjentes lønforhold langt dårligere end deres danske kollegaers det gælder også deres færøske kollegaer så der er tale om en forskelsbehandling hvor det er to ud af tre som har en anden løn end man har

det efterlader grønland med et massivt rekrutterings og fastholdelsesproblem og det er en tikkende bombe

derfor mener vi også at det er på sin plads at ansatte hos politiet

som minimum får ligestillet lønvilkårene med deres kollegaer både i danmark

essentielt at de indsatser som vi sætter i gang på social og justitsområdet bliver understøttet af at vi selvfølgelig også har nogle folk inden for justitsområdet der kan løse de opgaver der skal dog også lyde en rigtig stor

ros til grønlands politi som ikke ligesom naalakkersuisut og regeringen venter til

og tyve men allerede nu har udsendt udsendt en rapport med konkrete og relevante anbefalinger som vi også her i folketinget bør lytte varsomt til i rapporten

kan man læse at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordobles hos grønlands politi

til sager hvor man laver videoafhøring af børn det må vi kunne gøre bedre derfor bør vi også kigge på nogle fælles løsninger når vi snakker om grønlandske og danske myndigheder i grønland en løsning kunne være at staten sammen med naalakkersuisut fik etableret børnehuse

sammen med familien frem for at man skal henvende sig til mange forskellige myndigheder i grønland som man skal i dag

det bør være os voksne der skal koordinere indsatsen i langt højere grad

mener vi også at en af løsningerne er en generel styrkelse af forældreevnen

afhængigt af hvordan man ser virkeligheden kan den jo males lys eller mørk

fremsynet det kommer an på hvilke briller vi tager på vi har velkendte velfærdsudfordringer i grønland og er ikke første gang jeg har talt om det her men det er nogle udfordringer som vi ikke får håndteret og det sker generation efter generation den kritik som jeg kommer med

som jeg mener vi meget mere ambitiøst end vi vi gør i dag erfaringer viser heldigvis

at det godt kan lade sig gøre at ændre situationen det giver også håb sammen med en lang række ildsjæle i grønland er jeg rigtig stolt af at have været en del af den indsats som har fået halveret

en større indsats så ingen overgreb kommer til at ske i fremtiden forandring sker indefra og vi opfordrer til at alle aktører i lokalsamfundene ikke mindst de otte forskellige børn og unge organisationer som er en del af børnealliancen i grønland

også tages med på råd når der skal skabes skabes løsninger inuit ataqatigiit håber at regeringen og mine kollegaer her i folketinget vil benytte denne ekstraordinære situation til én gang for alle at skabe trygge vilkår for alle børn i grønland og i rigsfællesskabet det arbejde vil vi gerne bidrage rigtig positivt til qujanaq mange tak

har sejlet i dit fantastiske land fra

til nuuk jeg har grønland siddende rigtig

vi var i orkanstorm så vi har

værste skuffe i ti timer så

er noget der ligger dig særlig på sinde og det er fundamentet for grønlands fremtid børn og unge vi var i nordkommunen og der

at det er den rigeste kommune og også den allerstørste kommune i hele verden

den kommune i grønland der har det laveste uddannelsesniveau

de ud og fanger hellefisk de kan tjene over en million

at det er bekymrende at man ikke kan få sig en praktisk uddannelse i den kommune altså man kan ikke gå på en eud

uddannelse så man har ikke nogen mulighed for at få en uddannelse eller er det helt okay fordi man tjener mange penge

har fået set nogle gode ting i grønland

er en del af løsningen man er også nødt til at kigge helhedsorienteret på hvordan vi skaber nogle gode løsninger også lokalt

unge som hverken har uddannelse eller job vi var også på en højskole

og vi tog hensyn til at at der også var ret mange unge der ikke havde nogen fremtid i danmark har vi lavet en

en forberedende grunduddannelse hvad vil man lave i grønland som kan hjælpe de her rigtig rigtig mange

jeg mener ikke det er tilstrækkeligt og jeg tror det er enormt vigtigt at man

bliver fastholdt i folkeskolen og får et eksamensbevis i sidste ende så de får nogle muligheder for at kunne læse videre et sted som

er arbejdsløsheden helt oppe på fem og tyve

behovet for netop at sikre uddannelsesinstitutioner

for nogle aftryk ordføreren har fået på finansloven eller på den nye regering

finanslovsforslaget er at der netop bliver afsat nogle penge til at gøre noget her men der er også brug for en bred opbakning her i folketinget i forhold til udsatte børn og unge og så bliver der også afsat

en nordatlantpulje hvor der er mulighed for at vi kan

er jo sprogkundskaber og dansk er en vigtig sprogkundskab i

for at sikre at man kan både uddanne sig i grønland men måske også læse videre i danmark hvad er det for nogle tiltag vi fra dansk side kan

rigtig mange kun snakker grønlandsk og det betyder det rigtig svært at rekruttere anstaltsbetjente så det kunne godt være en del af uddannelsen at man faktisk fik noget undervisning i i dansk

en debat der går meget på bloktilskud og et sværmeri omkring selvstændighed og så videre men jeg hører hos ordføreren en oprigtig interesse i hvordan vi i fællesskab kan styrke rigsfællesskabet og løse nogle af de helt oplagte problemer

kvittere for rigsfællesskabet

en historisk og familiemæssig utrolig vigtig enhed jeg tror vi alle sammen kender familier hvor danskere og grønlændere bor sammen og lever sammen og på den måde er vævet ind hinandens tilværelse og når nu vi fra dansk folkepartis side og forhåbentlig alle partier her i folketingssalen giver håndslag på at vi

måske også give et tilsagn om blandt de andre partier på grønland

kulturelle samhørighed mellem danmark og grønland

år jeg har siddet i folketinget at retorikken har ændret sig

snakkede rigtig meget om selvstændighed som om det var noget der skulle ske i morgen så er der kommet en andet form for realisme i grønlandsk politik hvilket jeg også synes klæder

er sådan at halvfjerds procent gerne vil være selvstændige men på sigt og i forskellig grad og jeg

faktisk er endnu vigtigere end selvstændighed er velfærd jeg synes det er enormt vigtigt at man sikrer den helt grundlæggende velfærd og det er nu engang sådan netop når man kigger på det historiske

nordisk velfærdssystem i grønland

og som jo også ligger rigtig højt hvis man kigger på det globalt set så behovet for at styrke den velfærd

hvis han virkelig har medvirket til at styrke forståelsen af

selvstændighed måske ikke er vejen at

bare kvittere positivt for det tilsagn som vi hører fra ordføreren og så kan man måske

ordføreren selv mulighed for at sidde i det amerikanske

men er kun sådan rådgivende og den slags så på den måde har grønland jo

jomfruøerne en privilegeret stilling

for en del af mine kollegaer herinde i salen

meget interessant og at grønland er et stort aktiv

for nylig var udenrigspolitisk nævn i usa og drøftede også de her ting med forskellige folk rundtomkring i systemet

chemnitz larsen med sin tale om

visse steder i grønland fik alt det til at forsvinde på et øjeblik altså i

vi afbryde mødet og sætte os ned og finde ud af hvad vi kan gøre

hvis det var et sted i nærheden af christiansborg hvordan ville vi så sætte ind

to sagsbehandlere med to hundrede og tres sager per sagsbehandler i

har brug for at hjælpe hinanden det har været en

jeg har kæmpet for professionelt i hele mit arbejdsliv faktisk og og jeg blev sådan overrasket over hvor rørt jeg blev da statsministeren talte om det

vigtigt at inddrage mellem grønland og danmark

er godt nok også vigtigt at handle hurtigt

forbedring af anmeldelsesmuligheder ved seksualforbrydelser at ja det kan man da vist roligt sige

og undersøgelse af andre faktorer som

alarmerende at det er det er på et så basalt niveau og og jeg kan bare gentage

tage de initiativer der skal til for at understøtte at

udtalte at det jo sådan set er tankevækkende at der skal en dr dokumentar til før politikere i grønland

hun har jo sendt den ene rapport efter den anden anden så det at grønlands politi endelig har lavet den her gode rapport som vi har efterlyst

give mening at gøre det landsdækkende i hvert fald nogle af de steder hvor vi ved at anmeldelsestallene

rigtig høje vi ved jo også at er rigtig mange mørketal kunne vi være med at få afdækket det her så vi netop målretter det

lidt med med spredehagl det tror jeg i hvert fald er enormt vigtigt

midler og derfor synes jeg det er vigtigt

at sætte et kritisk lys på grønland og sætte fingeren på det allerømmeste sted nemlig børnenes vilkår vi hørte også fru aaja chemnitz larsen fortælle at erkendelsen af behov for hjælp udefra i dag er til stede i grønland men det kan jo så ikke være helt nok

samtidig siger at der er behov for det som

kaldes en katastrofefond bliver jeg nødt til at spørge

omfang forestiller fru aaja chemnitz larsen at

er der nogen opbakning til det i

er de her børnehuse og det er også et behov for familiehøjskoler

den bedste start så det er der også behov for noget af det vi helt konkret peger på

firs million kroner fra danmark og tyve million kroner fra grønland vi kender modellen

erhvervsudvikling hvor den tidligere regering jo havde lavet det man kalder balanceret ligeværd

på sin plads at grønland selvfølgelig også skal være med til at finansiere

lyder jo rigtig spændende det er jo som vi hører det i første omgang kulturudveksling og sprogundervisning og det kan

være tilhængere af men når det nu kommer

være naturligt at spørge fru aaja chemnitz larsen hvad forestiller man sig i grønland at man på længere sigt kunne ønske sig at opnå ved sådan en repræsentation mon dog det kun er fordi amerikanerne pludselig finder grønlændere og danskere åh så bedårende eller kunne man forestille sig at det her er et forsøg på at massere både den grønlandske og den danske offentlighed og at man senere hen vil forsøge på at sparke døren helt åben så der kan blive mere plads til amerikansk militær tilstedeværelse

om noget politisk men på længere sigt kunne det jo sagtens handle om

mere militær tilstedeværelse

synes da også at der er behov for at vi netop har

vi er nødt til at kunne drøfte det udenrigspolitiske og det sikkerhedspolitiske i langt højere grad end vi har

folketingsmedlemmer men selvfølgelig også

jeg synes det er at der nu er en fælles erkendelse i hele folketinget og at der er en regering

jeg synes da det er en rigtig positiv situation hvis det her kan medføre et reelt løft men jeg tror oprigtigt at der skal mere end en pulje til

jeg mener at vi skal ønske al mulig held og lykke til alle jer socialarbejdere og andre der skal løse den her opgave og så må vi bakke dem op så godt vi kan

godt tænke mig at høre hvordan

paradeforslag som reelt betyder

til at vi kommer med mere militær i grønland og vi spørger sandsynligvis ikke om det men hvordan vil grønland reagere på det og hvad forventer grønland at danmark gør jeg har hørt signalet om at der skal være mere fællesskab omkring udenrigspolitikken det

enig i at der er behov for flere tiltag det her må virkelig ikke stå alene

kommer han til at gentage sit ønske om at ville købe grønland kommer der til at være en

charmeoffensiv fra amerikansk side

sådan set ikke endnu jeg tror det er vigtigt at det ikke bliver usa der opruster i grønland fordi det tror jeg kan optrappe hele situationen men jeg tror det bliver vigtigt at vi i fællesskab finder en god tone i forhold til selvfølgelig at kunne overvåge området bedre

set konstateret med arktisanalysen så

at kunne kunne styrke også for at sikre at search and rescue

advarer imod den kæmpe risiko der er i øjeblikket ved at mere militær tilstedeværelse kan betyde at spiralen

larsen har talt for når vi skal tale arktis

også snakket om at vi skal holde fast i men hvordan vil den grønlandske regering reagere når nu amerikanerne sandsynligvis kommer og stiller krav om at de vil ind

adgang for deres militær

men hvordan skal vi agere på det og hvordan vil

at holde øje med situationen også hvis situationen bliver helt anderledes hvis vi står

vi også nødt til at agere derudfra

vi er sådan set ret pragmatiske omkring det her men vil virkelig gøre alt hvad vi kan for at holde

at diplomatiet også når vi snakker arktisk råd bliver enormt vigtigt de otte arktiske stater som jo sådan set ikke

også taler sammen fremfor at

rigsfællesskabets store værdi for os alle sammen men også de kæmpe udfordringer som der jo helt rigtigt er nu er det jo

justitsområdet jeg har kendt til af gode

ordføreren og jeg har haft mange gode drøftelser

jeg jeg kunne ikke drømme om at påstå at vi var i mål men jeg vil dog sige at der

taget mange tiltag ud fra en grønlandsk prioritering

er selvfølgelig en kæmpe kæmpe udfordring nu er det grønlandske retsvæsen og det danske jo meget forskellige vi er rundet af to forskellige kulturer hvad det angår

det her ikke handler om store sociale indsatser bare for at det er sagt men

har kønssygdomme og andet tæt

tale om straf og konsekvens jeg fornemmer jo at det gryer lidt på grønland i den retning

at styrke justitsområdet i grønland og ja vi er ikke i mål men men det er en god start lønningerne

på forskellige anstalter fordi vi ikke har folk til

og på samme måde kan man sige at politiet oplever

et massivt fastholdelsesproblem som som virkelig er

have haft en social indsats for mange mange år siden

det har vi drøftet nogle gange men men hvor hvor

den del i i grønlandsk lovgivning

er klart set med de kulturelle briller jeg har undret mig

sådan set ønsket at det skal blive debatteret og det har naalakkersuisut taget til sig og også taget op i en offentlig debat i grønland

resocialisering synes jeg måske i virkeligheden er mere interessant

hele vores retssystem er bygget op omkring resocialisering men der står ikke ét sted i kriminalloven at man skal have noget behandling så hvis man har krænket et barn ved vi også at der vil være recidiv altså det vil sige at man begår overgreb igen i nogle sager i hvert fald hvis det er at man ikke får behandling det giver vi ikke i dag fordi det er blevet en kastebold mellem grønland og danmark

og jeg tror rigtig meget på at det når vi snakker socialpolitik så handler om om at løfte bunden

jeg så sådan set gerne at vores unge ud over at de selvfølgelig også skal være gode til grønlandsk

bedre danskkundskaber og matematikkundskaber

at man kan tage sig en uddannelse jeg tror også det er enormt sundt når man kommer fra et land som grønland at man kommer ud

at man lukker sig mere om sig selv frem for egentlig at se

mulighederne for at dygtiggøre sig og gøre sig umage synes jeg skal være nogle endnu vigtigere værdier i grønland i fremtiden

der har man lavet nogle tiltag hvor man prøver at se

de grønlandske studerende i danmark bedre for

med at tilpasse det til behovet frem for at man laver en pulje og så

ministerie og tænker det var også en god idé der skal man måske ud at snakke med folk i stedet for men frafaldet blandt grønlandske studerende

i danmark er dobbelt så højt som det er for danske studerende så det synes jeg i hvert fald vil være et godt område

set også derfor at jeg tror at man er nødt til at have diskussionen

mere forskning i grønland forankret i grønland det kunne være med til at sikre at man træffer nogle mere faktabaserede beslutninger end

det her arktiske forskningshub som man går i gang med at lave i grønland måske som en del af grønlands universitet så man netop får skabt noget mere viden som man så også kan give til det politiske system

nogle beslutninger på et lidt bedre grundlag end det

er en maksimal inddragelse af grønland ikke kun af naalakkersuisut men selvfølgelig også her i folketinget og i inatsisartut

ikke bare bliver ovre i udenrigsministeriet at man sidder og laver en arktisk strategi

vil rigtig gerne tage et initiativ til at

skabe en ramme for den diskussion men et fortrolighedsrum tror jeg også bliver enormt vigtigt

var spændende at høre om der er jo ikke nogen i salen der efterhånden er i tvivl om min interesse

for arktis og frem for alt vores militære situation deroppe samtidig ved jeg jo at ordførerens egen datter aftjener værnepligt i danmark efter jeg har lært dig at kende har vi jo snakket om det nogle gange samtidig bliver der talt om udsatte børn og unge og manglende uddannelser og så videre ville det være interessant at kigge på

man i stedet for at have en afprøvning

er sådan at i dag kan man netop

informationsdag og så har man mulighed for

at byde ind på at man gerne vil aftjene

i danmark jeg så meget gerne at der var en

værnepligtsuddannelse i grønland det kunne være i

en af mine favorithistorier som jeg har fortalt et par gange også i forsvarsudvalget var jo

forsvaret tog til grønland og konstaterede

der tænkte jeg at der kan man da bruge den viden vi har i grønland om hvordan det er at agere i et arktisk miljø

står vi i en situation hvor der skulle blive oprustet fra andre sider så

får trænet rundtomkring også med det lokale beredskab

er fru aki matilda høegh dam

mener at det er den ansvarlige ressortminister altså statsministeren

der bør give den her undskyldning

forstås på den måde at at ordføreren som jo repræsenterer en stor del af den grønlandske ungdom ikke vil have tillid til en statsminister som ikke kommer med en

bagfra og sådan gælder det jo også ofte med et lands med et folks historie at når man kigger tilbage med nutidens briller

religiøse minoriteter som i danmark lige efter middelalderens afslutning

kristne og så videre så der er urimeligheder vi ikke ville gentage i dag men det jeg ikke forstår ved ordførerens tale er

fremtidens generationer af grønlændere de privilegier

ordføreren født i hillerød har læst på københavns universitet har stillet op i en konkurrence der hedder miss danmark altså har nydt godt af det der er danmark

inkarneret gerne vil have at grønland skal være selvstændigt hvordan kan det så harmonere med at hun har nydt godt af de frugter der er danmark

vi skal have navnene frem jeg tror at alle anerkender at fortiden var som den var og vi vil gerne skabe en lysere fremtid

tilsyneladende er eksponent for i grønland så forestiller sig at man kan tilbyde de samme sociale uddannelsesmæssige arbejdsmarkedsmæssige fordele for de fremtidige generationer som

chemnitz larsen

et ligeværdigt partnerskab det så vi jo sådan set gerne der var

beslutningsforslag her i folketinget netop om eksperimentbørnene hvor der også var en ret stor opbakning jeg ved også at statsministeren vil give en undskyldning senere men det er jo sådan set naalakkersuisuts beslutning at man gerne vil have en undersøgelse først

ikke fordi det er folketinget der er en hindring for at man kan give en undskyldning men det er sådan set fordi

man vil have undersøgelsen på plads først noget jeg gerne

rigtigt at der er tale om besparelser men det drejer sig

om at man gerne vil styrke politiets

af både rundtomkring i grønland blandt andet i tasiilaq og det synes vi sådan set fra

at høre ordføreren uddybe

det er jo sådan set politiets egen faglige vurdering

og det synes jeg sådan set også er vigtigt at respektere så jeg ser ser det

set ikke som en besparelse men som en modernisering

er hos politiet selv og hos de

emotionelt påvirket af at høre den ordførertale på samme måde som jeg blev det

det er det at der pludselig bliver den stemme i det her folketing i det her rum hvor man får fornemmelsen af at vi er så mangfoldige

ord på en virkelighed som jo ikke er vores os som bor i danmark

vi den dybe relation som bliver materialiseret når vi hører det det her indlæg så jeg

det arbejder vi på at få ændret men jeg kan sige til ordføreren

så længe dansk folkeparti har det mindste

det naturlige spørgsmål undskyld for hvad altså jeg mener

i godthåbsfjorden i sytten en og tyve og at

inuitterne i

ser med stor misundelse på den måde hvorpå samarbejdet mellem danmark og grønland er foregået og det gode venskab

lande imellem der er vel ikke en familie på grønland som ikke har dansk blod i årerne sådan er det vi betragter grønlænderne som landsmænd og har altid gjort det og så skal man høre

sådan en meget hadefuld tale fra ordføreren jeg synes det er sørgeligt jeg troede

slags forsoningskommission ligesom de havde

sydafrika og jeg synes

at gå for vidt det er over stregen det er en fornærmelse jeg synes at man fra grønlands side burde være taknemlig og udtrykke taknemlighed over for det danske folk og skiftende danske regeringer som

til sig også med stor varme og kærlighed så en undskyldning herfra

til det grønlandske folk som jo er et halvt dansk folk og som og som har forbindelser på kryds og tværs på alle mulige forskellige måder hvad er det vi skal sige undskyld for og hvem er det der skal sige undskyld skal det være statsministeren det ville virke meget meget akavet at statsministeren skulle sige undskyld for noget

startede i sytten en og tyve men som går helt tilbage til det dansk norske vikingerige

i tusind år har der været den samhørighed mellem danmark og det grønlandske folk og jeg er meget chokeret over den tale der kom herfra i dag men hvad er det vi skal sige undskyld for lad os så få en liste over det så kan

men så kan vi forholde os til noget hvad er det undskyldningen skal gå ud på

meget anderledes og stemt imod hjemmestyreloven og stemt imod selvstyreloven

skulle sætte grønland under administration

godhavnsdrengenes sag og derfor er det vigtigt herre søren espersen at vi kan sige undskyld når den danske stat har gjort et overgreb på konkrete mennesker det er hamrende vigtigt og derfor vil jeg sige at det er helt okay

at se på den her sag men jeg er enig med fru

at vi siger at der er en rapport undervejs lad os se hvad den indeholder

reagere ud fra den jeg tror at konklusionen bliver den vi

det jo grønland der giver danmark adgang til overhovedet at være en stat i arktisk sammenhæng og dermed også mulighed for at føre politik jeg er også rigtig glad ved at det er grønlands repræsentanter der ofte taler rigsfællesskabets sag men det er vigtigt at diskutere hvordan vi sikrer lavspænding i arktis og også

har stor lyst til at være i lufthavnene og

en meget rørende tale og ikke mindst for modet til at tale om kolonitiden i folketinget på den måde som ordføreren gjorde

sjældent at det er sket på en måde hvor så mange mennesker har hørt så godt efter på den her tid af døgnet i i de her åbnings og afslutningsdebatter så det synes jeg at ordføreren skal være vældig vældig stolt af og så vil jeg sige

at ordføreren tænker at det bliver akavet

statsministeren forhåbentlig tager den undskyldning i sin mund det tror jeg heller ikke statsministeren selv på nogen måde gør men der er nogle andre herinde i den her folketingssal som kan finde ud af at opføre sig overordentlig akavet og som måske burde lære en ting eller to både om fortiden

så vil vi sige tusind tak til

er det

at være tilbage dejligt at

og jeg glæder mig til at lære de nye medlemmer at alle

det nye landsstyre vil arbejde for følgende at revidere den

en reel frihandelsaftale med

med det danske sundhedsvæsen det vil færøernes landsstyre

eller fremme sagsovertagelser jeg er glad for at sambandspartiet arbejder for en styrkelse og udvikling

og er bevidst om at sammen står vi stærkere

af samarbejde været større end nu denne tendens kan vi se over hele verden

globale klimaudfordringer viser det bedre end noget andet

det var derfor med stor interesse at jeg lyttede til statsministerens åbningstale jeg er glad for at rigsfællesskabet fik så megen plads i dag

at regeringen har en ambitiøs klimapolitik og ønsker at gå i front i løsningen på

som statsministeren sagde i sin tale i den forbindelse kommer vi ikke uden om rigsfællesskabet rigsfællesskabet har en central rolle når det kommer til miljø og klima

havcirkulationen i nordatlanten

det er selve havets hovedpulsåre vi har derfor sammen et globalt

havet bedre

har enorm indflydelse på både miljø og klima og på færøerne

nærmeste hold vi lever med og af naturen

kraftigere end de fleste andre dele

viden om hvordan klimaændringerne vil

at regeringen næste år vil bruge en milliard kroner på grøn

og røde

jeg håber derfor

vil være lige så lydhør som tidligere regeringer har været

prioriteret de sidste fire år

de nordatlantiske mandater konkret

på finansloven et nordatlantisk forskningssamarbejde mellem færøske grønlandske og danske forskningsinstitutioner

et samarbejde der naturligt udspringer på færøerne som ligger midt i hovedpulsårens bane

de tidligere bevillinger på finansloven har

for den videre forskning

et er at havet verdens spisekammer er

derved eksempelvis

sin plads at måle pulsen i selve rigsfællesskabet

klimaforandringerne respekterer som

som statsministeren påpegede i sin tale

færøerne grønland

og klimaforandringerne i

det er et rigsanliggende

fru statsminister det glæder mig at du tager den grønne førerhat på og tager klimaudfordringerne

myndigheder og institutioner selvfølgelig

mens jeg arbejdede på denne tale gav en ung kvinde alle verdens ledere en opsang til fn’s generalforsamling

anklagede i hårde vendinger verdens politikere os for at svigte vores ansvar og lade stå til i

vi har svigtet generationerne der kommer efter os

meget lig den her ordførertale tidligere en tale om klimaforandringer

fem og halvfems allerede dengang så vi klimaforandringerne i

vejrforholdene og miljøet ændrede sig og det gør det stadig

hvert fald ikke nok men vi kan stadig nå at gøre en del sammen

joensen som har været savnet særlig i venstres folketingsgruppe

herre edmund joensen tilbage igen i mellemtiden

jo ikke til at se hvis man ikke lige

vigtig prioritet at inddrage

såvel de grønlandske som de færøske mandater i en række spørgsmål herunder altså også drøftelsen af finanslovene og jeg vil bare sikre mig i den forbindelse at herre edmund joensen også af den nye regering bliver involveret i

forskningen så meget at

på færøerne nu kan jeg få en

sin repræsentation i israel i jerusalem

ilden og konflikten i det område hvor man i forvejen har det her som et af de helt store konfliktområder hvad kan være baggrunden

i aftalen mellem partierne i landsstyret selve aftalen er at landsstyret har

i lande som japan og israel der står ikke noget som helst

set efter

jerusalem så jeg skal måske forstå det sådan at

man tværtimod vil gøre det som stort stort set alle lande

og i israel og jeg forstår da

det er jo et stort marked

som færøerne eksporterer

aftalen at det for eksempel

at hans parti sambandspartiet har overtaget ledelsen af færøerne jeg vil blot spørge til den overståede valgkamp på færøerne

vil ordføreren give en vurdering af den rolle som selvstyrespørgsmålet og rigsfællesskabet har spillet

megen snak om løsrivelse som der til tider har været tværtimod

ikke fordi at det ikke går godt på færøerne det går godt økonomisk på færøerne

orienteringsrejse på færøerne

hvor godt gang der er i tingene et lille budskab

og selvfølgelig også resten af folketinget er at der

implementeret simpelt hen fordi det går i stå i de danske ministerier så en lille opfordring til at vi arbejder videre på at sørge for at det kan blive opdateret blandt

frihandelsaftaler og jeg kunne godt tænke mig at høre om hvordan du tænker danmark kan bidrage til enten at give noget mere plads til færøerne

kan bidrage til at det bliver lettere for jer at indgå nogle af de aftaler du her nævnte

en garanti på samme måde som man har gjort det

blive lavet en aftale med danske

og der tænkte jeg hvordan

som som er helt fra

er ikke rummelig nok til færøernes eksport i dag og derfor vil færøerne have mere frihandel til specielt eu markedet det er der færdigvarerne kan sælges og færøerne har den bedste fisk i verden næsten

for færøerne og for eu

i færøerne sendte en klage til folketinget

vi glemte at færøerne ikke ville have

finansministeren glemt og dermed havde færøerne fået for mange penge i bloktilskud og derfor måtte danmark jo så undskylde og sige at okay for fremtiden skal vi nok huske beslutningerne fra færøerne

andet spørgsmål som er lidt mere på linje med det vi

klimaet færøerne har en række havdambrug som er inde i fjordene

når jeg har diskuteret med nogle af dambrugerne siger de vi er nødt til at passe meget meget på hvad vi fodrer med og om vi giver forebyggende penicillin og alle de der ting fordi vi skal passe på vores

det er det nuværende bloktilskud

at det det kan være et problem men vi har

om om den den del

medikamenter til aflusning og den slags så der bliver passet meget nøje på at

jeg på at færøernes langsigtede interesser jo netop

passer på ikke at gøre hvad hedder det bakterierne og de der sygdomsfremkaldende ting resistente netop ved at forebygge det andet var sådan set også det der bloktilskud jeg

danskerne overveje om danskerne i en periode kunne søge

færøerne er højere end det danske derfor har jeg nøje kigget papirerne igennem i dag men det ligger lavere end det danske desværre

syn vi har herfra når vi kigger ud over danmarks nyvalgte demokratiske forsamling

folkestyre i landet at stå her og se resultatet er faktisk hvis man tænker på

det som om jeg foran mig her har en smuk indsø

synger når

er det som om jeg ser solens stråler

som jeg nu vil kaste ud over vandet og om

så i hvert fald forstyrre det for en stund for nu ville tilfældet

hvis de var ramt af krigens galskab men problemet var bare

at sætte livet på spil mens de

at det var de forkerte der satte sig ind i cockpittet

efter en lang kampagnedag lå og læste denne

kræver jo også sine piloter

have de gale i førersædet

på baggrund af egne indfald og egne personlige ambitioner egen forfængelighed nej demokratiet vil have

redskab for folkets røst for folkets værdier problemet er bare og her er det

kommer til den sten jeg vil kaste ud over

er de uselviske typer der byder sig

i kampen om at komme ind i demokratiets cockpit

presset ind i folks bevidsthed det kræver jo at man er ikke så lidt egocentrisk

meget egocentrisk

de der ender med at være

med de store billeder af os selv i lygtepælene os større og mindre

få magt ofte er dem der mindst egnede til at

og de fire

at overbevise vælgerne om at det skal vi så ikke alligevel for vi er nemlig de rigtige til jobbet vi er de uselviske typer det er os der bryder

ikke egocentrikerne vi er demokratiets sande

demokratiets sande stemme er der faktisk to herinde der virkelig er det er mig selv

bedstemor kommer fra et af dem min bedstemor kommer fra

et husstandene repræsenteret i salen her

hver eneste helligtrekongers aften og nat

en gammel kone

ødelagde vores dans sagde de og tog tilbage til bjergene hvor de har opholdt sig

formand mig og bjørn brandenborg er

demokratiske huse der er hjemsøgt af trolde i disse dage nationalismen og populismen

vidtgående politisk islam

i mange lande disse trolde i folketinget men de vil ind som de vil ind andre steder

nogle er demokratiets

er vigtig ligesom giðjas røst var vigtig

hvis vi skal undgå at ende i et politisk

tyve her i landet

skal bevare det smukke syn som mig og formanden nu har foran os her i aften

det var mit hovedbudskab jeg vil ikke komme ind på

jeg været på sådan en tour de ministerkontor og jeg

mange små og store sager og jeg vil gerne kvittere for den store velvilje jeg har mødt på alle de møder jeg har haft med ministrene der er en klar vilje til

løse problemerne det glæder jeg mig til vi får meget at lave jeg vil også takke den forhenværende regering for det fine samarbejde

eina tak for en rigtig rigtig god tale man ærgrer sig næsten over

invitere resten af bygden ned så de kunne

vi har gjort i danmark eller eller i det færøske lagting eller andre steder derfor tænker jeg på

i det danske folketing eller i det færøske lagting

store spændinger og store kampe inde i parlamenterne det er

jeg tror det kommer af at man har taget den åbne debat

man tager dem frem og debatterer dem og så og så kan folk se om der

i nogle lande nægter at gå ind på visse præmisser nægter at debattere visse synspunkter ligger de og vokser og vokser i fred

sig selv og så bryder de ud og bliver en kæmpestor politisk politisk kraft det er uhyre vigtigt at man tager

i sidste uge kom det frem det har i sikkert alle sammen hørt

tænke på at det

skaale måske kunne sige noget om om der ikke er en fare for når det går så godt

at have pistolen med i seng

nævner jo at demokratiet kræver de rigtige piloter og det er jeg meget enig med herre

med sambandspartiet i spidsen og det var jo ikke lige dem som man

forudså skulle vinde valget men det er jo sådan at at javnaðarflokkurin altså

egentlig holder hånden under sambandspartiet altså venstres søsterparti

er det noget som ordføreren vil kunne lære ordførerens søsterparti i danmark noget om

på færøerne holder hånden under regeringen på færøerne

parti faktisk holdt hånden under sambandspartiet

haft ordføreren til måske at kunne inspirere sit søsterparti

er rigtig rigtig mange andre steder til at lave brede forlig

ikke

stor debat herinde hvor der har været

og det fortjener alle en tak for vi kan være uenige

ikke vi må være et sekund i tvivl om hvad det betyder både for vores evne til at skabe resultater og for befolkningens tillid til os at vi

kan det vi også har har vist i dag så tusind tak

hvilken slags dyr regeringens udlændingepolitik var og han kiggede på mig

gammel cirkushest over de fleste af os vi lugter lidt savsmuld i manegen igen glæder os

til at komme i gang og jeg kan mærke at utålmodigheden er stor for eksempel har

efterlyst at regeringen skal spare tre milliard

katrine robsøe fra de radikale

ønsker at vi skal afskaffe uddannelsesloftet jeg kan berolige alle med at det vi sagde før valget

mig sådan set over at den største kritik der er fremført af regeringen i dag fra nærmest alle partier er at vi ikke gennemfører socialdemokratisk politik hurtigt nok

for de kommende forhandlinger jeg glæder mig i det hele taget til at tage fat på alt det vi skal i gang med jeg er også selv et ret utålmodigt menneske så det passer sådan set ret

har gennemført

jenny

er at ramboline altså den ene af elefanterne

sagt at har

han var faktisk heller ikke bedste ven med ramboline

i sådan en debat jeg kunne kende nogle af ordene fra nogle af

mænd jeg har glemt svaret på det

regeringslempelser af udlændingepolitikken tal er jo en taknemmelig størrelse og hvis jeg nu fremskriver efter samme logik

seks og halvtreds elefanter og fjorten kameler

hvor mange sygeplejersker vi kan få med samme

i åbningstalen skal vi nok passe en lille smule på med at puste vores resultater

venstres nye formand for nylig sammenlignede mit parti med nordkorea det var så samme dag

man bortcensurerede kagen fra herre kristian

nok kan forstå jeg blev faktisk oprigtig overrasket over at høre at nogle af jer

eller andre opfattede min tale som dyster først og fremmest fordi jeg er ukuelig optimist og af hele mit hjerte tror på danmark og vores samfundsmodel jeg elsker det her land ikke skabt af mig selv men af generationerne før men til trods

nogle af de tendenser til splittelse jeg ser hvor virkeligheden og forskellene imellem os er blevet større og hvor der med det er en risiko for at solidariteten og tilliden kan erodere eller i hvert fald blive mindre hvor en direktør kan få millioner i bonus bare for at passe sit arbejde mens andre der er blevet slidt

kan få lov til at gå fra

mig selv om vi kan holde fast i den solidaritet og i den tillid og i det sammenhold som vi har bygget danmark på og som jeg egentlig tror vi anerkender på kryds og tværs hvis ikke vi kender hinanden hvis ikke vi møder hinanden og hvis ikke vi kender til hinandens forhold det er derfor vi vil kæmpe for

gennemført en ret til tidlig pension til de mest nedslidte på debatten i dag

forstå at mange er blevet optaget af arne venstre nævner

i en vedtagelsestekst det er ret stort og jeg håber at det holder hele vejen jeg kan også over for herre søren pape bekræfte at jeg godt kan lide john mogensen hvem kan ikke det herre søren pape kunne jeg næsten spørge

vi var begge to til dansktopuddeling sidste år i boxen

når vores medarbejdere i ældreplejen bruger cirka halvdelen af tiden væk fra de ældre

med den der er syg

det var det jeg gerne ville sige

helt særlig tak til en der har imponeret mig

en fantastisk debut nemlig

formanden for liberal alliance velkommen til det var decideret interessant

i salen det er bare ikke altid

og perspektivet kommer frem i en politisk debat det er ret godt gået at levere det første gang man er på talerstolen som formand

tilfredse nu kommer det til at lyde lidt for let men jeg tror vi bliver nødt til at tænke nyt og jeg tror vi bliver nødt til at tænke stort og jeg tror vi bliver nødt til at tænke dele af velfærdssamfundet forfra hvis vi vil løse

omskrivning af et citat fra venstres tidligere næstformand kunne man sige det er folket som har et folketinget som har et folk

at gå til nogle af de rigtig svære diskussioner og vi har meget at glæde os over og det går godt

ledigheden er lav vi har fremgang og danmark er stærkt

som er vores største samhandelspartner og handelskrig så sent som i nat kom der nye meldinger fra usa og det er bekymrende og ja undskyld udtrykket dystert det er også en påmindelse om hvor vigtigt det er at vi har solide og ansvarlige virksomheder som skaber arbejdspladser som kan eksportere og selv om vi i den her finanslov nogle steder rulle nogle skattelettelser tilbage

det kan man ikke bare gøre i en uendelighed

en af de vigtigste opgaver for det folketing

sikre de bedste betingelser for erhvervslivet jeg synes så at de bedste betingelser for et erhvervsliv

om uddannelse og handler om forskning

understregning af at med et brexit og en handelskrig derude

på dansk erhvervsliv for at kunne sikre den beskæftigelse vi vi gerne vil have

af at vi fører en ansvarlig økonomisk politik men økonomisk

der er behov for en ny slags reformer blandt andet med fokus på forskning og på uddannelse

velfærden først det har vi gjort med aftalerne med kommuner og regioner og det vil vi også gerne gøre i i de kommende finanslovsforhandlinger jeg synes det er lidt meget når nogle

velfærdsløft når vi foreslår at ansætte tusind

nye sygeplejersker det er saftsuseme rigtig mange nye medarbejdere og det kommer til at betyder noget for de kolleger derude der løber for stærkt det kommer også til at betyde noget for dem der i dag indlægges

dansk sygehus og ikke oplever at få den omsorg og pleje de skal have er det nok

i mål nej men betyder det noget ja selvfølgelig

styrke vores politi og styrke skattevæsenet det er jo sjældent den type opgaver der sådan får allermest credit i den offentlige diskussion

hvis ikke vi har tillid til vores myndigheder er det svært at have tillid i det hele taget på uddannelsesområdet stod vi over for besparelser på en

ret kort tid efter et valg har vi fundet

besparelserne tilbage til at afskaffe omprioriteringsbidraget

videreføre kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne og give en håndsrækning til nogle af

vucer i hele landet mener jeg har en rigtig stor

gøre det hele på en gang er der en udfordring med taxameter på

om vi kan nå endnu længere men

når vi i et finanslovsforslag kan fjerne så store besparelser som

vi her lægger op til men men ingen

være i tvivl om at jeg selv vældig

debatten i dag det er helt rigtigt at

en aftale om et midlertidigt børnetilskud bedre forhold for nogle børn

skal sætte ydelserne op jeg synes faktisk at det grundlæggende er forkert

som vi har i danmark jeg mener at man skal yde en aktiv indsats før man bliver berettiget til ydelser ligesom

større pres på især kvinder med ikkevestlig baggrund

lærer dansk kommer ud på arbejdsmarkedet og tager et større ansvar for det samfund man nu er er en del af pligt og ret går hånd i hånd og det skal være i den rækkefølge men det gør jo ikke at vi ikke også skal have et fokus på problemer med

afspejler reel fattigdom

og i dag anholde det som flere bruger som et argument nemlig den såkaldte fattigdomsgrænse fra

den fattigdomsgrænse men den bliver brugt som sådan et

i debatten

så er en børnefamilie med to voksne og to børn fattige når indkomsten i løbet af et år den disponible efter skat

når man efter at have betalt skat har mere end tyvetusind kroner

tilbage hvis vi tager et andet familieeksempel nemlig en mor og en far og to store børn altså teenagere så vil tallet stige til godt trehundredetusind kroner om året efter skat er det fattigdom

jeg tror ikke på at det her folketing eller det her land eller det her samfund løser problemer med reel fattigdom før vi begynder at diskutere

jeg mener at dem der bruger tallene som en indikator på fattigdom gør skade på diskussionen jeg vil langt hellere have at vi får en seriøs diskussion med hinanden om hvad der er ret og rimeligt for selvfølgelig er det ikke ligegyldigt om man har

en ordentlig livsførelse men de tal der bliver brugt som en fattigdomsgrænse

også gerne understrege at jeg er fuldstændig enig når herre jakob ellemann jensen siger at det bedste værn mod fattigdom er at man kommer i arbejde så håber jeg at alle her også ved at det ikke er

vores stærke fornemmelse af at vi skal bidrage og at vi skal stå op om morgenen og skal forsørge os selv

der har samme holdning til det samfund de nu er blevet en del af og der tror jeg vi bliver nødt til nej jeg

være mere præcise i vores krav selvfølgelig skal man forsørge sig selv når man kommer

en stram udlændingepolitik og jeg vil gerne rose den tidligere regering og det flertal der i dag er på udlændingepolitikken for at vi nogle steder fik strammet op

vil jeg man står og stamper i jorden som en tyr og påstår at det er en lempelse af hele danmarks udlændingepolitik

tretten til fjorten årig pige

lavede helt nye familiesammenføringsregler eller opsagde de aftaler vi har på

det mener jeg faktisk ikke er seriøst også her bliver vi nødt til at diskutere tingene som og der har ikke været styr på udlændingepolitikken i danmark der er kommet for mange hertil og det trækker alvorlige spor og konsekvenser i det her land

finde balancen mellem at være benhårde når det handler om tilstrømningen til danmark familiesammenføringsreglerne statsborgerskab bandeproblemstillinger bekæmpelse af terror og samtidig

for eksempel give mint muligheden for at komme tilbage eller aflyse lindholm

ikke fordi vi ikke skal finde et nyt sted at placere dem der er på tålt ophold og de skal forlade danmark og det kan kun gå for langsomt men uden at bruge så mange millioner af kroner på et øprojekt som jeg ikke tror vil give den effekt som

på talerstolen og jeg tror at vi har godt af her i folketinget at der kommer nye partier til der rusker lidt op i os

på udlændingepolitikken har vi lappet og nu kommer der et parti der beder os om at starte forfra for eksempel med et helt nyt asylsystem og det vil jeg gerne kvittere for vi har behov for at tænke nyt og det kræver at vi sænker paraderne over for hinanden for

mig frem til det næste helt nye

så spiller alternativet også en rolle

ikke sikker på at vi helt ville erkende i starten

alternativets ordfører også

åbent og ærligt sige at både alternativet men da også de

alle mulige sammenhænge bad os om at få klimaet helt op på dagsordenen har da været med til at sikre at valget i juni måned blev et klimavalg det afgørende er jo så om vi også

eu rykker på en anden måde end vi har set tidligere erhvervslivet rykker pensionskasserne er villige til at investere og ja folketinget gør det også i dag er vi så gået et skridt længere fordi venstre har tilsluttet sig halvfjerds

de radikales fortjeneste at den nuværende regering landede på halvfjerds pct

jeg glad for og det er jeg faktisk ikke i tvivl om at hele danmark kan være glad for det kommer erhvervslivet og eksporten til at være glad for og det kommer vores vækst til at være glad for

til at være glad for det måske skal vi faktisk blive bedre til det

at anerkende at politiske modstandere hvad enten de er tæt på eller langt fra kan gøre ens egen politik bedre hvis vi skal finde de løsninger

en ny offentlig sektor at løse klimakrisen at få fundet balancerne på ydelserne så finder vi dem jo ikke ved at vi står og stiller hinanden korte spørgsmål betyder det så statsminister at man vil afskaffe det frie valg

ligesom velfærdsrettighedstankegangen giver nogle udfordringer

på en køreplan hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal

vi nødt til at anerkende at vi kommer med noget hver især som kan være med til at skubbe vores fælles

ved at være pessimister eller dystre jeg tror kun vi

gode gammeldags danske måde altså ved at trække i arbejdstøjet og arbejde sammen vores befolkning og vores erhvervsliv har været foran os politikere i en periode

har sat et ambitiøst mål men det skal

på bekostning af ligheden og vores samfundsmodel men det skal jo heller ikke og det siger jeg

også har været inde i klimakampen længe

på bekostning af gode danske virksomheder

konkurrenceevne og vores mulighed for at eksportere det er det der gør det svært klimaforandringerne

alle nordatlantiske medlemmer

i var på talerstolen hvor tiden gik i stå

for tilkendegivelserne om at det samarbejde vi har påbegyndt

hvis man spørger mig om lidt i debatten om jeg tror at det er nok en bevilling på fem seks million kr et nyt arbejde der sættes i gang så tror

infrastruktur trump udenrigspolitik

en der siger at det er noget mærkeligt noget at når der er en naturkatastrofe

jeg er glad for den alvor der sænkede sig og jeg er glad for at

hos rigtig mange til at få gjort det her og jeg håber på

vi gør alt hvad vi overhovedet kan for at vi får løst

nu har vi fået det sat i gang og jeg betragter det kun som en start og vil være lydhør over for alle de ideer

i tvivl om at en undskyldning kan være rigtig man skal mene den

den sin troværdighed og mister den sin troværdighed

er det min klare overbevisning at en officiel dansk undskyldning er det rigtige

er en grønlandsk anmodning om at den historiske udredning skal færdiggøres det synes jeg

gerne sige allerede nu at jeg mener at den bør falde og jeg tror det kan være et rigtigt skridt i vores vigtige vigtige vigtige relation at vi forholder

fantastiske potentiale der ligger foran os det gælder relationen

og grønland det gælder relationen

vi har et stærkt rigsfællesskab

vi kan også mærke at verden derude interesserer sig stadig mere for os jeg håber vi går

ind i den fremtid vi har ligeværdigt og ordentligt jeg er glad for herre edmund joensens ord

stærke måde men jeg tror vi

bliver tingene mere og mere yderlige og der bliver

og ting vi troede vi havde lagt bag os

et af de parlamenter i verden der

dagen i dag har vist at er uenigheder ja men der er mere der samler os end der skiller os og vi bærer det mest værdifulde i vores hænder nemlig danmark så lad os passe på det sammen jeg ser frem til debatten

som ønsker det får ordet i første omgang med forlænget taletid først to minutter og derefter

bestemt var meget mindre dyster end den vi hørte i forgårs jeg glæder mig oprigtigt over den samarbejdsvilje som som statsministeren udtrykker men da da statsministeren efter sin åbningstale her forleden blev bedt om at sige lidt mere end end overskrifterne så lød svaret jeg starter ikke med det konkrete og det synes jeg ikke rigtig

til aften regeringen hævdede at den ville arbejde dag og nat for at sikre en ret til

men der er stadig ikke svar på hvem der er omfattet og hvis jeg må sige det synes jeg at statsministeren ser veludhvilet ud det sene tidspunkt taget i betragtning så lidt hvile er det dog blevet til regeringen ville spare tre milliard

konsulenter det fremgår ikke sådan helt

hvornår det skal ske regeringen bryder sig tilsyneladende ikke rigtig om det frie valg men der er ikke rigtig nogen svar på hvad der så skal ske med med de ældre mennesker som sådan set er glade for at de har et frit valg men statsminister politik er jo konkret og derfor vil jeg gerne stille et konkret

er regeringen klar til at bruge en del af det økonomiske råderum på den grønne omstilling

forringe efterlønnen og hvor svært at bygge op igen

og det der forsinker arbejdet med

de private overenskomster det ved venstres formand godt jeg kunne selvfølgelig vælge at sige vi er ligeglade med en henvendelse fra arbejdsmarkedets parter om at vi ikke må lægge noget frem der kan influere på de private overenskomster

ikke venstre vil anbefale og jeg er helt sikker på at hvis venstre havde regeringsansvaret nu

man efterkomme et ønske fra arbejdsmarkedets parter det er

forsinker det er også at modellen er svær at udvikle

problem med at sige det

det ville tage ret lang tid men når det skal være en egentlig rettighed så er det svært og jeg

en nærhedsreform fordi det letteste ville da være at sige at nu beder vi

har vi ikke fået en bedre offentlig sektor af nu appellerer jeg til

flere partiledere der fangede det

jo os der skal ændre hele vores måde vi kigger på velfærdssamfundet

når det handler om råderummet i de kommende år så er det

så er der jo tre muligheder det er reformer nye skatter eller lavere offentlige udgifter og

har en fornemmelse af hvor venstrefløjen vil

i øjeblikket har man sådan en lidt besynderlig

situation i i dansk politik hvor statsministeren bruger en del tid på at tale

nogle forventninger man man sådan set selv har skabt for

ikke så længe siden mens finansministeren egentlig

uden at man har bare ét forslag til hvordan man skaber den velstand som er forudsætningen for den velfærd som vi egentlig alle sammen holder så meget af statsministeren nævner det selv vi har et brexit på trapperne vi har nogle ildevarslende risici for handelskrig over atlanten og advarselslamperne lyser ganske kraftigt i i den tyske økonomi der er sådan set bekymringer nok at tage fat på derfor vil jeg også

vi skal have en finanslov igennem som ikke tager højde for den her fremtid

hinanden om hvad det vil sige at føre ansvarlig økonomisk politik en af årsagerne til

der på et tidspunkt er blevet forsket i det de i dag sælger i øvrigt ofte i et samspil og heldigvis i et tættere og tættere samspil og i øvrigt ud ad en tangent kunne

til at arbejde endnu tættere sammen så når vi eksempelvis foreslår

som er afhængig af at vi finder de nye svar

halvtreds fantastisk melding kæmpe betydning hvad med at vi

at udvikle det brændstof der gør at det faktisk kan lade sig gøre

derfor foreslår vi nogle målrettede investeringer i uddannelse og forskning og det kræver så nogle omlægninger af

virker som om vi har tilfælles her i folketinget og det gør jo også

om i forhold til hvordan vi vi samarbejder når man ser på andre lande

man rigtigt finder ud af hvad der ligger under overskrifterne

tale i nogle overordnede vendinger i nogle overskrifter men hvor vi også er nogle der rigtig gerne

de der nærhospitaler bliver oprettet igen som statsministeren gik til valg på og alle de andre spørgsmål som jeg kom ind på

at få skabt en situation så de blev mere isoleret fra det danske samfund så vi

her i folketinget besluttet sig for at de ikke skal isoleres så meget som

så det har man aflyst men uden at komme med et eneste svar på hvad

ske med de mennesker derfor vil jeg gerne have at statsministeren i aften vil fortælle folketinget hvad skal der ske med de mennesker der ikke skal være på øen lindholm hvor skal de være

og mennesker på tålt ophold og jeg har ikke noget som helst behov for at der bliver tænkt i resocialisering eller at man skal sprede dem ud over det ganske danske

har begået endda alvorlige forbrydelser og jeg vil sige det så klart som man

kan de er uønskede i danmark og det er mig ubegribeligt at man misbruger vores gæstfrihed ved at begå den her form for kriminalitet så langt så godt det

kravene for meldepligt det giver så nogle udfordringer i

anden måde kan løse så

at øen lindholm kunne være det rette sted

stærke holdninger til hvor det skal være jeg er mere optaget af om vi kan få lavet ikke bare en centerstruktur men at vi kan få lavet en struktur neden under centrene der får udsendt flere

at gøre deres opholdsbetingelser mens de er i danmark så dårlige som overhovedet muligt lindholm var en rigtig dyr løsning og jeg skal sige fra lokalsamfundet

en løsning der var særlig stor lokal opbakning til det kommer nu i øvrigt nok til at knibe med at få lokal opbakning til at huse den her gruppe af borgere

jeg selvfølgelig også optaget af

der betaler prisen i dag nemlig i i det nuværende lokalområde for at gøre en lang historie kort nærhospitalerne tager vi med i et udspil til en sundhedsreform og vi er i gang med at se på hvordan vi kan lave en klogere centerstruktur men men perspektivet og konklusionen

der handlede jo bare om at sige hvorfor der ikke er lokal opbakning til øen lindholm ja det

det ved jeg da godt vi har alle sammen været en del af en lang valgkamp hvor vi

et konkret bud på hvordan man i højere grad kunne gøre tilværelsen for de her mennesker besværlig i danmark

som har besluttet sig for at den løsning

og ni og halvtreds million kr når man ser det over fire år

spurgt de mennesker de partier der har haft ansvaret

var med til at træffe er taget af bordet

en ret stor regning og mig bekendt skulle færgen

var nogle der talte om at installere busser så man kunne køre direkte til københavn

at man ville få den ønskede effekt med lindholm jeg er ikke sikker

over for danskerne er at vi får lavet et system hvor de pågældende

har muligheden for det bliver udsendt

være i danmark derfor har vi påtaget os opgaven at se om vi kan finde en klogere og en bedre løsning og lige

og for besvarelsen i dag og i øvrigt for samarbejdet

socialdemokratisk regering og tillykke

tror var købt i udlandet der stod

et tilsvarende glas nutella og så besluttet sig for ud fra

forventningerne skulle nedtones og

kan være glade så skal ingen være glade i kommer ikke til at kunne mærke forandringerne

række ud efter at folk kan se nogle forandringer som ikke bare er nogle vi har talt om og

forandringer derude som man kan mærke

og derfor vil jeg bare appellere til at man måske kigger på om ikke det var meget godt at tage hul på at nedbringe

lidt svært at se i udkastet og når vi nu skriver i vedtagelse at vi skal satse på uddannelse

man foreslår nye besparelser blandt andet på folkeskolen og

derfor håber jeg at vi kan være enige om at

dem der troede på at et nyt flertal rent faktisk ville nedbringe

når jeg stiller mig op og siger til trods for at der

mig bekendt er lavet den bedste regionsaftale i vistnok ti år og til trods for at

hvor der bliver rullet uddannelsesbesparelser tilbage

flere sygeplejersker

velfærd det letteste havde jo været at sige der kan i se

det ikke for at forventningsafstemme det er ikke for at gå væk fra noget som helst af det vi sagde før valget alt det vi sagde mener

min vurdering er bare at de udfordringer der er i det her velfærdssamfund er så store at selv om vi gør alt det vi gerne vil

for i hele den diskussion vi har haft i dag har vi næsten ikke snakket psykiatri

om de demente eller de for tidligt fødte eller dem hvor

og jeg er da stolt af at stå i spidsen for en regering og et nyt politisk flertal hvor vi ikke alene dækker demografien det er der jo mange der ikke engang vil men hvor vi bygger ovenpå

sikker på at vi i fællesskab kan komme endnu længere jeg vil bare også gerne have at vi er ærlige over for folk

vi skal af med kontanthjælpsloftet men

vi kan gøre det hele i den allerallerførste finanslov og mit håb er så selvfølgelig også

det vigtige der hvor man

faktisk kan se forandringerne når nu man ikke kan levere

synes det er et alvorligt problem at der blev indført et uddannelsesloft fordi det lægger et præstationspres på unge mennesker

at gennemføre en bacheloruddannelse af frygt for

af politikken i de udspil der

er det helt afgørende at folk kan se at vi ikke bare er i stand til at samles

hjælper de familier der har mindst i i danmark sådan at vi ikke stjæler muligheder fra fra børn det er bare der hvor jeg vil appellere til at man også bliver det nummer mere ambitiøs og tør melde ud og sige det er her hvor i kommer til at se forandringerne og vi kæmper for det nat

er der nogle sorte skyer derude som vi selvfølgelig bliver nødt til at tænke ind i den økonomiske politik vi fører alt andet ville i mine øjne være forkert men vi har jo foretaget vores prioritering og det er jo ikke sikkert at den flugter fuldstændig

komme ud over det som har været diskussionen længe nemlig at man skal starte med besparelser derude det er det første på uddannelsesområdet siger vi jo

det vigtigste for os har været at komme af med omprioriteringsbidraget og så

vucer men man kunne jo godt have sagt at uddannelsesloftet var det vigtigste og

mener vi er afgørende fordi sygeplejerskerne

kernefunktion og vi tror på at hvis vi kan få ansat flere

kan vi samlet set også skabe et bedre arbejdsmiljø der kan smitte af på vores sundhedsvæsen det er nogle af de prioriteringer vi har har valgt ud fra og man kunne

sige at vi står med nogle store udfordringer i vores velfærdssamfund som vi skal i gang med at reparere på nu har vi hørt i fire år at det

og når man taler med pensionister når man taler med børnefamilierne når man taler med folk der er syge

jo det gik ufattelig godt for dem

tørre men ikke for dem

kanten af samfundet og det er det vi skal i gang med

noget i finansloven der kommer et seriøst løft af den offentlige velfærd på fem milliard

end det regeringen lægger op til for sf er der ingen tvivl om at den mener at det er tid til

omsorg

to år og ti måneder og går i vores vuggestuer

skal spise eller have skiftet ble men i virkeligheden også

tuller lidt rundt og måske er lidt kede af

ikke bare bliver opbevaret eller passet

understregede at minimumsnormeringer i danmark

i børnehaver og at vi får indfaset det inden to tusind og fem og tyve

tror jeg på at vi kan finde en vej med minimumsnormeringer uden

fordi tanken med minimumsnormeringer er altså ikke at vi skal have ansat flere kontrollanter til at sikre

er at vi skal ansætte flere

det må vi jo gå i gang med at snakke om hvordan vi gør på den bedste måde vi er påbegyndt snakken med med kommunerne omkring det her det er jo rigtigt at vi har skrevet sort på hvidt at vi

i fællesskab vil indføre minimumsnormeringer som skal være fuldt indfaset i

og jeg regner da også med at det er noget af det vi kommer til at diskutere i

vi kan tage de første skridt

fru pia olsen dyhrs første bemærkninger for

en af forklaringerne på at en tale af nogle kan blive opfattet som dyster og af andre som meget virkelighedsnær

at vi lever forskellige liv et af de steder hvor jeg virkelig kan se det er prisen på fødevarer altså når man i nogle supermarkeder nok primært i københavn kan købes

til meget meget høje priser uden at folk sådan rigtigt

så kender andre familier der sidder med tilbudsavisen og krydser af og går på jagt for at få tingene til

bare et billede på hvor forskellige liv vi lever

mange har fået flere muligheder og har fået det bedre og det er godt

nogle der står tilbage og kan se at tingene ruller

det er for alle og det skal jo særlig være stærkt for dem der er svagest

er så afgørende at vi får det løft jeg har noteret mig at det ikke er socialdemokraternes udgangspunkt at man skal indføre minimumsnormeringer i landets institutioner

skal se ud i klasseværelserne rundtomkring i danmark så er

kommuner der vælger at sige

det er jo præcis det samme vi skal gøre på børneområdet vi skal

tre børn i en vuggestue eller om en pædagog til seks børn i en børnehave

selv bruger ordet på s kongressen nemlig

det være interessant at høre hvad ligger der bag begrebet minimumsnormeringer og er socialdemokraterne statsministeren

på det her område fordi det bliver rigtig rigtig svært at finde pædagoger nok til

derfor bliver vi jo nok også nødt til at have en snak med hinanden om indholdet af vores uddannelser og

vi gerne vil have og er kvaliteten svarende til

glæder mig for at gøre en lang historie kort til diskussionen med

de andre partier om hvordan vi gør det her præcist

ved at vi har en fælles vilje til og intention om at styrke børneområdet og det er afgørende

meget enige om i løbet af valgkampen har været behovet for et løft af vores velfærd og jeg kan høre på statsministeren igen nu at det som man er mest optaget af i regeringen er at sikre demografien

et mystisk ord som vi bruger herinde som om alle andre ved hvad det er men vi bør være enige om og også ærlige om at demografien ikke er et løft af vores velfærd det er skindet på næsen og hvis vi

demografien jo ikke en garanti imod flere fyringer og flere forringelser rundtomkring i kommunerne jeg er i hvert fald begyndt at få de første henvendelser fra borgere der sidder med lokale kommunale budgetter og ikke kan forstå hvorfor der er besparelsesforslag på den lokale folkeskole når nu de var blevet lovet noget andet og havde stemt på noget andet og havde valgt noget andet

synes det er vigtigt at de mennesker kan mærke den første finanslov de kan ikke mærke den første økonomiaftale

er vores sundhedsvæsen som også socialdemokraterne og regeringen synes

gitte ahle som er formand for psykiaterne

siger at der mangler omkring fire hundrede sengepladser

og halvdelen af psykiaterne siger at de enten dagligt eller ugentligt må udskrive patienter som faktisk har behov for at blive på hospitalet og vi taler mennesker med stærk skizofreni angst mennesker der er selvmordstruede og nogle af dem

rent faktisk efter de er blevet udskrevet det er noget der påvirker de ansatte de pårørende for ikke at tale om patienterne og vi vil

at den finanslov vi står over for

kan mærkes på velfærden og i psykiatrien men vi kan ikke finde den i finanslovsforslaget

få lavet en egentlig

gerne sætte en tyk streg under men også om nogle af de andre ting for eksempel

men i virkeligheden også at vi bliver bedre til at gøre noget ved problemerne inden man skal ind i psykiatrien

samme boldgade som når jeg siger at for at alle kommer til at mærke et løft

vi også behov for en nærhedsreform det kunne jeg

overføre til psykiatrien fordi der er flere problemer i psykiatrien

er helt åbenbart at der er blevet nedlagt for mange sengepladser der er ganske enkelt nogle mennesker der er rigtig alvorligt psykisk syge

ikke får den behandling de skal have men en del af problemet er vel også at der kommer for mange børn og unge ind i psykiatrien

lever i en tid hvor der er flere børn og unge der bliver psykisk syge end tidligere og i stedet for kun at tænke i øgede bevillinger til psykologer og psykiatere og medicinering

om hvorfor vores børn bliver syge og få gjort noget ved de underliggende problemer så her vil jeg også appellere til at

lange seje træk og tage diskussionen om hvorfor så mange flere unge er psykisk sårbare og kommer ind i psykiatrien må jo ikke forhindre os i at gøre noget for de mennesker som akut mangler en sengeplads

er helt enig i den ti årige handlingsplan som vi er blevet enige om vi skal lave men vi kan bare

handlingsplan når der er mennesker som er selvmordstruede der bliver udskrevet og som ikke burde blive udskrevet har brug for hjælp og det er derfor at jeg appellerer til

at vi finder det på finansloven

løft til psykiatrien på finansloven og vi bør finde det sådan

det kan mærkes det der bekymrer mig

at når der ikke er afsat penge til psykiatrien når der ikke er afsat penge til minimumsnormeringer

i den her finanslov og der egentlig heller ikke er nogen grønne tiltag som kan måles på klimaregnskabet

gerne appellere til at vi lover hinanden

og som kan måles på klimaregnskabet så vi kan se de mennesker i øjnene som har stemt på os

vi har valgt at sige at det er forskning vi gerne vil satse på her i starten det kan jo godt være at den har et langt mere positivt aftryk

og tredive det vi gør nu her og nu

afsat mange flere penge til det der skal til for at vi faktisk kan nå målet det vil jeg sagtens kunne stå stå på mål for især når folketinget inden jul har en klimalov på plads og vi så går i gang med den klimahandlingsplan som jo ret hurtigt skal sætte sig

her er vi nok mere inde

men men jeg vil ikke stå på talerstolen og påstå at jeg tror vi løser

heller ikke til at udtrykke at jeg ikke har et ønske om at vi også skal

alle sammen ud af en familie familie kommer i mange former men i bund og grund

er det jo fundamentet for vores liv

vores familie og familierne taknemmelige for

begyndte i det små da der var en familie der besluttede sig for at skal vi ikke lave en virksomhed skal vi ikke selv alt på ét bræt skal vi ikke begynde

er så efter nogle år måske vokset sig store til en virksomhed på tredive ansatte hundrede ansatte og de virksomheder

situation en dag hvor man gerne ville drive dem videre i næste generation det er virksomheder der findes

danskere det er virksomheder der bidrager til levende aktive lokalsamfund og jeg synes jo det kunne være utrolig godt hvis de virksomheder som bidrager med alt det positive fungerer i dag og i morgen så tager datteren eller sønnen over hvorfor er det så at det er vigtigt at staten nu skal have en større andel af virksomhedens værdi når virksomheden skifter fra far til søn fra mor til datter eller

lige hiver op fra baglommen og siger nu skal vi køre på det det er fordi jeg er oprigtig ærgerlig over det og jeg er oprigtig indigneret over at

man virkelig synes det er rigtigt at gøre de har skabt så mange arbejdspladser og vi står i en situation hvor nogle af dem vælger at sige jamen så kan det være at

at nogen køber dem op og og flytter virksomheden til udlandet og det tror jeg simpelt hen ikke på

er statsministerens eller socialdemokraternes ønske

og derfor spørger jeg bare kan vi ikke finde en løsning så vi bevarer vores familievirksomheder

i dansk erhvervsliv ikke kun i jylland men

produktionsdanmark jeg tror det er vigtigt at sige at det det vi foreslår

helt banebrydende laver et helt nyt

ordføreren er imod det også når det handler om

eller pengebeløb som som overføres så

tidligere jeg synes helt grundlæggende det er et sundt princip når man arver noget

frygter det er helt rigtigt det kan jeg bekræfte det er bestemt ikke i vores interesse at noget

over en mere principiel debat det gør det

beskatning på arv hverken for virksomheder

så mange andre også er afhængige af det altså rigtig mange mennesker der går på arbejde hver dag og jeg kan godt forstå at de tænker hvad får det her af betydning jeg anerkender at man vil føre det tilbage til

femten niveau men grunden til at vi lavede det om og

bare at man skal have en stærk opmærksomhed på

de mange virksomheder der ligesom lader høre fra sig nu og man har

det her kommer til at gøre ondt derfor

det er afgørende vigtigt at vi finder en løsning jeg så jo gerne at man droppede det der er i finanslovsforslaget men hvis man ikke vil det

i det hele taget her i huset igennem de seneste fire år er der blevet sparet mange milliarder

det mener jeg jo har været en helt grundlæggende forkert prioritering altså i en situation hvor apropos familieejede

da den tidligere regering tiltrådte valgte man at skære ned på den grønne forskning

og derfor skal vi selvfølgelig gøre det her

reflekterende jeg vil sige at det har været en helt særlig dag

ikke bare fordi vi har snakket om kameler og elefanter og nutella og troldene

det har været en meget åben debat jeg sad og tænkte på

fordi vi har fået en meget ung ny regering gennemsnitsalderen er set

de udfordringer vi står over for er så markante som de er så der ligger et enormt ansvar

nye tid og den her nye gejst der skal til for at løse

udfordringer vi står over for så jeg synes det er et særligt øjeblik

tydelig nok og jeg synes heller ikke at de ressourcer der er afsat til at

løfte de her udfordringer dags dato er til stede derfor håber jeg virkelig at

ønske om at finde nye modeller

politiske ordfører kom med et bud

at arbejde med så jeg håber bare

næsten alt andet jeg har har prøvet herinde jeg tror ikke det er regeringens

det plejer at være og jeg synes det klæder os

offentlig og politisk debat der går for hurtigt

vi ved godt alle sammen at det ikke det der løser det

målet men vejen derhen kan vi ikke se endnu

skal vi være nået langt langt længere når vi mødes om et år

nogle af de rigtig rigtig svære diskussioner en af de vigtigste synes jeg er jo hvordan

det er enormt svært at gøre det på transportområdet fordi vi har

bundet op på nogle biler som vi godt alle sammen

uden at vi taber mange mange

går i den grønne retning vi har ikke svarene på de der ting endnu så jeg anerkender utålmodigheden og forstår den godt vi skal være nået meget meget længere

jeg er en af dem der tror på at ny teknologi er noget af det der skal redde

at alternativet faktisk virkelig virkelig ønsker

med projektet det er ikke bare for regeringens egen skyld at jeg siger det men det er også fordi

så dræber vi det håb der er blandt børn og unge

så når når jeg står her

repræsenterer alternativet og siger at jeg virkelig

er det også fordi jeg har fokus på dem ude på gaden dem der har stået og demonstreret

er måske mere en kommentar til statsministeren

har sagt ja til vores forslag om at lave forpligtende partnerskaber på klimaområdet vi har pensionskasserne der rykker ind og vi må jo sige at der sker ganske meget

også her i folketinget nu skal det jo så stå sin prøve i de to forhandlingsrunder

vi går i gang med men jeg tror på det

optaget af det her og som ikke bare har holdninger men faktisk

at demokratiet ikke kan bruges til det de brænder for og vi er demokratiet for dem indtil de selv kan komme herind eller selv får stemmeret og derfor skal vi vise

ved at komme herind og skifte tegnestuen derhjemme ud med den her nye arbejdsplads er jo at vi har et vidunderligt bibliotek

gik jeg på biblioteket og lånte et par bøger lidt om lars løkke rasmussen lidt om anders samuelsen lidt om carl holst og portrætbogen som thomas larsen har skrevet om fru mette frederiksen

mette frederiksen har i sin tid som justitsminister også fået en langt mere kritisk tilgang til de islamiske miljøer og hun har siden hen været med til at foreslå at muslimske friskoler simpelt hen bør lukkes fordi de efter hendes mening understøtter opbygningen af parallelsamfund svækker sammenhængskraften i samfundet og i værste fald skaber grobund for radikalisering af børn og unge hun mener også at der er grund til at se mere kritisk på de aktiviteter der foregår i en række moskeer herhjemme og hun klandrer sig selv for

vi går ofte skævt ind i udlændingedebatten det bliver et spørgsmål om religionsfrihed i stedet for et spørgsmål om demokrati selvfølgelig vil jeg til hver en tid kæmpe for menneskers ret til at tro på den gud de vil men jeg vil ikke give dem ret til at sværte andre til i form af hadsk tale mod jøder homoseksuelle israel usa eller danmark det går ikke men det sker i nogle af moskeerne det er samfundsundergravende og her skal vi ikke tænke i religionsfrihed siger mette frederiksen for god ordens skyld

og for at undgå misforståelser skal jeg understrege at nye borgerlige og jeg naturligvis også mener at alle i danmark skal have lov til at tro og tænke hvad de vil men kan statsminister statsminister fru mette frederiksen ikke uddybe uddybe sin kritiske tilgang til de islamiske miljøer og islams samfundsundergravende indflydelse i danmark

og som kvinde er at vi overhovedet har en diskussion i danmark

vil jo ikke give hånd fordi jeg er kvinde

er nogen der synes det er okay og sådan lidt frisk siger arh det er bare et spørgsmål om kultur har jo ikke forstået hvor kvindeundertrykkende det synspunkt er jeg lyttede meget da herre jakob ellemann jensen tidligere i dag sagde

da lyttede jeg til det for

men men burkaen er jo så kvindeundertrykkende

er og nu bruger jeg et ord jeg ellers ikke ville bruge i mange andre sammenhænge absurd det er absurd

at det ene køn skal undertrykkes og have udvisket sin identitet er jo kun udtryk for en kulturrelativisme som ikke forstår alvoren i den radikaliserede udgave af islam som også er i danmark

finder jo også sted i overlappet til kriminalitet terror og underminering af vores demokrati og jeg betragter det som ganske alvorligt og som farligt herhjemme og i den vestlige verden

man som regering kan gøre for at sikre at islam fastholdes som en privatsag altså en religion man kan tro på i det private men at islam ikke får den her undergravende indflydelse på danske værdier ligestillingen mellem kønnene friheden

selvfølgelig på religionsfrihed og jeg har ingen udfordringer med at andre mennesker har en anden religion end den jeg selv har men

det kvindeundertrykkende som nogle bruger deres tro til at effektuere skal vi ikke understøtte i det offentlige rum

kønsopdelt svømning i offentlige svømmehaller

hører hjemme i danmark

vi ikke forstår hvor undertrykkende det i virkeligheden er at drenge og piger ikke skal kunne være i en svømmehal sammen os der har kæmpet for at drenge og piger skal kunne være sammen i alle mulige sammenhænge

jeg tror jo sådan set at det er

i min åbningstale i tirsdags om

patientforeninger er villige til at kræve lidt færre håndfaste rettigheder og om fagforeninger er villige til at

færre håndfaste krav på vegne af deres medlemmer men vi bliver også nødt til at se indad her i folketinget

er jo ikke særlig populært apropos diskussionen her så laver vi en

med kommuner og regioner hvor vi giver flere penge til velfærd og det første spørgsmål vi får er hvor mange penge der præcis er til børneområdet man kan jo ikke begge dele og hvis vi vil vide præcis hvor mange penge der går til børneområdet eller til ældreområdet så skal de gives i puljer og jeg lover jer at

skaber noget velfærd men det skaber saftsuseme også bureaukrati og papirarbejde i

lave ansøgningsskema til puljen få nogle til at tjekke hvem der

ansøger til de der puljer og så skal de evalueres og så er der sikkert nogle der skal evaluere dem der evaluerer

vi leder ikke den offentlige sektor i i det her folketing længere vi styrer den så jeg tror at forudsætningen for at vi kan det her

jo relevant fordi alle har haft ambitionen ingen af os er kommet i mål med det virkeligheden er at enhver regering i danmark bureaukratiserer mere undervejs og mon ikke også antallet af lovforslag ligger nogenlunde konstant så jeg vender tilbage og beklager at det ikke bliver mere konkret end som så jeg tror det er en egentlig grundlæggende forandring af vores velfærdssamfund vi skal i gang med

gerne smøre zinksalve på før de kan smøre zinksalve på skal de ringe til værgen fordi der er tale om mennesker med hjerneskader

om de må ringe til praktiserende læge enhver der har prøvet at skulle have fat i en praktiserende læge ved at det godt kan tage lidt tid jeg stillede så

har i nogen sinde oplevet at der er en værge der siger nej det havde de ikke har i nogen sinde

en praktiserende læge der siger nej det havde de heller ikke ikke desto mindre skal de hver gang de smører zinksalve på

i mit stille sind at tænke at skal noget zinksalve til før det bliver et rigtig alvorligt problem men men det her handler jo

også om medicin og alt muligt andet og prøven kommer så til at bestå i at hvis vi giver frihed til faglighed og til ledelse

har fået ni tuber zinksalve eller for mange panodiler eller noget tredje rigtig alvorligt

ikke for at gøre grin med det hvad gør folketinget så lur mig om ikke vi siger

set også bemærket at statsministerens tale er blevet kaldt dyster tværtimod

udvise min respekt i hvert fald og sige at jeg synes det er troværdigt det er ansvarligt og det er ærligt

grønlandske briller tænker jeg sådan set også at

som statsministeren taler om men vi synes at der er nogle rigtig positive politiske signaler fra regeringen og særlig fra statsministeren så tusind tak for det

er jo kommet med i finanslovsforhandlingerne men når vi snakker om socialt udsatte grønlændere

vi gerne være med til at snakke løsninger når vi snakker om forsvarsområdet eller kriminalforsorgen

vi tænker at vi kender mest til grønland og den del der handler mig arktis så jeg vil høre statsministeren om det er noget man er villig til at åbne op for

vi stadig væk er i starten af en valgperiode men

har jo faktisk i dag tilkendegivet at man ønsker

at gå ind i forhandlingslokalerne fra fra alle partier og fra alle mandater kan jo give os en

helt unik mulighed for at få lavet nogle brede aftaler som dermed også står og består

ud i fremtiden det gælder selvfølgelig også

mere intern karakter

en øjenåbner i både grønland og danmark i forhold til at vi er nødt til at gøre noget andet vi er nødt til

jeg synes sådan set at der hvor der er noget der hægter os sammen er på velfærdsområdet og

man helt grundlæggende skal løse velfærdsudfordringer i det danske samfund

på velfærdsområdet er at grønland altid vil være helt ekstremt udfordret

nå frem hvor stort indflydelse vejret spiller på alt hvad der foregår

der er omstændighederne jo bare fuldstændig

med grønlandske forhold før man også tror jeg som dansker forstår hvorfor

har vi bare nogle helt andre vilkår men det ændrer

jeg glæder mig til til samarbejdet og er selvfølgelig utrolig glad

man blandt andet fra grønlands side synes at vi er kommet ind i en god gænge det skal vi

helt bestemt så det er glad for til alle tusind tak for

nummer v en af jesper petersen morten østergaard pia olsen dyhr pernille skipper og rasmus nordqvist

afstemningen slutter for stemte syv og halvtreds

er forslag til vedtagelse nummer v to af jakob ellemann jensen kristian thulesen dahl søren pape poulsen pernille vermund og alex vanopslagh bortfaldet

den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til ugeplanen der også vil fremgå af